jeg samtykket som givet det er givet

hvis

er ikke en diskussion om hvorvidt danmark skal bekæmpe isil eller ej selvfølgelig skal vi bekæmpe isil men når enhedslisten så indædt er modstandere af regeringens forslag

er det fordi forslaget lige præcis er opskriften på endnu en forfejlet dansk krig regeringen har åbenlyst ikke lært af de brutale erfaringer fra de krige vi har ført fra dansk side de brutale erfaringer fra krigen i afghanistan hvor erfaringen er at de civile der blev slået ihjel af vestens bomber førte til en styrkelse af taleban erfaringen fra krigen i irak

førte til det kaos som isil er vokset ud af hvis danske bombefly rammer civile i syrien

risikerer vi at styrke isil og for at gøre det

vil regeringen denne gang give danske kampfly mulighed for at

områder med stor fare for civile tab det kan blive brutalt det kan koste civile liv og det kan føre til en styrkelse af ekstreme kræfter i enhedslisten

end gerne være med til at bekæmpe isil

og øge tilslutningen til ekstremister i stedet for

demokratiske kræfter i syrien ved at arbejde for at de inddrages i fredsprocessen og for øget hjælp til humanitær genopbygning i de områder som de har befriet fra assadregimet og fra isil

og jeg håber jeg håber naturligvis at folketinget vil bakke op om de forslag

regeringen

at fanger kan udleveres til de irakiske myndigheder uden at der foreligger en aftale om at de ikke vil blive tortureret eller henrettet det til trods for

gør sig skyldige i systematisk mishandling af fanger og brug af dødsstraf sådanne udleveringer

med stor sandsynlighed være i strid med danmarks

antitorturkonventionen og både amnesty international

mod tortur har slået alarm over for folketinget

regeringen vil sende

på et meget meget tyndt grundlag regeringen aner ikke hvad konsekvenserne af de danske bombardementer i syrien vil blive jages isil

vil der være risiko for at assadregimet eller ekstreme islamistiske grupper

mest absurd

at vi står i den fuldstændig groteske situation at forsvarsministeren ikke har villet give os et indblik i

skal have militær støtte fra danmark

enkelte grupper men vi har ikke fået det fulde

kan ikke oplyse hvem det er vi går i krig sammen med vi ved at danske kampfly vil skulle hjælpe udvalgte grupper i syrien med luftstøtte men vi kan ikke få fuld indsigt i hvilke grupper der er tale om

ekstreme islamistiske grupper inde i syrien men vi ved ikke om danmark skal støtte disse

uden at ville give folketinget et fuldt indblik i hvem det er danmark skal give den militære støtte inde i syrien men herfra

at det bliver endnu mere grotesk for ikke nok med at forsvarsministeren ikke vil oplyse hvem danmark skal samarbejde med men forsvarsministeren ikke engang svare på om han kan stå inde for de grupper

sammen med militære grupper som han ikke engang selv over for folketinget vil sige god for ærlig talt hvad er det forsvarsministeren og regeringen har at skjule jeg synes det er fuldstændig grotesk og endnu mere grotesk

at forsvarsministeren ser ud til at få opbakning fra folketinget til sin forfejlede hemmelighedsfulde og tydeligvis uigennemtænkte krigsførelse jeg ville fra talerstolen i dag have opfordret

og redegøre for hvilke grupper der skal have luftstøtten inde i syrien

som sagt at vi har krav på at få det at vide inden vi skal stemme om lidt

forsvarsministeren har ikke villet svare

her i folketingssalen jeg går selvfølgelig ud fra at udenrigsministeren kan svare klart jeg går selvfølgelig ud fra at udenrigsministeren kommer på talerstolen og jeg vil klart opfordre udenrigsministeren til at

om udenrigsministeren kan stå inde for de grupper som udenrigsministeren og regeringen beder folketinget om at give militær støtte i syrien jeg vil bede udenrigsministeren svare på hvorfor det er at regeringen indtil nu har villet holde det her skjult jeg synes

skylder os et svar på hvad det er for nogle grupper som regeringen forsvarsministeren endnu ikke

der kommer til at ske nede i syrien når vi udrydder is men vi er der ikke specifikt for at støtte nogen vi er der for at udrydde islamisk stat og nedkæmpe dem

massevoldtægter og folkemord hvor et helt folk forsøges udryddet

og overveje om de

ønsker at vi griber ind og stopper det folkemord

foregår dernede ønsker de mon konfliktløsninger og humanitær bistand eller ønsker de vestlige soldater der går ned og stopper det fuldstændig uhyrlige folkemord hvor hundredtusindvis af mennesker

men jeg må ærligt sige

godt kunne tænke mig at høre om de konservatives

kan udelukke at danmark skal støtte islamistiske grupper inde i syrien for jeg kan sige klart at det kan jeg ikke og jeg blev ikke klogere på det samråd hvor både herre

som vi ikke har kontrol over frem for at vi indsætter en koalition af styrker som vi har kontrol over selv om der er den her enorme usikkerhed

luftstøtte til grupper som vi ikke kan få et fuldt indblik i hvem er

få forsvarsministerens ord på at han kan stå inde for de her grupper og herre

svare på om han kunne udelukke at der er tale om islamistiske grupper inde i syrien

det som knækker hardcore islamistiske soldater der indtil videre har udvist en helt uhyrlig kynisme er det ikke bare sådan et svar så man har noget at sige men som vi jo alle sammen godt ved slet slet ikke

kommer til at knække isil i stedet for

tror jeg at danmark kan gøre en afgørende forskel hvis vi støtter lokale demokratiske sekulære kræfter der fremlægger vi to forslag i dag sammen med alternativet jeg synes det er relevant at diskutere om danmark kunne støtte dem på andre måder vi havde besøg

for demokratiske organisationer for kort tid siden her i folketinget de efterlyste eksempelvis beskyttelsesudstyr så de var i stand til at forsvare sig mod giftgasangreb fra isil det ville være relevant at diskutere om danmark også kunne

sætter ind hvor vi støtter lokale demokratiske kræfter og jeg er dybt bekymret over at vi ikke har kunnet få et svar på hvad det er for nogle grupper

hvor regeringen foreslår at give luftstøtte til de selv samme grupper men også til nogle grupper som de ikke vil fortælle os hvem er

jeg bliver bekymret jeg mener at vi bør støtte de her grupper som er

demokratiske styrker men jeg mener ikke vi bør gøre det ved luftstøtte jeg mener vi bør gøre det på andre måder som enhedslisten konkret foreslår i folketingssalen i dag men jeg synes det er

kan bakke op om det her uden at få en klar afvisning af at der er tale om at danmark skal give luftstøtte

de her grupper men alene

uforståeligt er at dansk folkeparti kan bakke op om det uden at vi kan få fuld indsigt i hvem de her grupper

kan få et klart svar fra forsvarsministeren på om han kan stå inde for de her grupper

inde i syrien kan dansk folkeparti virkelig stemme for at danmark

stille regeringen men når herre naser khader spørger mig tror jeg

efter om der

der kan give mening i syrien og irak

kunnet se at bombardementerne omkring kobane faktisk hjalp de kurdiske styrker

det fordi vi mener at danmark bør gøre noget andet for at bekæmpe isil jeg er dybt dybt bekymret for at vi ikke kan få svar på hvad for nogle grupper det er som regeringen vil give luftstøtte

støtter de lokale demokratiske kræfter så de bliver inkluderet i fredsprocessen og så de bliver styrket

der vil jeg bare spørge nikolaj villumsen om han ikke synes at det er mærkeligt at blive udspurgt

partierne hernedefra der ikke selv

så man kan stille spørgsmål til til dem

han ikke synes det er mærkeligt at disse partier ikke tør stå ved deres holdning så vi kan få en reel

at klandre for mange til gengæld

der sidder og repræsenterer danmark træffer sådan

nærmest ikke oplever nogen debat

har været masser af debat

vi skal bekæmpe is altså barbarerne

hvad det er de gør ved mennesker i de områder hvor de er

nogle af dem der bliver puttet i boks hvor vi ikke vil bekæmpe dem det er ærgerligt

så bliver man sådan lidt en lallende tosse

gøre noget ved det her problem og ligegyldigt hvor mange gange vi prøver

det er fordi vi vil gøre noget helt andet

vi vil insistere på at de femten års fejlslagen aktivistisk udenrigspolitik

på hvad aktivistisk udenrigspolitik egentlig var engang

en småstat som danmark jo er sikkerhedspolitisk satte sig for enden af bordet hvis man få lov til at sidde der eller lige lidt til højre

hvor vi egentlig ikke er andet end netop symbolske det er ikke op til os at vurdere eller stå på mål for om de løsninger vi kommer med

barbarerne eller vi ikke vil gå imod dem

i mange lande lige nu blandt andet usa er ved at komme en rigtig skarp debat om det her emne fordi man skal til at vurdere

når noget og man begynder

til at bidrage noget mere til nato

vi skal noget helt andet i alternativet mener vi at det

i det beslutningsforslag vi står med i dag har jeg indtil dette øjeblik

et umuligt spørgsmål det er så kompliceret

er kompliceret konflikten er mangeartet der er

hundrede oprørsgrupper eller deromkring i syrien oprørsgrupper ahr interessegrupper hvad

hundrede grupperinger som vi vælger at gå ind og bombe iblandt i en stedfortræderkrig hvor rigtig mange store nationer har interesser på spil

gå ind og bombe uden at vide hvem det er der skal

har set os gøre alle mulige andre steder i mellemøsten

senest hørt vores egne soldater fortælle os at status quo faktisk er hvad der er ved at være i afghanistan

fortæller os når vi taler om proportionalitetsprincip

civile tab i teorien kan forekomme og måske vil forekomme vi kan ikke afvise det hører vi de danske politikere sige jeg synes det ville være mere ærligt og mere åbent at kommunikere hvad det egentlig er der ligger i den her krig vi skal gå fra dør til dør

det nogle andre

og de vil gemme sig bag børn mænd kvinder civile

den tøddel med

at der også dør civile ikke bare ved en tilfældighed eller noget der måske kan ske men hvor vores succes altså succesen når vi kaster bomben og

at vi også tager civile med fordi det

mere mandsmod end jeg har til at gøre det men jeg mener bare at vi skal være åbne her i folketinget og fortælle danskerne hvad det egentlig for en krig vi går ind til mit billede af krig er ikke at man

jeg så blevet klogere det jeg måske reelt set været i nogle år

ned under vores overskrifter så når vi siger at der måske kan forekomme civile tab

vi kommer til at aflevere fanger til irakiske styrker der anvender dødsstraf

godt afvise at alternativet stemmer ja til det her beslutningsforslag

krigens gru ud til befolkningen så man ved hvad det er

så kan det godt være at militær indgriben er det rigtige

det eneste der kan vinde over barbarerne i det øjeblik og fordi vi ved at det så skaber et fundament for fred efterfølgende

undskyld mig ingen plan det nærmeste

er noget der rækker seks måneder frem

der er mange der ikke er med

ligegyldigt hvad der sker med en fredsaftale der er aftalt i saudi arabien hvor tyrkerne har en stor tommelfinger på hvad der sker så vil vi allerede have problemer inden vi starter med at løse konflikten fordi kurderne ikke er med

socioøkonomiske interesser fattigdom

det er hvad det er is er lige nu mest af alt den stærkeste magnet i verden til at samle

imens vi ser det sprede sig med tusindvis i afrika tusindvis andre steder i mellemøsten lokalt i europa vi ved

bomber vil skabe mere had og mere terror så vi insisterer på den langsigtede løsning og der er bomberne ikke en del af det for

vi går ind til i stedet for at lade det være nødvendighedens krig

vi har masser af alternativer krige afsluttes altid ved et forhandlingsbord spørgsmålet er bare hvornår vi insisterer på at gå til det

i hvert fald i min verden indikerer at dem må man så bruge til at skyde på hinanden med

beskyttelsesudstyr og våben og hårdt presset sagde enhedslistens ordfører så lige for et øjeblik siden

set også gav mening i bekæmpelsen af islamisk stat

et eksempel på det så er det ikke rigtigt at en del af svaret her

er den tillid til de andre stedfortræderes intentioner om at det her er for det gode

syrien skal være frit også i de menneskers

er det dem selv der skal fostre det her oprør

struktur og opbygning af politiske systemer infrastruktur nødhjælp alt det der samtidig kan det også godt være at der skal våben til men det er ikke det vi byder ind med lige nu vi skal sikre at der kommer en fordelingsnøgle

enfoldigt at insistere på andet end bomber

ydmyge opfordring vil være udstil mig alle de steder hvor det

meget stor og meget meget omfattende diplomatisk proces i gang hvor der virkelig bliver

at finde en forhandlingsløsning dernede så det er jo ikke noget nyt alternativet

spørgsmålet er om skal stoppe de her mennesker som begår folkemord og massevoldtægter forsøger at udslette kulturer forsøger at udslette alle der er anderledes end dem selv ved hjælp af mord skal vi stoppe dem eller skal vi ikke stoppe dem alternativet vil ikke stoppe dem

af indsatsen nede i syrien som ja

være humanitær hjælp at sikkerhedspolitik er andet

udsletter is i morgen men det vigtige her er at den krig vi har ført i

siger alle jo kommer til at tage mange mange år

jo fordi man ikke anerkender at der er andre løsninger

hvis vi står med krigen i den ene hånd og

bare rigtig svært for mange at tro på hvis vi samtidig bomber og der

en terrororganisation der om ti år bare hedder noget andet der har altid været terror så det vi går ud og gør nu

vi bekæmper en terrororganisation

vi jo sagt fra over være nogle af de første der siger ja til at bombe på et grundlag hvor man faktisk ikke ved hvad

at det er lidt ærgerligt

på at vi allerede har prøvet diplomatiet

vi

i afghanistan men forstår alternativet ikke at man jo ikke kan føre dialog med nogen der ikke vil dialogen

af samfundet og derfor er det jo en frugtesløs indsats at forsøge at tage en dialog med nogle som dybest set ønsker dig udryddet hvordan ønsker man i alternativet at gennemføre en sådan dialog når modparten overhovedet

vores side ruslands side irans side saudiernes side

kan alle tro fuldt og fast på at vi gør det med de bedste intentioner der er ikke lig i lasten

det kan godt være at der er det jeg har ikke det fulde overblik men problemet er at så længe vi er så tæt bundet op på blandt andet den her koalition af de villige

tænke i nye baner og gøre de ting vi siger altså gå ud og så satse hundrede procent på at danmark ikke er en militær stormagt vi er en småstat der skal gøre os gældende ved at opføre os ordentligt

islamisk stat

og om hvorvidt man kan komme i dialog med dem og hvorvidt man kan have forhandlinger med dem så skævvrider vi fuldstændig debatten det er slet ikke det der er på tale vi skal sikre at de her ting ikke sker ved at eksempelvis syrien ikke bliver destabiliseret af assad og at man kigger på imens assad laver folkemord fordi vi ikke kan gå ind

at sikre stabilitet i området og fred generelt

så skal vi tænke meget mere holistisk

er nogle slemme banditter og nogle forrædere og nogle hunde når de gemmer sig bag civilbefolkningen det er vi fuldstændig enige om debatten her kredser jo hele tiden om

jeg siger jo netop at det er dem vi ikke skal tale om hvis vi vil fred dem er vi alle sammen enige om

de militære aktioner der sker vi skal finde ud af hvordan vi laver en samlet plan for hvordan vi løser konflikten

deres hovedstad hvor flertallet af de udenlandske jihadister befinder sig det er der de sidder og planlægger terror mod os det er også deromkring de har deres hovedindtægtskilde

en hel masse kvinder primært kristne kvinder som

hvordan kan vi bekæmpe dem uden våben

vi bomber islamisk stat når vi først sammen med amerikanerne og alle mulige andre med rigtig rigtig gode hensigter

situation hvor der er skabt så meget splid og ødelæggelse i regionen på grund af den måde vi bliver nødt til at bombe på og på grund af det manglende brede fundament i verdens storpolitik

også til at bombe i de mange lande i afrika hvor de er

udtrykt mig rimelig klart men det er bare et problem

os klart ved at tale om krig og aktion nu

kommer til at tage ti år også selv om vi bruger bomber nu

havde sagt droppe den diskussion for det mener vi alle sammen men da vi havde førstebehandlingen gjorde herre rené gade jo meget klart opmærksom på at alternativet støtter den militære kamp mod daesh som den er foregået i irak

sunnimuslimske soldater under kontrol af den irakiske regering der har overtaget byen hvad vi jo alle sammen er enormt glade for og det var herre rené gade også under førstebehandlingen

lokalt at få nogle sejre men generelt heller ikke under førstebehandlingen har jeg ikke på noget tidspunkt sagt at vi går ind for at vi har en krig og en koalition der arbejder på den her måde uden et bredt mandat men jeg kan ikke frasige mig at når det lykkes

understøtte kampen mod isil så glædes jeg men jeg har ikke på noget tidspunkt sagt at vi bakker op om koalitionens indsats men de enkelte aktioner der sker kan jeg simpelt hen ikke som menneske sige nej til at de ikke er gode jeg er bare bange for det

svært valg jeg kender godt til alle de faremomenter der

må tage konsekvensen af det at man kan se at noget virker

udtryk for at det kan lade sig gøre uden en militær indsats

så kunne vi måske også godt forvente at alternativet i stedet for at stå lidt moraliserende og sige at

kan forstå at man godt kan foranlediges til

noget der kommer så mange mennesker især så mange civile til gavn

som vi synes i den sidste ende avler

i alternativet bakker fuldstændig op om

på et senere tidspunkt hvis det avler mere terror mere ustabilitet for mange mange tusinde mennesker

det her proportionalitetsprincip som jeg talte om før det virker på papiret men vi skal godt nok være sikre på at der er en plan for hvordan det også skal virke i fremtiden

ikke bakke op om det så jeg glædes når der bliver reddet titusind mennesker men hvis det afleder afleder en masse ustabilitet fremover

med landtropper og med styrker og i hvor mange år har vi taget det med har vi sagt ja til det internt i partierne også altså at vi bare bliver ved med at støtte indtil is er fjernet fra jordens overflade

i syrien så jeg tror man kommer til

efterleve det man har sat i gang her det man kalder ansvarlighed det man kalder handlekraft og et robust mandat skal vi altså have til at vare i rigtig rigtig mange år så jeg tænker er nogle andre end os

og levere det det er civilbefolkningen der skal få det her til

kan man virkelig gør det her på en anden måde

ikke rigtig nogen andre der siger lige på jeres måde

den eneste løsning der er nogle medier der tænker

hæfter mig ved er at alternativet siger at vi har erfaring for at tingene går galt når det bliver aktivistisk det kan vi se de sidste femten år i mellemøsten er det gået galt hver gang godt

om ordføreren kan nævne nogle eksempler på en konflikt en udryddelseskrig som er i fuldt flor

pludselig fører til at alle går ud som vindere og at konflikten stopper og at overgreb på civile

en fredelig løsning alle partier græmmes og væmmes når vi skal til at bombe og der sker civile tab

er et kæmpe problem hvis vi når jeg nu har stået heroppe i efterhånden nogle minutter

af at

noget vi ikke har gjort endnu det lyder som om vi har forsøgt alting

vi også haft kurdere med ved bordet i fredsprocessen hvis vi havde forsøgt alting havde vi måske haft en anden dialog med rusland og assad på et tidligere tidspunkt jeg ved det ikke jeg har bestemt ikke svarene jeg har

for mig er blevet nemt at sige nej til konflikten er

kompliceret og vi har set lignende tilfælde tidligere hvor vi har skullet ind i en lignende konflikt og skabe stabilitet og der er ingen nemme svar så hvis jeg begynder at oprulle hvad der skal til for at løse en konflikt på diplomatiets vegne så ved jeg simpelt

burde være sat i værk giver måske nok mening men lige nu er konflikten jo i fuld gang og der er det så jeg efterlyser en vej et eksempel fra tidligere tider hvor man har talt sig ud af en blodig konflikt som

det var måske ikke helt det rigtige vi forsøgte at gøre de

mig der siger det her det er soldater det er eksperter så jeg siger ikke at man skal gå ind og tale sig ud af en blodig konflikt nogle barbarer jeg siger

der skal sættes i gang jeg har ikke på noget tidspunkt sagt at

den krig der bliver ført hvor der sker sker civile tab fra den villige koalitions side er uforståelig jeg forstår det fint

at man går i krig og accepterer civile tab

meget meget svært ved at støtte op om det medmindre der er en plan som vi kan stole på

hundrede forskellige grupper i et land med rigtig mange stedfortræderkrige kørende

går ind og tror på at vi ved at bombe én part kan sikre fred og stabilitet bagefter så jo der vil ske civile tab også med

ved at bidrage med noget helt andet humanitær bistand genopbygning af lokalområder fredsmægling konfliktløsning det tror vi

vi som en meget meget lille stat kan en småstat vi har intet

derfor er jeg så ked af når vi bare melder os til

og det ville selvfølgelig også være dejligt hvis det kunne lade sig gøre at få en fornuftig snak med islamisk stat

få dem til at opføre sig på en ordentlig måde det har bare vist sig at det ikke er muligt det har vist sig at de er kyniske og brutale og farlige

de ikke bare er farlige for deres naboer ude i mellemøsten de er også farlige for os de angriber også i europa de hader vesten de hader os

noget vi kan tale med dem om det er forsøgt skal vi så dukke nakken og lade dem være og håbe på at det går over og at vi kan ændre nogle socioøkonomiske faktorer så de måske om halvtreds år lader være med at hade vesten og begå terrorangreb imod vestlige lande og vestlige borgere nej det synes jeg ikke jeg synes vi skal gøre hvad vi kan for aktivt at bekæmpe dem bekæmpe at de får et fristed i mellemøsten hvorfra de kan sende deres terrorister imod os jeg synes vi skal bakke op om vores traditionelle allierede som ønsker at tage den kamp nu

jeg synes at vi skal vise den nye stil som danmark har vist efter den kolde krig

ude i verden vi tør bakke op om vores allierede og være med der hvor det svært og der hvor det er farligt vi skal ikke gøre som under den kolde krig hvor vi dukker nakken og er gratister på at andre mennesker forsvarer vores tryghed og sikkerhed vi skal selv være med til at gøre noget for at gøre danmark tryggere og vi gør danmark tryggere ved at bekæmpe islamisk stats mulighed for at oprette et territorium i mellemøsten hvor de kan bedrive deres

og sende deres terrorister imod os så jeg er stolt af at dansk folkeparti stemmer for beslutningsforslaget jeg er stolt af at danmark vil deltage aktivt

af islamisk stat for det gør danmark

på dansk folkepartis fortid

om kampen mod islamisk stat er noget nyt vi skal kaste os ind i nu

at hjælpe med at bevæbne kurderne for lige præcis at bekæmpe islamisk stat

redde de andre grupper der var udsat for forfølgelse

noget historie man kunne kigge

det beslutningsforslag mener jeg det en anden situation vi står i i dag nu er det

koalition som ønsker vores deltagelse hvor der er en plan vi kan indgå i og hvor vi selv i højere grad kan styre

stedet for at overlade våben og dermed mindske kontrol altså overlade våben til

egentlig er ved at indgå i den her alliance som blandt andet tæller samarbejdspartnere som tyrkiet og saudi arabien

is og det mener jeg bestemt vi skal jeg mener bestemt vi skal bekæmpe is men var det så ikke en idé at gå mere offensivt til værks

ligesom har frit løb altså

tage et kritisk opgør med nogle de partnere i koalitionen hvis vi skal kunne bekæmpe is og sørge for at der bliver lukket af

på at bremse oliesalget det er jo netop en del af planen

være med til at bekæmpe dem så synes jeg ikke vi skal forhindre dem i det det kan godt være at vi ikke synes de er verdens bedste børn men som jeg også sagde under førstebehandlingen under anden verdenskrig

kæmpede amerikanerne og englænderne sammen med stalin for at bekæmpe

at man er nødt til at kæmpe sammen med nogle som man ikke bryder sig om for at nedkæmpe

noget tilsvarende vi vi må gøre i dag for på længere sigt at

er som os selv som ikke er guds bedste børn men det er en nødvendighed for at få bekæmpet det som er det største onde og den største fare og det er for øjeblikket islamisk stat

det kan ændre sig på længere sigt kan der opstå andre grupper prøv at tænke på taleban som på et tidspunkt

går hen og bliver deres fjende sådan er historiens gang jo men det skal jo ikke udelukke os fra at bekæmpe det der er den største trussel her

har vi ikke mandat til at gå i krig mod det er kun islamisk stat

ikke bange for at man kan komme i den samme situation

dem man skulle overvinde og fik man overvundet taleban

andre steder og fordi der var andre grupperinger

terrortrussel og man bekæmper ikke islamismen ved ved at føre traditionel krig mod en enkelt part i syrien i øjeblikket det er et

ordføreren siger at de hader os

og de hader os ikke mindre de hader os faktisk mere og mere efter så mange års krigsførsel kan

og der er eksemplet med al qaeda og taleban

selv imod en trussel altså

mellemøsten er et ustabilt område og den islamiske ideologi er antivestlig det vil helt sikkert

meget meget meget lang tid endnu

en fredelig paradisisk udvikling det er der ikke men vi kan være med til at bekæmpe dem

for at anholde den der sammenligning med anden verdenskrig og hitler

når vi godt ved at nogle af de andre grupper dernede næres af præcis den samme ideologi altså nogle af de shiamuslimske terrororganisationer

som som islamisk stat hvordan er det så at man bare kan forsvare at vi skal sende soldater og materiel derned for at bekæmpe islamisk stat for at alliere os med nogle som er præcis lige så slemme

ikke altid være sådan at bare fordi man bekæmper det onde

dem der bekæmper det onde gode

den præcise ideologiske forskel på den ideologi der bærer islamisk stat og den der bærer nogle af de organisationer vi nu kommer til

så

støttet sådan er krig nu en gang imellem

træffe de helt rigtige beslutninger fordi man som regel ikke har fuld indsigt og har

være helt sikker på hvad man skal gøre så det ville

garanti for at vi vil opleve mange

og det synes jeg enhedslisten burde interessere sig lidt mere for i stedet for først at ville

garantier for det ene og for det andet når vi sender f seksten fly

men en ting er sikkert og det er at den værste gruppe der er dernede er islamisk stat og hvis

gør hvad vi kan for at få nedkæmpet dem udgør de en trussel mod os og derfor er vi nødt til at gøre hvad vi kan for at nedkæmpe dem med en bombekampagne fra f seksten fly og

det er indrettet for at forsvare danmark så vi kan have fred og frihed og så videre

det er den opgave de løser og hvis det så nogle gange betyder at vi må arbejde sammen med nogle som ikke er helt på samme måde som os selv

det måske det vi er nødt til hovedsagen er at skabe fred

at der er en civilbefolkning i de her områder

som de ikke har nogen chance for at forsvare sig imod selv og der synes vi i liberal alliance at det internationale samfund har

og hjælpe med at beskytte og forsvare denne civilbefolkning

men også imod danmark

at man via krig kan gå ind at skabe varig fred

folkeslagenes selvbestemmelse er noget vi i høj grad bygger

så der er to argumenter

som vil stige hvis ikke vi forsøger at gøre noget

nej det kan vi ikke

bedste og det vil vi holde nøje øje med vi vil forsøge

tab som vi ikke ønsker men garantere imod dem kan vi ikke

det humanitære og desværre også det militære og så synes jeg

og selv om vi har uenighed og det er jo en legitim uenighed fordi vi desværre ikke kan gå ind

en forhåbning om at vi sammen når vi udsender de danske soldater kan give fuld

og deres familier

det er dem der er ude i fronten og de tjener en sag som vi tror er den rigtige men som sagt krig er aldrig en god løsning men krig kan være den mindst ringe

bombet der indtil videre har koalitionen

kun er tale omkring en og tyve

vej i krig sammen med en koalition

konsekvenserne for civile og som gør så lidt

at man ikke vil medvirke til at beskytte den civilbefolkning

som jeg tror vi alle sammen er enige om er fuldstændig horrible så det er jo et spørgsmål om at vælge imellem pest og kolera om at træffe det valg som man tror er det mindst ringe i den pågældende situation jeg må jo konstatere at der er partier som ikke mener at den beslutning der bliver truffet i dag er den rigtige jeg ville sådan håbe at de partier som så er imod

overgreb end at man forsøger at gå ind at beskytte

det på ingen måde kan udelukkes at de danske luftbombardementer i syrien vil være med til at

bane vejen for at assad eller andre ekstreme islamistiske grupper kan vinde kontrol med de områder som isil muligvis bliver jaget væk fra altså jeg går ud fra at vi er enige om at assad har begået voldsommere forbrydelser mod befolkningen

hvilken sikkerhed har liberal alliance reelt for at lige præcis det man kommer til at stemme for her ikke fører til at civilbefolkningen i de her områder fortsat vil blive brutalt undertrykt ligesom de bliver det lige nu

at komme til at stå skulder ved skulder med assad det kigger vi åbent ind i

jeg

de beslutningsforslag som ligger i forhold til hvad man kunne gøre

hundrede og otte men imens vi venter på at de mennesker som nu skal inddrages i fredsprocessen skal gå i gang

skabe mere stabilitet i området så vil der være overgreb på civilbefolkningen og vores

imens vi venter på det

opleve større civile tab end hvis vi går ind

vi har et ansvar over for de civile mennesker i syrien det er derfor vi siger at vi

støtte lokale demokratiske kræfter så vi undgår at det bliver assad så vi undgår at det bliver ekstreme islamister hvorfor er det egentlig

den tilgang hvorfor åbne op for at danmark kan give

at samarbejde

er lavet i forhold til at det ikke er ansvarspådragende

langt langt flere dræbte langt langt flere flygtninge

ham der er årsag til alt det her islamisk stat kom i sin tid fra irak var en del af irakkrigen men voksede sig stor i kampen mod assad

der gjorde at is blev så farlig som det blev i syrien

i baghovedet er at årsagen til det her

assad og hans forbryderiske regime og at det der sker her er at vi styrker det og at det betyder

eller tanker om hvad der skaber en terrorist hos is hvad

man er et helt andet sted i verden hvad er det

gør at man pludselig tilslutter sig noget så vanvittigt

selv om jeg synes at alternativet er noget løs i koderne på det her spørgsmål

at hvis man ikke går til roden

at gøre noget ved krig fattigdom manglende demokrati og alle de andre ting altså prøver at kigge på de forudsætninger som

så bruger vi ikke hele den palet af redskaber som vi skal bruge og det skal vi selvfølgelig gøre

at

jeg altså også

situation hvor de tager fanger og der bliver vi da nødt til at vide også i forhold til de svar der er kommet til udvalget hvad der skal ske med de fanger

for tortur eller henrettelse vi kommer til at kunne stå i en situation som amnesty og dignity direkte advarer os imod og siger kan være en krænkelse af genèvekonventionen og menneskerettighedskonventionen de soldater vi sender af sted bliver da nødt til at have et klart svar fra os

på det konkrete sted med de konkrete involverede det

og derfor bliver vi nødt til at holde fast i at årsagen til at vi har et internationalt regelsæt

hvordan man behandler

ild ned fra himlen ordføreren

stor fare for at man kommer til at samarbejde med og støtte nogle andre ekstremistiske grupper der i virkeligheden opfører sig lige så svinagtigt og umenneskeligt som isil gør og flere bombardementer vil føre til flere flygtninge

griber det rimelig ærligt an forholde sig til at

for den her krig der er ingen plan for hvad der skal ske bagefter der er ingen plan for hvem vi skal samarbejde med det vil sige at der er overvejende sandsynlighed for at den her krig medfører langt større ulykker

ikke er en plan for den dag hvor vi når til det punkt

vi har fået nogle til at sætte sig omkring et bord og lave en fredsslutning

jo fuldstændig rigtigt at der ved siden af det militære spor er et politisk spor og der

er det vanskeligt men når det er sagt vil jeg også sige

være rigtig rigtig svært at forudsige om de så er realistiske den dag

at vi kaster os med ind i en krig som amerikanerne har sat i værk men hvor de gerne vil have vores deltagelse og hvor der ikke er nogen plan

er det der vil ske med civilbefolkningen hvis man følger

enhedslisten og de øvrige partier der stemmer imod har lagt på bordet hvad er den langsigtede plan

skulle partierne bag b en hundrede og otte have for at gøre det her hvis vi mente at det kun ville føre til en forværring af situationen

ikke noget motiv som skulle gøre at vi ville støtte en forværring af situationen men vi kæmper fortvivlet for at finde den mindst ringe løsning så vi kan få bedre styr på hvad

støtter socialdemokratiet det foreliggende beslutningsforslag

støtter de øvrige initiativer

for den position er at isil jo står for en religiøst baseret ideologi som rummer den her totalitære fortolkning af islam

endemål er at lave et kalifat altså gennemføre en erobring af verden med alle midler man må

set alle midler præsenteret i den konflikt sådan som den har udviklet sig indtil videre overgreb massehenrettelser forfølgelse af civile og systematiske krænkelser af menneskerettighederne

det som islamisk stat repræsenterer at sammenligne med de andre store totalitære ideologier altså nazisme fascisme og kommunisme som accepterer vold og folkedrab som et middel til at nå et utopisk samfund det har vi historisk i socialdemokratiet altid bekæmpet det

optakten til anden verdenskrig døde socialdemokrater i tyskland alene fordi de var socialdemokrater fordi der

et nazistisk system som som brugte

det samme har gjort sig gældende for fascisterne der

helt åbenlyst ikke ville anerkende almindelige demokratiske principper og vi har også

derfor er det her bare en situation

ryster på hånden det her er en situation hvor vi uanset at det er kompliceret og det er kompliceret

med de midler der er nødvendige også de militære midler derfor støtter vi forslaget som det ligger og derfor støtter vi at danmark bliver ved med at være

som lever af den frustration der er blandt specielt mange sunnimuslimer

i området på grund af undertrykkelsen i irak fra shiaernes side og også på grund af manglende fremtidsmuligheder

sammenligne med anden verdenskrig og sammenligne med nitten trediverne

det her er jo en helt anderledes kompleks situation hvor man kommer ind og bliver en del af en borgerkrig

er erfaringerne for det ikke så dårlige

over den overvejelse at det her bare er en anden tilfældig terrorgruppe det er det altså ikke

en religiøst baseret ideologi som indeholder den her totalitære fortolkning af islam og som har etableringen af det her globale kalifat som sit mål og som i øvrigt indeholder alle de her træk

helt tilbage fra da de andre store totalitære

som et specifikt geografisk problem der lige

andre bevægelser andre steder

forestille sig at man kan bekæmpe islamismen

at føre ensidig krig mod islamisk stat i syrien når nu bevægelsen

det for nogle holdninger vi vil have til mennesker hvad er det for nogle holdninger vi vil have til liv hvad er det for nogle holdninger vi vil have til det samfund som skal skabes

vil sige at hvis vi vil undgå at islamisk stat så at sige bare genopstår

må vi jo også fjerne grundlaget for at de kan kan få rekrutter det vil sige at vi må fjerne grundlaget for deres opbakning i irak undertrykkelsen og vi må fjerne grundlaget for opbakningen i syrien

ordføreren vil gå ind at overtage de områder som vi bomber islamisk stat ud af

magisk trick kan fjerne alle islamisk

hvem vil så gå ind at overtage de områder og hvor lang tid vil der gå

guderne skal vide ikke går så hurtigt som man kunne

men som der alligevel er spørgsmål om herunder

skal være en forbundsstat eller det skal være et statsforbund hvor stor en grad af selvstændighed

kurdiske områder som som jeg ved enhedslisten

så det er vel i virkeligheden

det kan være nogle andre ekstremister der er lige så slemme som islamisk stat eller det kan være nogle mere demokratiske kræfter

islamiske kræfter og dermed bare reproducere genopstandelsen

nogle klare bud på hvilke grupper det er men hvilke kriterier er det man har lagt til grund for at de kræfter vi så kommer til at støtte

i forhold til hvordan de agerer

kan man indlede den her dialog koalitionen er allerede i gang og

spørger ud fra det kan så være vi er uenige om det

at høre ordførerens holdning til

få undtagelser

meget meget langsigtet og der vil også ske civile tab

vi har fremlagt men

initiativer til stabilisering

civil genopbygning som danmark jo er en del af

skal intensiveres herunder for

som det femte element imødegå isils propaganda alle de her elementer skal jo ske

med varierende hastighed jeg tror selv og det er bare mit bud at den

kommer til at tage lang tid nogle af de andre tror

jeg beskrev før hver af de veje

af totalitære folk der sidder putin der sidder assad der sidder præstestyret fra iran der sidder masser af totalitære grupper i enhedslisten

regeringens forslag at vi ikke ønsker at støtte ekstreme grupper

at man med den her bombekampagne i syrien kommer til at styrke nogle totalitære kræfter det kan være ekstreme islamister og

kort igen gøre rede for hvorfor vi i radikale

at det er det rigtige at trykke på den grønne knap når vi ser på hvad der er sket

en halv år siden vi startede kampen mod daesh så synes jeg faktisk man må sige at det i større omfang end nogen af os kunne have frygtet er lykkedes at komme de civile irakere som

og adskillige byer hvor flygtningene nu kan vende tilbage hvor minerne er fjernet og hvor der er håb om og det er desværre stadig

politisk stabilitet det er de civile ofre vi gerne vil fortsætte med at hjælpe i irak vi ønsker hele irak befriet for den her pest vi ønsker at mennesker kan leve fredeligt og derfor mener vi også at det militære spor er nødvendigt samtidig med at det er helt indlysende for os at det selvfølgelig ikke kan stå alene og ikke må stå alene

vi lagt meget stor vægt på at det heller ikke kommer til at stå alene som man kan læse af selve betænkningen og bemærkningerne her

været en række andre spørgsmål som jeg synes er helt naturlige og jeg forstår godt der bliver spurgt ind

med det vi har været i gang med og så kan det komme på tale med en anden fase hvor vi laver

for os radikale er det sådan set det svære valg fordi der er mange åbne spørgsmål

i betænkningen at vi får mulighed for at komme ind og diskutere hvis det bliver aktuelt

for en mission hvad det er for nogle mål og hvad det er for en exitstrategi der i givet fald skal være og så kommer det selvfølgelig i folketingets udenrigspolitiske nævn hvor vi så vil tage endelig stilling til hvorvidt vi kan støtte den anden fase politisk set når vi alligevel synes det er ok at give mandatet i dag

fordi det kan blive nødvendigt med hurtig ageren på stedet og fordi vi altså får muligheden for

diskutere det i udenrigspolitisk nævn

meget vægt på i forhandlingerne med regeringen om det her beslutningsforslag det ene var krigsfanger og hvordan man håndterer dem her er vi glade for at det ser ud til at man få en militærmanual på plads

udsende folk på de her missioner og

hvis man mod forventning skulle komme i den situation at der skal tages

linje direkte hjem med fuld åbenhed og et politisk ansvar for hvad der

det er vi glade for at vi har fået så med disse tre ting som vi har fået ind altså muligheden for at blive konsulteret politisk

skal ind i en anden fase spørgsmålet om krigsfanger afklaret og

nævnte herre rené gade at vi giver en uforholdsmæssig stor krigsstøtte og jeg forstår

i danmark altid kommer til at handle om de militære bidrag og ikke om alt det andet vi gør men bare ét tal i den sammenhæng er jo interessant indtil dags dato har vi givet cirka en

milliard kroner i humanitær støtte vi har givet to hundrede million kroner til forebyggende indsatser på jorden også inde i syrien sådan set alt det som blandt andet alternativet ønsker

million kroner til militære indsatser altså en tredjedel af

det fortsætte med at være og det er en af grundene til at vi er gået ind

to ting som er det jeg har taget ud af sidste uges diskussion

vil danmark i de missioner vi kommer i nu have fuldstændig samme praksis som vi har haft indtil nu nemlig at undgå det i videst muligt omfang

er så spørgsmålet om krigsfanger og her ville det være rart

international jo har henvendt sig og mener at der er en diskrepans imellem militærmanualen og det som forsvarsministeren har svaret så det vil jeg gerne have bekræftet og

også gerne have bekræftet at det ikke på noget tidspunkt har været tanken at danske soldater på anmodning skal udlevere krigsfanger til de irakiske myndigheder medmindre der foreligger en aftale om at de vil blive beskyttet og at irak vil overholde krigens love for

andet for historikerne men det er ansvarspådragende for de soldater vi sender ud hvordan de reagerer individuelt de kan ikke henholde sig til

men det betyder vel også at de skal være fuldstændig krystalklare når vi træffer beslutningen om at sende soldaterne ud ellers betyder det jo at vi sender soldater ud

opfattelse at med de svar der er kommet ligger der krystalklare regler for hvordan man skal behandle krigsfanger der bliver taget af

ikke skal tage nogen og de missioner som vi siger ja til i dag er der en meget meget lille sandsynlighed for vil føre til en

militærmanualens kapitler er jo at man så stiller de fanger frit hvis man er nødt til at tage dem og hvis man af en eller anden grund

vil man med det nye som vi har fået ind

direkte hjem til danmark hvor man vil kunne høre den taskforce hvor både justitsministeriet

kan placeres et politisk ansvar det synes vi sådan set er et gevaldigt fremskridt og det vil

hvis beslutningsforslag det her er udtale sig meget klart i den her sag

af de svar vi har fået i forbindelse med den her behandling at man fremover og det vil danmark indgå i vil begynde også at bombe meget mere i tæt bebyggede områder

men det er samtidig ikke noget som koalitionen

diis kritiserer hvordan har ordføreren det

at danmark kommer til at indgå i en koalition hvor mange civile kan risikere at blive dræbt i bombningerne og at man faktisk ikke tager et

alvorligt nok ansvar for det og

i det som diis sagde til høringen høringen ligesom

ikke forholde mig til resten af koalitionen men jeg kan forholde mig til de danske bidrag og her må jeg sige jeg føler mig helt overbevist om at der ikke har fundet civile tab sted

til den indsats danmark har bidraget til i det seneste

som ordføreren også deltog i føler mig ret overbevist om at de enkelte lande gør stadig mere for at samle op på om der er civile tab

af huse og hjem og så videre lige præcis er noget der kan være med til at styrke islamisk stat og ekstremistiske kræfter fordi lokalbefolkningen føler sig smadret og og derfor kan komme til at støtte op om de her kræfter er det lige præcis ikke noget vi bør være

også en masse civile tab og samlet set er det altså vores overbevisning at man kommer flere civile til hjælp på den her måde blandt andet fordi vi er ret overbevist om vi er faktisk fast overbevist om at i hvert fald de danskere

vil gøre deres absolut yderste som de

indtil nu for at undgå civile tab

det her tilfælde vil have større civile konsekvenser og at der vil komme flere civile ofre hvis hele koalitionen trak sig

ud og siger ja det er korrekt lad os antage at

ud af tolvtusind bombninger

mener ordføreren at det skaber tryghed og tillid hos lokalbefolkningen

med så mange bombetogter og vi kan ikke sige

det lyder helt ulogisk for mig om man er enig eller uenig i at den her krig og den her indsats skal laves at man kun anerkender så få civile tab min idé om krig er at

validiteten i det som herre rené gade ligesom antyder nemlig at der da må være mange mange flere civile tab hvad jeg føler mig fast overbevist om

de danske bidrag har der ikke været civile tab og når jeg

vi har haft en sag hvor vi var i tvivl og hvor hele forsvarsudvalget var ovre

at der ikke var tale om om civile men man kan ikke garantere

og jeg kan lige så lidt som herre rené gade vide om der er andre i koalitionen der har en anden statistik end

i tusindvis af civile for ikke at sige titusindvis eller

intentionen det er intentionen at beskytte civile

iranskstyrede shiamilitser begår grove overgreb mod den irakiske befolkning

hvordan de irakiske styrker og tilknyttede shiamilitser har opført sig eksempelvis da de

sunnimuslimske landsbyer af omkring tikrit nu har vi så

og sagde at de irakiske styrker og tilknyttede shiamilitser er en del af den udsultning der lige nu foregår af civilbefolkningen i fallujah

for en fortsat militær støtte til nogle som ifølge fn i udsultningen af civile hvornår er nok nok hvornår mister de radikale tiltroen til at de irakiske styrker

direkte fra teheran hvilket gør det afsindig svært at håndtere og det er desværre ikke noget kønt billede

kontrolleret af sunnimuslimske irakiske styrker med en civilbefolkning der er lykkelig over at byen er blevet

befriet for miner og hvor det nu er om jeg så må sige etniske sunnier der beskytter sunnier og der er ikke tale om overgreb mig bekendt så jeg kan desværre ikke udelukke og sådan er den komplicerede virkelighed i irak at der er shiitiske militser der stadig væk begår overgreb der bliver lagt det absolut størst tænkelige pres jeg har bare svært ved at se at det skulle være et argument for at lade daesh tage hele irak hvad jeg tror er alternativet hvis der slet ikke er militær modstand mod daesh eller støtte til det

nu står vi i en situation hvor vi har fns ord

de styrker som vi skal ind og give militær støtte i

det ikke være radikal politik at sige kære venner så går den ikke længere så kan vi ikke

styr på alle dele af det der foregår i laget under dem om

hvor der ikke er de her sekteriske spændinger det er rigtigt at det kan vi ikke få gjort på én dag det er rigtigt at det må vi blive ved med at stille krav om men problemet er jo bare vil

har fysisk mulighed for at kunne garantere alting på nuværende tidspunkt blandt andet fordi daesh sidder på

og så siger til ham vi dropper støtten og tager hjem vi vil ikke støtte dine bestræbelser længere

ikke er klart nok i forhold til hvordan man skal håndtere den situation er det ikke en forudsætning for at man kan støtte sådan en indsats at der ligger klare retningslinjer for hvordan fanger skal håndteres

udenrigsministerens holdning til at det skal komme på plads men er det ikke en forudsætning der skal ligge

vi kan sige at vi går ind og støtter at der er klare retningslinjer for de soldater vi sender af sted

situation som soldaterne kommer til at stå i

spørgsmål før nemlig at hvis man skal ringe hjem til den der taskforce hvem har så ansvaret for den beslutning som soldaten

kommer til at træffe

jo soldaten selv men

om jeg så må sige agere på baggrund af en beslutning af nogle høje herrer hjemme i københavn

helt helt uholdbare situationer for de folk

københavn forhåbentlig kan hjælpe med at finde en løsning der ikke indbefatter at man udleverer en fange uden sikkerhed for at denne fange vil blive behandlet ordentligt der skal man jo huske på at der både er en mulighed for at få en generel aftale med den irakiske regering det har vist sig svært det arbejdes der på

i koalitionen over for den irakiske regering så det kan vi håbe på der kommer det ville selvfølgelig være det allerbedste

hvis det endelig er der man kommer hen

set rigtigt nok men man kan jo i hvert fald

sikre at man overholder krigens love og den mulighed er større

den skal sørge for at man ikke skal udlevere fanger til de irakiske myndigheder men men hvad

kunne gøre det medmindre den så direkte

de må beholde den her fange

også en mulighed så eller at fangen skal tilbage til danmark jeg synes virkelig at der er grund til at det her

at ringe hjem og få noget rådgivning om det så ender med at man tager vedkommende hjem til danmark fordi der viser sig at

syrienskriger hvis det er det scenarie eller om det ender med at man tager en direkte henvendelse til den irakiske regering for at få en garanti for denne fanges sikkerhed

meget svært at forudse alle de mulige hændelsesforløb men netop derfor synes

selv om både islamisk stat og præsident assad ser stort på folkeretten og kynisk udnytter enhver begrænsning vi pålægger os selv er det ikke ligegyldigt om danmark nu igen kaster sig ind i en krig på et tvivlsomt folkeretligt grundlag det er hverken nødvendigt eller klogt

lederskribent i jyllands posten har

artikel i hvor han siger det samme i arbejderen er er christine

samme advarsel gør det ikke indtryk at der er flere og flere der begynder at analysere den her situation som siger at det her er på kanten af folkeretten og kan blive en ny

som helst form for konflikt så det gør vi også

grundlag er jo iraks selvforsvar og for

er jo det der er foregået i de seneste måneder og som også

det irakiske territorium

om de der ting derfor er vi ude i et fortolkningsspørgsmål som

det er derfor jeg siger at der er flere og flere af dem der har en smule forstand

de her ting jeg mener vi har jo en gang

uden for både fn og folkeretten i irak var det ikke en god idé

indsats mod daesh i et forsøg på at befri de områder som daesh har besat og befri de civile der er fanget under deres

diskuteret ordentligt og jeg mener også der er grund til at vi får en folkelig diskussion

daesh er en brutal terrorbevægelse som nu befinder sig i irak og syrien men

og mange andre steder end i mellemøsten og derfor er det bestemt vigtigt at vi bekæmper islamisk stat

det skal vi gøre på mange forskellige måder og jeg hører ikke til dem der påstår at det militære ben

kan bruges

indsatsen i irak i to tusind og fjorten vi mener at det har givet god mening at man

var kobane faldet til islamisk stat lige så vel som det også er åbenlyst

var kurderne også blevet slagtet af islamisk stat og var erbil også faldet så det kan godt

sagen er bare den at der er forskel på irak og syrien det sagde vi også dengang vi vi støttede indsatsen i

et klart billede af hvem vi kan støtte på landjorden det er der i irak okay den irakiske regeringshær kunne godt være bedre men

at det har givet mening at vi støtter den hvem er der i syrien

men de er jo generelt meget svage

jo derfor at det det bliver så

dem vi så i stedet for kommer til

så må sige at arbejde sammen med er jo måske nogle islamistiske grupperinger som vi ikke helt kan overskue hvem er og som vi ikke kan få at vide hvem er det synes jeg også er meget mærkeligt det må jeg sige jeg synes da den danske befolkning har krav på at få at vide hvem

det er vi arbejder sammen med dernede i så alvorlig en sag som det her det synes jeg simpelt hen er et demokratisk problem

styrker assad det styrker assad det er assad

der i to tusind og elleve

er årsag til at man fik den syriske borgerkrig

har dræbt i hundredtusindvis af almindelige syrere som har jaget i millioner på flugt

fra den ene til den anden ende islamisk stat er en brutal bevægelse ja men har altså ikke nær så mange døde døde på samvittigheden som assad har

ligesom udviklede sig og blandt andet fik hjælp fra en række af saddam husseins officerer som gik under jorden i to tusind og tre og

er de blevet af de gik under jorden efter vores angreb på irak

væksten af islamisk stat i syrien og sagen er den at så længe assad er der vil islamisk stat stadig væk kunne vokse i

bliver styrket som han gør vi kommer ind

med russerne med iranerne

vi godt vil vi har saudierne

med andre ord

saudiere og iranere mellem forskellige sekter

forskellige grupperinger som bekæmper hinanden mellem forskellige økonomiske interesser der står op imod hinanden

side

i bedste fald ikke kan gøre noget i værste fald kan gøre det hele

end det er jeg mener vi skal se på vores tidligere erfaringer man sagde det samme før irakkrigen

ond han skal bekæmpes vi skal have demokrati i irak derfor skulle vi gå ind det var tony blairs argumenter det var anders fogh rasmussens argumenter fik vi demokrati afghanistan på samme måde

afghanistan vi går ind militært og bekæmper taleban har det hjulpet

vi demokratiet til at blomstre op blomstrede det op i

det vil sige at den der militære strategi vi har har virket særdeles begrænset

i enkelte tilfælde hvis vi tænker os meget godt om

kræfter på landjorden man kan arbejde sammen med de forudsætninger er ikke til stede her vi må aldrig sende soldater i krig hvis vi ikke ved hvad målet er

ikke ved hvordan vi kommer ud af den igen de forudsætninger er ikke opfyldt

så man kan kontrollere de befriede områder

ikke har nogen på landjorden til at kontrollere

i irak i sin tid så bliver vi jo indrulleret på samme måde som vi gjorde i irak og jeg kan garantere for at irakkrigen vil være en søndagsudflugt

komme til at opleve i syrien

khader har ret i sin logik men jeg er ikke enig med ham

ihjel de har kvindelige sexslaver

skal vi bare forholde os passivt hvad skal vi

så må sige trængt tilbage i syrien

de finde andre slagmarker

finde andre slagmarker for eksempel i jordan for eksempel i libyen

er det for nogle andre interesser som ordføreren mener at kurderne har eller måske

befriet og hvor man har etableret et samarbejde med kristne og med arabere og andre i et multietnisk og multireligiøst sammenhold

sammenhæng end den her i dag

og så hvordan der er i irak og hvordan

formelt er det det ikke men det er reelt en stat

også med et samarbejde mellem dem det

støtte fra den irakiske regering selv og og at vi er der for at

egentlig også troet at sf ville være positive her jeg forstår så at det især er syrien

det inferno der er i syrien der afholder sf fra at kunne støtte det

til den anden fase som beskrives her vi skal i hvert fald have flere ting på plads inden men mit spørgsmål er egentlig helt enkelt om om sf er positivt indstillet over for den første fase som går i gang nu

langt større det er klart men jeg mener bare ikke at man kan adskille det

logisk sammenhæng imellem dem jeg kan garantere for at forsvaret planlægger efter at man både skal være i irak og i syrien

kommer en debat her i folketinget eller i nævn på et tidspunkt så den adskillelse mener jeg ikke er særlig realistisk det

er for mig af mange forskellige grunde

sker med de områder man tager og

hvor slemt det er at støtte indsatsen i irak

at det radikale venstre ligesom deler det op og siger at man nu

tager stilling for irak og ikke for syrien holder altså ingen steder med det her beslutningsforslag gives der mandat til at danske styrker også kan gå ind i syrien så skal der ske en orientering i

sige at man kun tager stilling for irak når man stemmer her senere i dag man stemmer for at

så nåede ordføreren på et tidspunkt frem til at sige

fra vestens side ikke kan gøre noget

det synes jeg rejser spørgsmålet er det sfs svar

vi fra vestens side kan gå ned i en regional borgerkrig og så løse den konflikt det kan vi ikke det er også derfor at

siger at man går ind og støtter kurdernes kamp

ikke os der fører krigen det er dem der fører krigen det er regeringen i bagdad der fører krigen det er ikke os og problemet er så bare her at vi ikke ved hvem det er der skal

for os på landjorden er det assad det bliver nok assad

det fortvivlende ved det her

ender med at assad sidder og jubler han sidder og jubler efter at han har dræbt i i hundredtusindvis af mennesker drevet millioner på flugt

og at vi bør gøre mere på det område det

og så også bidrage til at der kommer en politisk løsning og det er

en løsning i selve syrien med en overgangsregering hvor assad forsvinder det er jo det som skal være om jeg så må sige en forudsætning

en meningsfyldt militæroperation vi afviser ikke

politisk struktur at gøre det ud fra og en plan for hvad der skal ske efterfølgende og det

er jaget på flugt kristne er stort set udryddet i regionen

begået folkemord på yazidierne

begået terrorangreb på uskyldige civile i både mellemøsten og europa kritikerne siger så at vi

kommer til at ske når vi bekæmper is og får nedkæmpet dem og det er fuldstændig rigtigt vi gør hvad vi kan for at have en strategi der på alle tangenter både diplomatisk og militært leder os hen mod et fredeligt syrien og irak men det er svært at forudse hvilke grupperinger der dukker

vi ved derimod med sikkerhed hvad der vil ske hvis ikke vi nedkæmper is så vil folkemordene massevoldtægterne og terrorismen fra is fortsætte og dem der kræver stor sikkerhed og skudsikre planer inden de er klar til at handle kan på den måde forhindre enhver militæraktion for der er ikke nogen militæraktioner hvor

stor vished for konsekvenserne og kræver man at der skal være en meget stor sikkerhed for hvordan udviklingen

er man i praksis modstander af alle militæraktioner det er meget nemt at skyde alt ned på den måde det er meget nemt at finde undskyldninger for ikke at gribe ind men kritikerne er ikke selv kommet med nogen som helst realistiske alternativer

skal gribe ind militært hvad

ikke fået noget svar på det

og andre kritikere der bliver nævnt nogle vage løsningsforslag i meget brede vendinger om at vi skal forsøge

kurderne mere men de ting forsøger vi allerede

meget omfattende fredsproces i gang

at islamisk stat lader sig stoppe af en diplomatisk forhandling alene har man ikke forstået hvad vi står over for vi står over for mennesker som man

ikke kan have en dialog med fordi de ikke anerkender fornuft og medmenneskelighed de stopper ikke før de har underlagt sig hele mellemøsten

ikke noget ønske om fred de har ikke noget ønske om at forhindre menneskelig lidelse

at leve op til deres perverterede religiøse opfattelser

de ser mennesker som små brikker der kan ofres fordi det står

det er ikke mennesker som vi har mulighed for at forhandle os på plads med det er mennesker der skal stoppes spørg yazidierne der sidder på en bjergtop og kan kigge ned på deres folk der bliver slagtet spørg de kvinder der bliver massevoldtaget

vil de have et korps af konfliktløsere og humanitær bistand eller vil de have nogle soldater som stopper deres voldtægtsmænd og mordere spørg irak irak kommer aldrig til at få kontrol over sit land hvis ikke islamisk stat bliver besejret man kan mene

og jeg mener også mit men der hvor vi står nu kan man ikke mene andet end at vi skylder at hjælpe den irakiske regering til at få kontrol over sit land og det gør den ikke så længe

besejret uden en sejr over is i både

vi ønsker ikke flere krige og konservative

stemt imod det danske militære engagement i mali vi

nogle landtropper ind så vi blandt andet kunne beskytte nogle af de hårdest ramte områder beskytte flygtningelejre og alle de fordrevne og forfulgte mennesker dernede så vi i højere grad kunne være med til at sikre

en smule men vi er glade for at der nu bliver

der er blevet tæret meget hårdt på den her gruppe af soldater i de senere år og vi vil gerne

kommer til at kunne forlænge missionerne til mere end der gives mandat til nu vi ved at det tærer meget hårdt på ressourcerne og så længe vi har et så uansvarligt lavt forsvarsbudget som vi har i dag så er det et politisk ansvar at vi ikke beder soldaterne om mere end der er kapacitet

hvad soldaterne skal gøre hvis de kommer til at tage fanger og der lægger vi vægt på

er designet så de med stor sandsynlighed ikke kommer til at give krigsfanger f seksten fly tager jo ikke krigsfanger og de specialstyrker vi indsætter bliver indsat i missioner hvor de ikke kommer i direkte kamp men mere skal rådgive og uddanne lokale styrker det betyder

at de med stor sandsynlighed ikke kommer til at tage fanger skulle det ske alligevel

oprettet en linje hvor enhederne kan få direkte kontakt til forsvarets top og dermed få

et vigtigt fremskridt det forhindrer ikke hundrede procent at der kan opstå akutte situationer med krigsfanger som er vanskelige at løse men jeg føler i hvert fald har gjort hvad man kan på nuværende tidspunkt for at soldaterne ikke kommer i urimelige situationer og dilemmaer hvor det kan være vanskeligt at vide hvordan de skal forholde sig det skylder vi dem også og det lægger vi stor vægt på vi er meget stolte af vores

vi ved at de som altid vil gøre os stolte når de er udsendt denne mission handler om

at nedkæmpe en af danmarks fjender og det er vi sikre på at soldaterne vil gøre med deres vanlige professionalisme integritet

der kan komme til at styrke assad kan komme til at styrke ekstreme islamister

sagt nej det vil vi ikke vi vil støtte lokale demokratiske kræfter

godt tænke mig at høre fra de konservative når man mener at assad er så stor en

kunne se i valgkampen hvordan kan man så indlede en luftkrig der kan komme til at styrke totalitære og brutale grupper assad og ekstreme

det selvfølgelig kan gavne vores fjendes fjende som i det her tilfælde

er assad som vi heller ikke bryder os om men det er ikke nogen begrundelse for ikke at stoppe en organisation som begår de uhyrligheder som islamisk stat gør

er lidt plat at bringe det ind i diskussionen her det er en slags retorisk orddrilleri her midt i en meget alvorlig diskussion

er i hvert fald en betegnelse som er mere rammende for islamisk stat end den er for assad det tror jeg vi kan blive enige

ekstreme islamister der er på jorden nu har man så en situation hvor man stemmer for luftstøtte uden at der er danske styrker derinde men hvor man ved at assad er der hvorfor kan man gøre det hvis man

landstyrker fra en koalition ikke fra danmark alene det ville jo være helt vanvittigt men i en koalition havde vi gerne set at der også var kommet landstyrker ind til at beskytte områder i syrien til at beskytte flygtningene dernede men

det vi siger er jo at vi har brug for en militær løsning på et eller andet tidspunkt for at vinde over is vi er bare uenige i

at vi har det rette mandat at vi har den rette plan og at det er den her koalition koalition der skal gøre det for at det kan skabe varig fred

der indeholder elementer af det som regeringen og

om her altså hvor man skal lave en humanitær indsats

fredsmægling vi mangler så at sige ja til at man skal lave en militær indsats fra den her koalitions side der tidligere i vores øjne har fejlet

problematisere enhver militæraktion ud fra at der er usikkerhed som der per definition er i militære interventioner men hvor længe skal vi vente skal der dø ethundredetusind mere tohundredetusind hvor mange kvinder skal voldtages dernede hvor mange terrorangreb skal vi

meget meget længe og det er tid til handling hvor meget jeg end afskyr at danmark skal involveres i endnu en militær konflikt dernede ser jeg egentlig mere det her som at få afsluttet den krig som vi allerede er i i irak

nødt til at få bragt til ende det her kaos kan vi ikke blive ved

andre steder men der er jo ikke samme alvorlige situation jeg er uenig i at de bare spreder sig til andre steder det her er en betændelse og så må man gå ind til roden af den

i syrien med beskyttelsesudstyr og våben

ordførerens parti nej til og så mener vi at man skal gå ind og støtte med genopbygningen

mennesker som var flygtet fra is angreb i mosul og omkring sinjarbjerget og det som folk efterlyste var præcis de her ting våbenstøtte og genopbygning og en ordentlig lukning for finansieringen så det undrer mig

militæroperation man vælger at

hvis vesten bekæmper islamisk stat sammen med en bred koalition af også arabiske lande

bevæbne kurderne og dermed risikere at våbnene falder i de forkerte hænder

det udvikler sig i en retning som vi ikke kan kontrollere

fald at hvis man snakker om usikkerhed

man ikke kan styre fremtidsscenarier så er det noget mere sikkert

en militær aktion hvor man beholder våbnene på

egne hænder og så stopper med at bruge dem når man synes at man er færdig i stedet for at de skal være dernede og foræres

risikerer at ramme civile så er

eller andre en øget risiko for at det giver opbakning til islamisk stat

tage hensyn til tyrkiets holdninger til det her hvis vi skal

hensyn til deres holdninger til det her emne selv om jeg også synes

skal bidrage til en international mission eller ikke skal bidrage til en international mission

tyrkerne og andre med vi kan forsøge at påvirke det det kan man så have nogle holdninger til men det kan ikke føre til at vi så siger nej til at støtte den her internationale mission som vil være et fremskridt og som vil få

og gå i stedet for ind for at gøre det eneste som kan løse den her konflikt nemlig at støtte dem der kan lukke den grænse nemlig kurderne

netop er det at de har oplevelsen af at deres mission har været nytteløs

de oplever at taleban igen står i de områder som de skulle jage taleban ud

et afgrænset mål og en klar plan for

vi gør i den her situation vi står og diskuterer hvilke styrker det er altså hvilke islamister det er vi kommer til at støtte i syrien med vores bombetogter vi diskuterer hvordan vi skal behandle fanger er det ikke lige præcis despekt for soldaternes indsats at vi som beslutningstagere ikke sørger for at grundlaget er ordentligt på plads inden vi beslutter os for

anden krig da forsøgte man at udskifte et regime det har været en ikke så vellykket strategi må man nok sige på jysk

så er der syrien hvor vi har en erklæret modstander nemlig islamisk stat som vi forsøger at nedkæmpe samtidig med at vi har en meget omfattende diplomatisk proces for at få et styre på plads som kan have legitimitet i befolkningen og som kan stoppe borgerkrigen men målet med militæraktionen er at nedkæmpe islamisk stat det er meget veldefineret og det har ikke noget at gøre med at vi skal ind og overtage kontrollen med landet

som man gjorde i irak med en masse kaos til følge så jeg synes man har lært af især irakkrigen og det skal man også

uden at have landtropper men jeg har ikke sagt at det kun er danske landtropper

herre nikolaj villumsen jeg har sagt at det skal være internationale landtropper først og fremmest

skal gå forrest i kampen mod islamisk stat det er ikke kun vestens opgave

er en stor trussel for muslimerne vil

debat ved en række samråd en række møder åbne høringer lukkede møder i fortrolighed sådan at folketingsmedlemmer kan blive klædt bedst muligt på i forhold til at træffe

desværre i alt for mange tilfælde har været den sværeste beslutning at

soldater af sted i en væbnet konflikt jeg er ikke enig når herre rené gade siger

været mere debat både i folketingssalen og også eksternt

med indsatsen vedrørende libyen eller i forhold til

man sendte det første bidrag af sted det

den her mission er anderledes end andre den går blandt andet ind på at man skal arbejde sammen i den komplekse situation der er i syrien i øjeblikket

ikke genkende herre nikolaj villumsens påstand om at storbritannien ikke skulle være aktiv med deres fly når man

storbritanniens officielle hjemmeside kan se at de så sent som i går har været aktive

over weekenden har været aktive de i sidste uge var aktive

helt at have styr på hvad storbritannien egentlig laver i konflikten når jeg synes debatten har været god

det fordi det har været vigtigt at få kastet lys over de vanskelige dilemmaer der er både når vi går i konflikt generelt men især i forhold til beslutningen om at udsende danske soldater til kampen mod isil og syrien

hvor forsvarsministeren er henne da forsvarsministeren ved brev

at han på grund af indholdet i mødet blandt eus forsvarsministre er i bruxelles i dag

at stille opfølgende spørgsmål hvilket mange har gjort til ham forud for behandlingen og jeg vil her i dag på regeringens vegne svare både på

ressort og de spørgsmål

tiden tyve måneder tilbage isils terror og rædsler var så småt ved at gå

for verdenssamfundet forfærdelige videoer dukkede

krige om kampe om flygtninge der kunne fortælle om isils barbariske metoder massehenrettelser

yazidierne er blevet nævnt flere gange

ved at blive slagtet ned af isil efter nogle hurtige sejre og et meget stærkt momentum stod isil i en situation

at der reelt var bekymring

landet ville bryde sammen

står vi i en situation hvor irak ikke er brudt sammen hvor isil derimod trænges tilbage

danmark sammen med nu mere end fem og tres koalitionspartnere har taget ansvar det understreger at isil

kampen bliver hverken simpel let

den tværtimod bliver lang og kompleks det er derfor koalitionen har en bredspektret og flerårig strategi der er nu behov for at danmark genbekræfter og styrker sin støtte til den internationale koalitions indsats og vi ønsker fra regeringens side at danmark skal påtage sig det ansvar det

der er momentum i kampen mod isil de har tabt fyrre procent af det areal de besatte dengang deres udbredelse var størst i irak

for at tage de olieinstallationer de transportmidler ud

og tvinger millioner på flugt det er uacceptabelt at terrorbevægelser på den måde som isil har gjort det har mulighed for

række ud og planlægge fra deres områder og ramme os i vesten i europa i usa men også i mellemøsten i asien i afrika

over hvor enten isil afdelinger eller folk der er inspireret af isil

at verden som helhed er under angreb fra isil det er ikke nogen let beslutning

sagt det det er aldrig nogen let beslutning at sende danske soldater i krig

nødvendig beslutning hverken jeg eller de øvrige i koalitionen har nogen forventning om at vi kan løse konflikten alene

men alle i koalitionen er enige om at vi heller ikke løser konflikten uden en militær magtanvendelse jeg tror igen det var herre rené gade der sagde at krige afsluttes ved forhandlingsbordet ja det er korrekt men spørgsmålet er der får parterne til forhandlingsbordet og en part der som isil for tyve måneder siden blot oplevede sejre

forhandlingsbordet en part

part der ved at man ikke kan vinde mere på slagmarken

vil isil bare udvide deres kalifat med uoverskuelige humanitære og sikkerhedspolitiske konsekvenser til følge det er en af grundene til at de beslutningsforslag vi skal behandle senere i dag er utilstrækkelige i de seneste dages pressehistorier og dagens debat

der to ting jeg gerne vil slå helt fast for

jeg må slå helt fast at linjen er uændret i forhold til tidligere danske udsendelser for eksempel f

seksten udsendelser til irak og libyen i to tusind og elleve både fra danmarks og fra koalitionens side

af indsatsen været stor fokus på at håndtere krigens love og på at beskytte civilbefolkningen i både irak og i syrien vi slingrer ikke i den kurs der er som et direkte svar på herre martin lidegaards spørgsmål ingen ny linje i forhold til tidligere beslutningsforslag for det andet det klare udgangspunkt

der kun kan ske overdragelse i henhold til en aftale med den irakiske regering der garanterer at den frihedsberøvede behandles efter konventionerne humant og at dødsstraf ikke eksekveres regeringen vil gøre alt hvad vi kan for at sikre at det håndhæves hver eneste dag når det er sagt vil jeg også helt klart

ikke kan besejres med militære midler alene

at der i beslutningsforslaget er opremset en lang række civile indsatser der tages med der er behov for at sætte ind på alle fronter både de hårde og de mere bløde

og det gør vi i samarbejde med en lang række forskellige partnere i irak gør vi det i forbindelse med de irakiske myndigheder vi gør det i forbindelse med den irakiske regering og i syrien gør vi

i samarbejde med det er hedder syrian civil defense

er noget af det som har været afgørende for at en lang række lande er med

afgørende forudsætning for at vi fra dansk side vælger at gå ind vi kan se at befolkningen i irak og syrien

er ufatteligt for os alle de seneste meldinger fra raqqa lyder på at isil har igangsat henrettelse af læger hvis ikke de behandler isil krigere før

fremtiden vil vi få endnu vanskeligere ved at

med i situationen for isil har også forbudt al brug af internet

sidde tilbage jeg ved godt at for

undgå at tage ansvarets åg på deres skuldre

det overrasker mig egentlig ikke

at der så klart fortælles en fejlagtig historie om at regeringen ikke ønsker at hjælpe kurdere vi har hjulpet kurdere igennem koalitionen og vi har senest besluttet sidste efterår at uddanne to nye bataljoner af kurdiske soldater udruste dem og træne dem så de er i stand til at kunne gennemføre det de er gode til nemlig indsatsen på

regelsæt om hvordan man agerer og det regelsæt har vi brug for

når vi træner og uddanner irakiske styrker

øvrigt det samme der gør sig gældende med andre grupper vi måtte vælge at træne og uddanne vi arbejder sammen

syrian democratic forces

det står i svaret

give svar på alle grupper vi måtte arbejde sammen med

en undersøgelsesproces

hvor man går ind og kigger på hvad nogle samarbejdsrelationer de har haft

forud for at man laver den udvidelse af hvem man i givet fald skal arbejde sammen med når ikke vi snakker om den irakiske hær de irakiske militser der jo er tilknyttet det irakiske

eller de kurdiske peshmergastyrker oppe fra den nordlige selvstyredel af irak

det er er en rigtig beskrivelse at der ikke er noget klart mål i forhold til

er for en indsats der skal være målet er i første omgang

islamisk stat isil mest muligt det er at fortrænge dem fra det landområde de har slå dem af banen så de ikke længere er en trussel hverken mod den irakiske befolkning eller den

syriske befolkning slå dem tilbage sådan at de

har et område hvor de kan planlægge deres

samtidig med det arbejder vi på at genopbygge de landområder vi får befriet samtidig med det arbejder vi på

inklusive det illegale oliesalg inklusive de pengeoverførsler der har været samtidig med det

vestlige lande som danmark belgien

der kommer fra den arabiske verden

der kommer fra resten af verden vi arbejder sammen med en lang række lande om at stoppe

de erfaringer vi har positive erfaringer det man kalder for

at stoppe unge før de bliver radikaliseret vi arbejder sammen med en lang række andre lande om at stoppe den propagandamaskine som isil har fået skabt der tegner et billede af

islams rigtige udgave og derimod få dokumenteret hvad det egentlig er de rent

vi har en bredspektret tilgang til det her og vi lægger vægt både på det militære og det civile

jeg vil nævne over for

spydspidsen i den civile

der er efterspurgt danske kompetencer til at undervise rundtomkring i de arabiske lande der er nabolande til syrien fordi de ved at vi kan løfte den her opgave meget meget godt

vi har sagt helt klart

længere tid og vi kommer til at deltage ikke bare i forhold til

overraskende positiv udvikling på landjorden

det grundlag vi gerne vil give vores

bare sige også for at foregribe senere spørgsmål at det er sådan at hvis vores soldater har en situation

københavn bestående af forsvarsministeriet udenrigsministeriet og

for hvilke beslutninger der træffes som en del af beslutningsforslaget

soldater til at kunne hjælpe med en sådan bevogtningsopgave hvis det skulle være sådan at vi mod forventning gik hen og tog krigsfanger så vi

hvor vores soldater står med en

holger k nielsen siger at det er et

det er en konsekvens af at bekæmpe isil i syrien at presset

de moderate syriske oppositionsgrupper på de kurdiske grupper i syrien og på alle andre af dem som isil har forsøgt at trænge væk for at udvide deres kalifat vi er aktive i irak fordi vi er inviteret af den irakiske hær og den irakiske regering til at hjælpe dem i deres forsvar af irak

at syrien ikke evner eller har viljen til at kunne stoppe isils brug af syrien til at angribe irak vi er ikke i en militær konflikt med assad vi

syrien men vi er i gang med en politisk proces der i den her uge kørte

tredje runde i genève om forhandlinger om at få skabt en politisk transition hvor assad bliver fjernet som leder af syrien hvor der bliver skabt nye ordentlige forhold og hvor der bliver skabt et demokratisk valg så befolkningen i syrien selv kan vælge hvem der skal stå i spidsen

at tilbagepresse isil fra et område

samfund der skal overtage ansvaret for områderne i det omfang vi måtte hjælpe i syrien med at trænge isil tilbage

sker i området efterfølgende jeg vil gerne takke de partier i folketinget som fra starten har meldt sig parat til at tage ansvar

liberal alliance konservative folkeparti og naturligvis også venstre og det radikale venstre

have modet til med åbne øjne at sige at selv om

er svaret enkelt vi kan ikke lade ansvaret ligge vi kan ikke lade ansvaret ligge og forvente at andre vil løfte det hvis ikke vi selv bidrager og derfor bidrager danmark vi bidrager allerede

beslutningsforslag bidrager

storbritannien at de har været aktive onsdag den 13 torsdag den 14 søndag den syttende og mandag den attende jeg har ikke været længere tilbage og tjekke

fra onsdag og til nu en lille uge men hvis herre nikolaj villumsens påstand skulle

før nu her til sidst så må jeg bare konstatere at så har jeg også ret i at storbritannien ikke har trukket sig ud men fortsat er aktive

bare i løbet af de sidste uger har haft fire dage

i

blandt andet fra regeringens i

mine egne taler jeg er først nu blevet opmærksom på at der

står følgende om det antal styrker vi reelt set

i beslutningsforslaget står at kapacitetsopbygningsbidraget

fremover også kan støtte styrkebidraget omfattende specialoperationsstyrkers opgaveløsning uden for etablerede baser i irak herunder med eksempelvis overvågning med ubemandede fly og logistik

skal finde ud af nu at vi måske har en hundrede og firs mand der kan være på jorden

for 60 det er bare mig der måske er for uerfaren

helt åbenlyse problemer er at når man vælger at føre krig

er at det er et problem at civile tab finder sted når man

problem i at mange civile bliver dræbt fordi det giver opbakning til ekstremister derfor vil jeg gerne høre ministeren om ministeren mener det er realistisk den koalition vi er på vej ind i siger at der kun er en og tyve

civile tab ud af omkring tolvtusind bombninger lyder det

at glæde mig over det fru eva flyvholm startede

og en civil indsats

vi lægger endda op til at den militære indsats være på landjorden

lokale tropper vi siger bare at for at de er i stand til at kunne lave det nødvendige stykke arbejde med mindst mindst mulige civile tab

minimere risikoen for civile tab

vores forpligtigelse

at nogle bliver radikaliseret og får hævnmotiver

rekrutteringsgrundlaget for forskellige terroristbevægelser tværtimod islamisk stat er jo en direkte udløber en direkte konsekvens af vores irakkrig fra

en væsentlig årsag til rekrutteringen af folk til islamisk stat i syrien er assadregimet og at det derfor er et selvstændigt problem i

strategien her at vi reelt går ind og styrker assad hvad ministeren jo også har indrømmet

på grund af at væltet saddam hussein

ikke at kende den historie der er bagved det er rigtigt at det der skete i irak

på ledende poster fordi de var medlem af baathpartiet det var et problem

et forsøg på en politisk løsning som danmark eu og fn understøtter i forhold til syrien

netop det modsatte at bevare strukturerne men at fjerne den ledelse der har det politiske ansvar for undertrykkelse af befolkningen i syrien er derfor at vores hjælp ikke er en støtte til assad vi ønsker assad væk hellere i dag

terrorbevægelser kan rekruttere nye medlemmer

om de kan rekruttere nye mennesker til deres organisation vi kan

kristne og yazidierne og araberne i rojava i syrien

være med til at lukke grænsen ind til tyrkiet

hvordan ministeren forholder sig til den udtalelse som kom

den konservative ordfører herre rasmus jarlov

fra folketingets talerstol meddelte at når man ikke støttede kurderne i syrien havde det jo også noget at gøre med relationen til tyrkiet hvordan stiller ministeren sig til

i dag på talerstolen at vi understøtter forskellige

til de kurdiske peshmergaer i nordirak har koalitionen senest besluttet at uddanne to bataljoner når det drejer sig om kurdere andre steder arbejder vi sammen med dem

eneste stykke våben til de styrker der forsvarer

konservative formand for

vi ikke

ligesom omgærdet af fortrolighed nu kan jeg så forstå på udenrigsministeren at udenrigsministeren har forelsket sig i et udtryk

der ligger til grund for at man undersøger og godkender de her grupper og kan ministeren bekræfte at det er

krigens love

det koalitionen arbejder sammen

er blevet oplyst flere gange både i dag og på mødet

af hensyn til gruppernes sikkerhed så jeg kan ikke komme nærmere ind på præcis hvilke grupper det er før

den godkendelsesprocedure der er for det bliver jo ikke en der er i regeringens hænder det bliver en der kommer til at ligge i koalitionens hænder det er jo rart nok for folketinget at vide at når folketinget giver mandat til regeringen til at sende tropper

i irak libyen og afghanistan som danmark har ført og jeg må sige

jeg er dybt forundret over at vi står i den situation at udenrigsministeren for ganske kort tid siden her fra folketingets talerstol ikke kunne meddele at han står inde for de grupper som koalitionen

luftstøtte i syrien vi har

folketingets partiers side stillet utallige spørgsmål til regeringen

vi har afholdt samråd

første og nu andenbehandlingen her

fra danmark i syrien jeg må ærlig talt sige at

regeringen vil skjule

ekstreme islamistiske grupper jeg ved at usa tidligere har støttet grupper i syrien der derefter er hoppet over på den anden side og nu kæmper sammen med ekstreme

at få luftstøtte direkte fra danmark

erfaringerne fra danmarks forfejlede krige i irak libyen og afghanistan viser at vi ikke kan få stabilitet og fred ved at støtte undertrykkende regimer og ekstreme islamister enhedslisten vil i stedet

vi stemte for at transportere våben til kurderne i nordirak og

til også at gælde kurderne i det nordlige syrien det stemte et flertal i folketinget imod enhedslisten samlede derefter penge ind til forsvaret af kobane som på daværende tidspunkt var belejret af isil

synes det er pinligt at flertallet i folketinget dengang svigtede modstanden

luftstøtte til kurderne i syrien men et flertal i folketinget vil ikke arbejde for at kurderne inddrages i fredsprocessen i genève ærlig talt det er da absurd da vi havde en situation hvor kobane var ved at falde

ikke støtte modstanden af frygt for den tyrkiske regering

den tyrkiske præsident erdogan nu har vi en situation hvor fredsforhandlingerne er i gang og så tør flertallet i folketinget ikke arbejde for at kurderne og andre sekulære grupper inkluderes i fredsforhandlingerne af frygt for præsident erdogan ærlig talt det er på tide at berøringsangsten over for den tyrkiske regering stopper for flertallet her i folketinget

af formanden for de syriske kurdere saleh muslim der besøgte udenrigsudvalget i folketinget hans budskab var klart han sagde vi

der gerne vil bekæmpe isil men vi mangler våben

lad os støtte dem det er det som enhedslisten foreslår det er det som enhedslisten

ja også hvis det er islamister i syrien

have nogen sikkerhed for om de her grupper i fremtiden vil angribe danmark

til grupper der senere hen kan finde på at angribe danmark

er så vigtigt at udenrigsministeren kommer herop og svarer på om han kan stå inde for de grupper som regeringen mener skal have luftstøtte fra danmark jeg synes det er dybt dybt bekymrende hvad regeringen her foreslår jeg frygter at det styrker de ekstreme kræfter og det er derfor vi fra enhedslistens side

er at vi undersøger og godkender de grupper vi arbejder sammen med det er for mig stærkere ord end de

undgå at arbejde sammen med islamistiske og ekstremistiske grupper vi ønsker at arbejde sammen med dem der har det samme mål som os

at isil skal fjernes

og fjerne assad

selvstændigt kan bede om luftstøtte

skal gå igennem koalitionen

hvis han mener det er en mission der ligger ud over det som danske luftstyrker skal deltage i

at samle den syriske opposition vi har fra

det syriske regime om at få det vi ønsker nemlig en transition hvor assad skal væk

den undersøgelses og godkendelsesprocedure der er i forhold til hvem det er der deltager tager vi her hul på en debat vi skal

at den øvrige del af oppositionen ikke ønsker en direkte deltagelse af nogle kurdiske grupper fordi ikke mener at de klart nok har taget afstand fra assad der er til gengæld kurdiske grupper ikke bare en men flere grupper med

de her grupper når

grupper vi arbejder sammen

hvordan det kommer til at gå med de tropper vi sender af sted har vi kontrol

de gidsler vi eventuelt kommer til at tage

ikke falder i hænderne på irakere

herre rené

og unge kvinder fra resten af verden

modvirke deres propaganda

uddanner folk på stedet til at fortælle hvordan livet virkelig er under isil jeg har ingen planer om at vi skal have et militært engagement andre steder

ikke hvorfor ministeren ikke fortæller hvad

er for nogle grupper ved ministeren danmarks

de her grupper der tales så meget om er

er godkendt og kontrolleret og ting og sager eller er det kun

for at nå frem til grupperne men når de ikke er valgt

christian juhls spørgsmål om hvem de er

ledelsesstruktur samarbejdsrelationer

acceptere at skulle følge krigens love og modtage undervisning i krigens love

ikke sige at jeg kender grupperingerne

udvidelsesproces er det altså nævnt flere gange både

her i folketingssalen

når de her ting engang er på plads sådan at folketinget kan gøre det her på et klart og afklaret grundlag

jeg og garanteret også dem der

har været med til at vedtage her i salen

så vil isil brede sig mere igen så vil isil have mulighed for

nu har en international koalition vist at de kan stoppes

de syriske kurdere og kristne og den alliance de

men på sin vis synes jeg at ministeren har svaret ministeren har svaret ved at repetere den tyrkiske side af sagen i kritikken

nemlig det den tyrkiske propagandatjeneste sender ud

kurderne i syrien kan man ikke stole på i kampen mod assad det er et rent tyrkisk argument det er et argument som ministeren her har videregivet og det er jo sådan set også en slags svar

til genève det vi står og behandler her i dag

et militært bidrag til at bekæmpe isil

fuldt ud at kurdere i den nordlige del af syrien har været nogle af de mest effektive styrker til at stoppe isil

nu siger udenrigsministeren så her at man ikke kan oplyse det fordi de slet ikke er blevet godkendt

blevet godkendt eller er det af hensyn til ønsket fra allierede at man ikke vil oplyse hvem de her andre

for at redegøre så nøje man kan inden for de fortrolighedsrammer der ligger i koalitionen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

på nogen måde ellers er der ikke adgang til at overvære debatterne her i folketingssalen

og ellers må jeg bede betjentene om at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

tiltrådt af et andet mindretal

det er vedtaget

som nu i fem år har lidt under denne ekstreme brutalitet og terror som især

danmark har fra starten af konflikten været aktiv for at hjælpe syrerne og andre civile i regionen få lande har ydet så relativt stor en indsats som danmark samtidig har vi fra starten af engageret os i kampen

at bekæmpe isil danmark bidrager substantielt

har gennemført til at skabe større stabilitet og fred i regionen beslutningen om det fortsatte danske engagement i irak og syrien

at bekæmpe isil er nu taget med netop vedtagelsen af beslutningsforslag b en hundrede og otte

danmark fortsat yde et solidt militært bidrag og vil også

til efteråret lancerer regeringen således et nyt dansk tre årig t stabiliseringsprogram til irak og syrien danmark vil inden for rammerne af det program blandt andet fortsætte støtten til de fn ledede forhandlinger der skal fremme en fredelig løsning på konflikten i syrien ligesom vi har gjort det hidtil det skyldes at konflikten i syrien ikke kun handler om isil den primære årsag til konflikten er i høj grad assadstyret som i to tusind og elleve slog voldeligt ned på fredelige folkelige protester siden har assadstyret bekæmpet den syriske befolkning med den største brutalitet og skabt en voldsspiral med tragiske konsekvenser for syrien og nabolandene

løsning på konflikten skal opnås gennem politiske forhandlinger fra regeringens side mener vi ligesom enhedslisten og alternativet at forhandlingerne kræver oprigtig og aktiv involvering fra alle relevante parter i konflikten især fra assadregimet og den syriske opposition den helt væsentlige pointe her er at det skal være syrerne selv der beslutter hvem der skal repræsentere dem ved forhandlingsbordet den bedste vej til at sikre en legitim og bæredygtig forhandlingsgruppe som kan levere de resultater vi alle sammen håber på

varig fred i syrien er at de selv vælger deres repræsentanter

også positivt at store dele af den syriske opposition

som skulle deltage i de kommende fredsforhandlinger under fns ledelse i den forbindelse noterede

at nogle kurdiske aktører faktisk indgår som medlemmer af oppositionens delegation

i den syriske oppositionsdelegation skyldes det bla

ikke ser pyd som en part der arbejder for de samme mål som dem pyd er heller ikke selv rykket nærmere til den syriske oppositionskoalition som er den internationalt anerkendte repræsentant for den syriske opposition faktisk ser vi gerne

er involveret i fredsforhandlingerne

der står for den beslutning vi kan ikke diktere dem noget

har i de seneste måneder forsøgt at blande sig i oppositionens delegation

ved at skubbe på for at indlemme pyd formelt i forhandlingerne en stor del af den øvrige opposition ser det som et forsøg på at skabe splid i oppositionen og dermed svække dens position under forhandlingerne

at gå andre landes ærinder ved at presse på for at inkludere enkeltgrupper i forhandlingerne

at støtte op om den overordnede fredsproces det gør vi bedst ved at støtte det arbejde som fns særlige udsending for syrien staffan de mistura udfører ved forhandlingerne danmark skal ikke besværliggøre denne proces derfor kan vi ikke støtte det beslutningsforslag

skal have lov at kunne være med i fredsforhandlingerne indtil nu har det været sådan at tyrkiet og saudi arabien har blokeret for at de kan være med

ganske rigtigt at de grupper i syrien som modtager

kræve at kurderne bliver holdt ude ellers

selvsagt ikke få støtten fra tyrkiet

er et krav fra fra den tyrkiske side spørgsmålet

at sekulære grupper der ønsker et demokratisk syrien i fremtiden skal have lov at være en del

også er repræsenteret i de her forhandlinger

i den tidligere debat var udenrigsministeren inde sådan og

at de støtter assad hvilket jeg virkelig ikke mener er tilfældet så

hos den ene eller den anden gruppe for jeg mener ikke det er vores opgave hverken fra dansk side eller fra noget andet lands side at blande sig i udvælgelsesprocessen

selv om det er syrerne og det er vi helt enige om der selv skal bestemme hvordan

at det kan se hullerne i osten

et fuldstændigt billede hvis vi antager at der er interesser til stede som ønsker at holde nogle ude er det ikke vores opgave når vi sender soldater derned at gøre det her så meningsfuldt som muligt

de huller i osten som parterne ikke selv

se på grund af eksterne aktører

angrebet af de andre oppositionsgrupper

til syrerne selv uden at have en mening og uden at presse på

den mening så har man jo sagt

i forhandlingerne i genève ledet af fn under staffan de mistura hvis ikke skal jeg gerne henvise til de svar

forskellige udvalgssammenhænge hvor vi har fortalt om den proces hvor man i

som ministeren kolporterer om

der skal bestemme hvem der skal repræsentere syrerne så mener jeg at det er noget de skal vælge selv og det er sådan

pædagogisk vil det være meget vanskeligt at få en aftale i stand mellem alle grupperne mener ministeren ikke at vi har en erfaring med i lasten første fredsforhandling endte forkert fordi vi udelukkede nogle anden fredsforhandling endte forkert fordi vi udelukkede nogle vi forlod irak

sådan måde at vi var med til at skabe et klima hvoraf der voksede en gruppe der hedder isil er det ikke på tide at vi

der går ud på at få fjernet isil

politiske forhandlinger om at lave en transition

at have frie valg om hvem der skal lede deres eget land

hundrede og forskellige grupperinger i de oversigter jeg har set de fleste af dem er dog undergrupperinger af andre

forskellige grupperinger naturligvis kan de ikke alle sammen forhandle det er derfor man har valgt en forhandlingsdelegation

at alle siger til sig selv vi må

ved siden af nogle vi ikke kan lide hvis vi skal have fred

og syrien er efter denne krig også mange ting efter min mening jeg tror ikke på ét samfund ét land med én ledelse

så havde jeg accepteret det

opponerer mod er enhedslistens idé om at enhedslisten og alternativet og gennem dem det danske folketing skal beslutte hvem der skal forhandle for syrerne

det synes jeg ikke er det samme som at mene at forhandlingskomiteens sammensætning er uproblematisk sådan som jeg har fået det oplyst deltager der for eksempel en islamistisk oprørsgruppe og i øvrigt jævnfør det forslag som vi sidder med

parti pyd ikke med

men det der er spørgsmålet er om det er legitimt at danmark selvstændigt begynder at blande sig i forhandlingskomiteens sammensætning det må efter socialdemokratiets opfattelse først og fremmest være den syriske opposition der skal beslutte hvem der skal indgå i deres forhandlingsdelegation og mon ikke det skader mere end det fremmer processen hvis alle mulige skal blande sig i forhandlingskomiteens sammensætning

personlige præferencer man nu har

støtte det forslag som ligger fordi vi ikke tror at det er en hjælp til

om at vi fra dansk side igennem eu og

fn og i forhold til vores alliancepartnere

at den her meget meget store og

er et parti der repræsenterer et meget stort område syrien bliver inkluderet i

fredsprocessen hvorfor mener

ordføreren ikke at det kan være fornuftigt

de steder vi har mulighed for det for at opmuntre til

åbne op for at de centrale

ikke enig i at hvis man skal forhandle en fred skal man jo have sin modstander

alt andet lige

været ganske ganske uhørt hvis man efter

holder vi lige stangen fordi

som man i givet fald bevæger sig ud i

stykke det sammen sådan at det er realistisk at der kan

ind og er med i konfliktløsning og tager det på os at det heller ikke er nemt men siger

tyrkiet holder nogle uden for det kunne være alle mulige andre

hvordan kan vi gå ind

gøre det her til et forslag hvor vi prøver at skabe så bred opbakning om fredsprocessen så vi

at vi skal stille de svære spørgsmål og sige hov mangler der ikke nogen

i skal tage dem med men vi synes der mangler

i min verden er der meget stor forskel på at sige

man ikke vil have med i nogle fredsforhandlinger

hvis man vil have alle med giver man plads til alle og

diskussionen råde hvis man siger at der er nogle man vil udelukke så har man jo allerede på forhånd sagt at det

sig det synes jeg er en underlig tilbagelænet holdning og jeg vil bare sige at i den her sag er det

socialdemokratiet der er fodslæbende og ikke proaktiv

beslutte hvem der der skal

at enhedslisten mener at de er klogere end alle andre og at verden ville blive fuldstændig fredelig hvis vi fik en verdensregering bestående af enhedslisten jeg frygter lidt den dag må jeg indrømme men men det skal ikke få os andre til at få den samme indstilling til at man kan overrule alle overalt og sige det

ved så meget bedre hvem der skal indgå i fredsforhandlingerne for at opnå et positivt resultat

et meget meget stort bidrag i kampen mod

og sådan

kunne vi vælge også at stille krav

ikke rigtig har kontrol med noget vi ikke rigtig kan forlange noget af jeg tænker at det er det samme som en militær operation men

nødt til at stille nogle krav og hvis ikke vi kan stille krav

her anbefaling og vi beslutningsforslaget selvfølgelig ønsker vi

skal komme overens med hinanden og hvis ikke de gør det

på at det nytter noget at vi kommer med nogle meget håndfaste forskrifter om hvordan det skal foregå og hvem der skal være med

at vi selvfølgelig vil skabe det bedst mulige fundament for freden bagefter

der er et meget problematisk element her

selvstyreområder i syrien

turkmenere forsøger

en ny struktur efter at have smidt assad

kan det virkelig være sådan at den tyrkiske regering skal slippe af sted med at diktere om danmark må arbejde for de her grupper eller ej eller kunne vi ikke fra folketingets dag sende et klart signal

det vil gøre den tyrkiske regering

bare overlade det til saudi arabien og tyrkiet at bestemme hvem der skal være

en irritation eller en vrede på tyrkiet giver os nogen ret

uenig jeg mener ikke at vi kan sætte andre menneskers

beslutningskraft ud af spil og

ikke kan gøre en forskel udenrigspolitisk

kan ændre alting i morgen men vi kan da arbejde for noget vi kan da have en holdning til hvem der bør være med hvorfor kan danmark ikke have en holdning til at sekulære grupper kan være med

man kan styre hele verden fra sin stol i folketinget der kan vi lige få styr

fordi man kan se at der er nogle problemer rundtomkring og at hvis man lige gør sådan og sådan

skal man nok få det ordnet så nemt er det ikke at fikse udenrigspolitik og vi

derfor hilser venstre også meget velkommen at fn leder fredsforhandlingerne med assadregimet

i venstre støtter vi op omkring at den syriske opposition er så bred og repræsentativ som muligt men dog uden at blande os i hvem der skal være med og hvem der ikke skal være med det er en meget kompleks konflikt og det skyldes nok også at så mange eksterne aktører

i beslutningsforslaget fra enhedslisten og alternativet foreslår de to partier at det demokratiske unionsparti også kaldet pyd

det kan man godt have en mening om i danmark men i venstre er vi ganske trygge ved at den syriske opposition har dette overblik der er to forhandlingsparter når vi taler den syriske fredsproces

det er vel i første omgang den syriske opposition der skal beslutte hvem de mener der skal repræsentere dem i forhandlingsdelegationen

derfor kan venstre ikke

som kan blive godkendt til at være vores partnere i den del af aktiviteterne som handler om en militær

består af rigtig rigtig mange forskellige grupper også grupper vi ikke ville røre med en ildtang og som ligger omkring isil minus fem ti procent ville det ikke være en god idé at danmark som en meget aktiv del af den krigsmæssige del

gøre sig et par tanker om den politiske eller fredsmæssige del af løsningen i stedet for bare

jeg synes også jeg hørte enhedslisten bruge den argumentation under den forrige debat vi havde

løses af kræfterne selv i syrien og hvis det er den forhandlingsdelegation man er blevet enige om og som man har sendt til forhandlingsbordet

give gode råd og være med til at fremme en proces hvor der kan ligge en reel bæredygtig og holdbar fredsaftale i stedet for

argumenter der er blevet fremført indtil nu

udenrigsministeren og andre ordførere om at danmark selvfølgelig ikke nu skal gå ind og blande sig i sammensætningen af

der skal føre fredsforhandlinger i syrien det er en sag

hvordan danmark arbejder i flere spor og er åben over for at de der har mulighed for at komme

med det her beslutningsforslag

en dansk påvirkning af processen også på konfliktmæglingen og fredsskabelsen altså det ikkemilitære

synes vi vi skal følges op af noget konkret at der kommer nogle politiske bemærkninger fra danmark om hvad vi forventer når vi deltager i en krig vi forventer at der kommer en afslutning på krigen

der er nødvendige at høre bliver hørt og hvis vi så kan se at der er nogle steder

medaktører i denne militære indsats at sige det er ikke godt nok vi har ingen naiv tro på at vi kan bestemme at der er aktører

om at alle vi mener skal høres

nogen der lyttede til det men

jeg håber at vi i det efterfølgende kan få en fornyet debat om hvordan vi går ind og skaber

på den her fredsproces uden at tro at vi kan bestemme den men skaber et fornuftigt pres

vi får alle huller i osten lukket til og vi får alle med

så vi ikke allerede før vi går i gang med en fredsproces har ødelagt det fra start ved at der er grupper der er meget meget væsentlige der bliver holdt ude og som når vi engang forhåbentlig

kommer til at stå og kigge skuffede og uden at være blevet hørt og måske være det nye is eller den nye terrororganisation så jeg glæder mig til

med sin egen dynamik og i fem år har fn og verdenssamfundet forsøgt at samle parterne omkring et bord har tigget og bedt om at de forskellige parter ville sætte sig ved et bord og indlede reelle fredsforhandlinger og alle der har fulgt den proces i de sidste fem år ved hvor helt utrolig svært det har været af rigtig mange grunde en af grundene er at ufattelig mange regionale stormagter blander sig på kryds og tværs og op og ned hele tiden i hvem der skal repræsentere hvem hvornår og hvor meget nu er det så for første gang

i samarbejde med gode kræfter at få samlet parterne om en meget meget svær forhandlingssituation

balancerer

jeg skal le eller græde ved tanken om at der er partier i det her folketing der i ramme alvor mener

og gå ind i det lokale

en skrøbelig balance etableret og afsindig vanskelige forhandlinger

med et papir om at der er nogle helt særlige grupperinger som man mener både blandt de kurdiske blandt de sunnimuslimske

balance i det her og det er ikke

skønt ligesom krigen i syrien ikke er det men det er det der har været muligt for måske verdens dygtigste forhandler staffan de mistura at få gjort gældende jeg synes simpelt hen ikke det giver mening at vi skal debattere hvorvidt danmark skal gå ned lige nu og forstyrre den proces som jeg er sikker på vi alle sammen beder til

altså hvad forventer de radikale at der vil ske

enige med regimet om at de nu vil nedkæmpe de grupper som danmark lige har besluttet at give luftstøtte

hvad skal man så gøre skal de grupper acceptere på ingen måde at være en del

hvis vi vil have et levedygtigt fremtidigt fredeligt og stabilt syrien så bliver vi nødt til at arbejde for at de grupper ikke mindst de sekulære grupper får lov at være med i fredsprocessen

den historie kurderne har men jeg tror bare at hvis det skal føre til fred i syrien skal alle etniske grupperinger

den kurdiske sag som sådan

måske overveje det men det vi snakker om her er at der pågår nogle afsindigt svære forhandlinger

nogle sunnimuslimske repræsentanter og nogle shiamuslimske repræsentanter

at det muliges kunst er og det har jeg respekt for og tillid til

det er da lige præcis en sekterisk politik hvor man insisterer på at det udelukkende må være sunniislamistiske grupper der må repræsentere oprørerne og jeg kan ganske enkelt ikke forstå at vi fra dansk side

og arbejde for at sekulære grupper kan blive en del af forhandlingerne og jeg tror ikke at det kommer til at føre til fred i syrien

jeg havde forestillet mig hvis vi rent faktisk kan gå ned og forstyrre den proces ved at vedtage noget sådant

danmark vil presse på for at alle parter bliver hørt så kan vi ændre formuleringen i beslutningsforslaget og så synes jeg da godt nok

hvis vi kan få den stemme har jeg så stor tillid til vores udenrigsminister at den stemme nok skal blive brugt uden at fornærme nogen men netop bare til at motivere til at det her problem vil vi gerne have løst

der jeg gerne vil have at folketinget siger

at leve inde i syrien og for at fremme alle demokratiske grupper

som alternativet og enhedslisten gerne vil fremme men alle de forskellige grupperinger

vi gør en kæmpe forskel men efter min allerallerbedste overbevisning

ikke ved at gå ned og begynde

advokere imod den fredsproces der endelig finder sted dernede at danmark

og modigt sige at

og derfor jeg slet ikke forstå argumentet om at her skal man passe lidt på

vi alle sammen synes er så vigtig og det

det arbejde vi gerne vil fortsætte og være med til at støtte

en god og positiv ting at der er så store og centrale grupper

som er ekskluderet af fredsprocessen på nuværende tidspunkt

frem og tilbage og det kunne blive en meget meget langt aften i folketinget hvis vi skulle gennemgå

stillede sig op i en stor sal og en hånden op til fred

to år at samle bare den her gruppe og ja den er ikke perfekt og processen er jo desværre alt andet end perfekt alle vi andre kunne da godt ønske os en helt helt anden proces

som helst ved det endsige gøre en positiv forskel

og det kan jo være at det er grunden omvendt har de ydet en heroisk indsats omkring kobane

selvfølgelig skal de kurdiske grupper som helhed repræsenteres både nu under forhandlingerne

i den løsning der forhåbentlig kommer i syrien men om enkelte grupper bør deltage eller ikke deltage

det tror jeg nu er åbenbart for alle der følger lidt med i hvad

syrien og hvordan man kan få en proces op at stå det er en meget central aktør i hele konflikten også i kampen mod islamisk stat i det kurdiske område

det særdeles uklogt at

såvel som det var uklogt at iran heller ikke var med

så også sige er det her et emne der er egnet

beslutningsforslag er det egnet til at sidde stemme om det her i folketingssalen det synes jeg altså ikke rigtig det er det må jeg så

at danmark hjælper til at styrke fredsforhandlingerne i syrien ved at arbejde for vi ved godt at

indflydelse på hvordan sammensætningen af de her delegationer

nævnte at iran skulle med det var ikke noget som jeg kunne sikre på nogen måde det kan regeringen heller ikke

jo meningsløst

at arbejde for hvad betyder det at arbejde for betyder det at der skal udsendes

en en pressemeddelelse om at man mener sådan og sådan er det en holdning eller en mening man skal

skal man tage som herre martin lidegaard siger ned til genève og så sparke døren op

havde lavet et samråd eller et § tyve spørgsmål

hvad vi gør til sidst ved jeg såmænd ikke jeg vil tro at vi stemmer for fordi vi jo

hjælper til at styrke fredsforhandlingerne i syrien ved at arbejde for inddragelse af sekulære grupper herunder det demokratiske

vi med sikkerhed får gjort det her vi kunne bare godt tænke os en holdningstilkendegivelse som jeg synes er enormt vigtig i forhold til at vi tør sige at når vi nu går ind militært hvad er det så der er vores hensigt hvad mener vi er det rigtige dermed ikke sagt at vi forventer at få det igennem men jeg synes da at det kunne være rart at vide også når vi går ud og fortæller om hvorfor det er at det bliver stemt igennem i folketinget at det er

vi mener at vi kan gå ud i verden og sige at vi skal have et bredt

vi

fra dansk side have en udenrigspolitisk holdning og man kan agere på den man kan forsøge at samle ligesindede lande det er mig fuldstændig uforståeligt at herre holger k nielsen ikke ikke som tidligere

det her tilfælde men jeg kunne godt tænke mig at spørge herre holger k nielsen

når man læser forsiden

syrien overvejer at åbne en repræsentation i danmark tror herre holger k nielsen så at det her forslag hvis det vedtages og regeringen begynder at arbejde for det

kan man da give udtryk for sin holdning forskellige steder men vi skal da have mere klart at vide hvad det er

man skal sige og hvor man skal sige det som sagt

sag i

ikke noget der diskuteres der på den måde

jeg tror såmænd også at vi stemmer for

også lægger op til selvfølgelig kan danmark da agere udenrigspolitisk og ja det ville da være ganske kontroversielt men det er da noget vi kan beslutte så jeg håber meget at sf vil bakke op og bruge det udenrigspolitiske værktøj det selvfølgelig også er at danmark kan arbejde for at nogle bliver inkluderet

man sætte himmel og jord i bevægelse eller

indkalde til topmøde i eu eller hvad er det man skal et

det er meget meget abstrakt og meget uklart hvad det er

man mener det synes jeg er fint

jeg opfatter det

skal nemlig bekæmpes og så er der den anden del som er syriens fremtid generelt assadregimet og assads

pest og at assad er kolera og så længe de er der vil der ikke være fred i syrien men i forhold til assad foregår

januar måned og der

at vi skal overlade det til mistura

forhandlingerne i genève han har eksempelvis tidligere inviteret nogle jeg ikke bryder mig om men det har jeg ikke blandet mig

beslutningsforslag om at fjerne dem fra forhandlingerne

den islamiske hær det skal vi overlade til mistura for det er

afbrydes

pyd

amerikanerne har ønsket at de skulle være med men man vil ikke provokere tyrkiet

spørgsmålet er nu om folketinget skal lade være

provokere tyrkiet eller om vi reelt skulle arbejde for

en holdning til det ligesom vi har en holdning til om assad må være med og om iran må være med

jeg også ved det konservative folkeparti har ment en masse ting om hvorfor ikke tage aktivt

ikke afvise vil ske på et tidspunkt men vi skal ikke gå ind og overrule mistura

forhandlingssamarbejde det er ikke vores opgave

valgte de ikke at være en del af den generelle opposition

havde været med i starten havde assad måske ikke

oppositionen og det har ikke kun provokeret tyrkiet men også andre oppositionsgrupper der anklager dem for at samarbejde med

som herre naser khader ganske rigtigt siger

kan komme med på et tidspunkt hvordan kommer de med på et tidspunkt

er en politisk proces hvor nogen presser på

de kan være med

bare godt høre fra de konservative

herre naser khader der går så meget op i at finde en demokratisk løsning

at der kan være fornuft i at inddrage dem på et tidspunkt men jeg vil ikke gå ind og blande mig i misturas arbejde det skal vi overlade til ham hvis han i morgen beslutter sig for at de skal inddrages så er det det det skal vi overlade til ham han er en dygtig forhandler

tvivl om at amerikanerne faktisk ønsker at de skal med men man accepterer at det er tyrkernes røde linje spørgsmålet er

om danmark skal have en holdning til det

det som vi foreslår at danmark skal

stilling og prøve

positivt at påvirke de skrøbelige fredsforhandlinger i genève i håb om at der kan findes en løsning på den blodige syriske borgerkrig

grupper ude af fredsforhandlingerne det skyldes ikke mindst at man frygter

vi ser at arabere kurdere kristne og turkmenere samler sig og har etableret et selvstyreområde i den nordlige og den nordøstlige del

etnicitet og religiøse skel og man prøver også at få inkluderet

man gør nogle ting som er i fuldstændig diametral modsætning til det som isil foretager sig og til den undertrykkelse den sekterisme som

en del af fredsprocessen

afgørende at de moderate og sekulære dele af oprøret får lov

kræfter som vil tale for de samme værdier om kvindefrigørelse og respekt for minoriteter som flertallet her i folketinget ønsker det vil også være repræsentanter for de største oprørsgrupper de her oprørsgrupper som lige nu holdes ude af tyrkiet repræsenterer jo flere mænd og kvinder under våben i deres væbnede styrker end nogen andre oprørsgrupper gør i syrien de kontrollerer større områder i syrien end nogen

andre grupper gør

da fuldstændig absurd at forestille sig at man kan få

varig fred i syrien hvis de største oprørsgrupper holdes ude af fredsforhandlingerne

fundet på den dårlige undskyldning for ikke at stemme for forslaget at det slet ikke noget som folketinget bør beskæftige sig med

skal drøftes her i folketingssalen

fuldstændig uforstående over for at tidligere udenrigsministre for danmark kan bruge så dårlige argumenter

at vi havde en situation hvor det var fuldstændig naturligt at danmark og vesten selvfølgelig støttede at sekulære dele

vedtages det her forslag går danmark stik imod den tyrkiske regering stik imod den regering som man lige nu bøjer nakken over for for at undgå at der kommer flygtninge til europa danmark usa og eu har indtil nu bøjet sig for kravene fra den tyrkiske regering om at holde moderate oprørsgrupper ude af forhandlingerne

det skræmmer regeringen i ankara at der er religiøse og etniske grupper som kan samle sig og kræve lige rettigheder hvorfor skræmmer det i ankara

skete i tyrkiet ville der ske det samme som skete

i juni og så ville erdogan miste sit flertal ærlig talt

hvis vi skal have fred hvis vi skal have stabilitet i mellemøsten så får vi det altså ikke hvis vi støtter undertrykkende regimer frem for lokale sekulære og demokratiske

rigtig glade for at alternativet har bakket op om

foregå ved at man henvender sig til fns forhandler

arbejder med oprørsgrupperne i syrien men indtil nu ikke har villet røre de grupper som tyrkiet ikke kan lide med en ildtang

selvfølgelig skal de her sekulære grupper da være en del af forhandlingerne det er ikke særlig svært

både i koalitionsregi og bilateralt og i fn og i alle andre

forsamlinger hvor det vil give mening rejse det her spørgsmål man kan samle en kreds af ligesindede lande og arbejde for det

ingen tvivl om at hvis danmark begyndte at gøre

og det ved herre martin lidegaard godt og det ved herre holger k nielsen godt og det ved vores udenrigsminister godt

nogle demokratiske kræfter som ønsker at se

fra etniske og religiøse skel som ønsker at samle sig i en kamp mod isil og assad og

glade der er ingen tvivl om at de her to despotiske islamister ikke synes det er godt hvis sekulære demokrater får lov til at være en del af beslutningerne om

hvis ikke vi gør det så ja det her forslag er dybt kontroversielt det er ikke fordi

underligt eller sært at diskutere vi har i udenrigspolitisk nævn

folketingets forskellige udvalg og i folketinget selvfølgelig løbende diskuteret processen i syrien vi har haft en holdning til om assad skulle være en del af fredsprocessen vi har haft en holdning til om iran skulle være en del af fredsprocessen og selvfølgelig kan vi også have en holdning til om pyd

kom med nogle bedre undskyldninger det som vi tager stilling til i dag er om vi vil gøre noget aktivt for at styrke fredsprocessen så

kan blive varig så den kan blive holdbar og så nogle sekulære grupper kan blive inddraget og ærlig talt det burde vi ikke stå og diskutere her i folketingssalen i dag det burde være banalt det burde være logisk det er det desværre ikke men jeg håber det en dag kan blive officiel

ikke bare kobane men i det

syrien og irak hvor vi har trængt isil tilbage

sikre vand strøm og fornødenheder

de nordirakiske peshmergastyrker om at kunne sikre stabilitet og ro i de byer der er blevet befriet fra isil derfor deler

nemlig at vi også skal tage ansvar for at genopbygge og sikre stabile forhold i de dele der bliver befriet fra isil

ikke finansiere det ved at undlade at vedtage b

støtter jeg intentionen bag

da danmark tidligere

pludselig blev stoppet fordi de ikke kunne få lov at krydse grænsen

få lov at komme ind over den tyrkiske grænse for at rydde miner inde i kobane

har fortalt folketinget det er derfor det her forslag er relevant for vi har desværre en situation hvor der er befriet områder inde i syrien hvor hundrede tusinder af flygtninge og hundrede tusinder af civile gerne vil genopbygge deres land men ikke kan få lov til det af den tyrkiske regering

kurdiske områder i syrien der er situationen nu

i hundredtusindvis af flygtninge er vendt tilbage til

basale lægehjælp og så videre

men jeg har det lidt mærkeligt med at vi fra folketingets side skal vælge at sige at det lige præcis én by i stedet for at vurdering af

vil hjælpe der

områder som i den grad trænger til hjælp og

vi fra dansk side kunne være med til at gøre en indsats vil ministeren ligesom bekræfte at

der var en mulighed for ikke at bruge militær

hvor der også er inddraget noget humanitært kan udenrigsministeren

et størrelsesforhold hvor en tredjedel

midler der bliver brugt bliver brugt på humanitær

det tredobbelte bliver brugt på militærindsats er det korrekt

fordi det er vigtigt at have fokus på at der er et meget stort behov for genopbygning og humanitær hjælp i syrien der er ingen tvivl om

militære indsats mod isil i syrien ikke kan stå alene den skal selvfølgelig følges op af såvel humanitær hjælp som støtte til genopbygning danmark støtter allerede blandt andet

sundhed el fødevaresikkerhed og fjernelse af affald og danske nødhjælpsorganisationer og organisationer i det hele taget er allerede involveret i at hjælpe

i det nordlige centrale og sydlige syrien

optrappe indsatsen

ikke nok at kunne vinde krigen det er også vigtigt at vinde freden

fornuftigt nok men forslaget er uigennemtænkt kynisk og ubegavet af en række andre grunde forslaget sigter eksplicit på kobane der er ingen tvivl om at der er behov for hjælp der men i bemærkningerne til forslaget beskrives det også at for eksempel to

seks millioner mennesker er internt fordrevne at fire millioner mennesker er flygtet og at tretten millioner mennesker har behov for humanitær hjælp

i den situation er det altså uigennemtænkt at foreslå at vi her på christiansborg skal udvælge os vores egne yndlingsområder i det her tilfælde kobane og styre hjælpen derhen uden hensyn til om det også

klogt at planlægge hjælpen i samarbejde med lokale partnere som kender de forskellige områder og har den nødvendige og relevante kapacitet

at planlægge hjælpen frem for at det sker fra proviantgården eller ridebanefløjen her på christiansborg når forslaget så i det inferno af behov der er dykker ned og peger på kobane så bliver det kynisk når man læser forslagsstillernes begrundelse

og jeg citerer befrielsen af kobane var en vigtig sejr

af området vil slå søm i denne sejr så hjælpen og indsatsen begrundes ikke længere med et behov for at lindre menneskelig lidelse men skal bruges i propagandaøjemed tak for kaffe socialdemokratiet foretrækker så klart at vi hjælper sammen med internationale organisationer og andre lande så der sker en helhedsindsats med større gennemslagskraft mere end så meget andet er syrien kendetegnet ved

behov for internationalt samarbejde endelig synes jeg at forslaget er ubegavet finansieret fordi pengene skal tages fra den militære indsats mod isil

mod isil kan ikke vindes

gode mod dyr det kræver en militær indsats

den bombning der er sket i forbindelse med lige præcis

med al tydelighed at det her

et spørgsmål om humanitær

vurderede at det var nødvendigt at sende minerydningsudstyr

af kort tid på grund af at tyrkiet

det her er desværre bare ét eksempel på at genopbygningsmaterialer

mineryddere bliver holdt tilbage fra kobane

i de kurdiske områder og det gør det jo til et politisk problem

socialdemokraterne kan selvfølgelig ikke støtte finansieringen men ville i kunne støtte at vi fra dansk side politisk prøvede at gøre noget ved det her sådan at der også kunne komme nødhjælp frem til de her områder

har når tyrkiet holder grænsen lukket så spørgsmålet er jo om vi politisk vil hjælpe eksempelvis

at få deres mineryddere frem som vi én gang har besluttet skal af sted

noget

er helt sikker på at masser af organisationer vil mene at der er et meget stort behov for humanitær hjælp i kobaneområdet fordi hundredtusindvis af flygtninge

er det her store humanitære behov

er der kommer humanitær hjælp og hjælp til genopbygning frem til kobane og til andre områder i syrien

og beslutter hvor det er hjælpen skal styres hen uafhængigt af hvordan behovene er uafhængigt af mulighederne for at få hjælpen frem og uafhængigt af alle de andre faktorer der

bemærkningerne at det er en

begrundelse og så kommer der et eksempel som er kobane og alene kobane

tale om nødhjælp humanitær genopbygning og civil infrastruktur

af mange områder hele debatten i dag har gået på at det er for ukonkret når vi kommer med bud på

jeg bare bede ordføreren om

vi kommet langt det her har intet at gøre med et specifikt sted det er et eksempel på et sted hvor der i den grad er brug for det og hvor der er nogle politiske hindringer for at man kan gå ind og gøre det vi ønsker

en en hundrede og otte

kan beslutningsforslaget jo ikke fortsætte i sin nuværende facon

positivt på at man vil genopbygge syrien og vi foreslår en alternativ

finansiering vi foreslår at

opspares i asylsystemet ved at sørge for at få hjemsendt syriske flygtninge

huset i i nærområderne med henblik på at komme tilbage til syrien når det er muligt

nedbragt omkostningerne på

asylområdet svarende til beløbet her

brugt én gang til en

irak og syrien hvilket vi absolut støtter og vi mener ikke at det er ansvarligt at bruge de samme penge flere gange men når vi har sparet tilstrækkeligt på at

et lignende forslag igen så vi kan ikke støtte forslaget som det

der bliver fremsat når man har nedbragt

vi kan bruge til noget men jeg håber da at dansk folkeparti vil gå ind i de her forhandlinger med et åbent sind

i befriede områder i syrien hvor man har fået smidt assad og isil på porten

i syrien og gøre det muligt for flygtninge

lige præcis den højt besungne hjælp i nærområderne som vi rigtig tit taler om så jeg håber at vi

som vi desværre for øjeblikket har på asylområdet for at få

er det nødvendigt at få noget lovgivning på plads

venter jeg så at enhedslisten vil støtte os med for eksempel en permanent grænsekontrol så det bliver muligt at asylbehandle på grænsen og så vi dermed kan spare en lang række udgifter til en unødvendig asylbehandling i danmark når omkostningerne på det område er nedbragt tilstrækkeligt kan vi se positivt på et nyt forslag fra

vender hundredtusindvis af flygtninge tilbage

men i at det simpelt hen ikke er muligt fordi der ingenting er der er ikke huse der er ikke skoler der er ikke hospitaler der er ikke arbejde

løft med genopbygning så folk faktisk får mulighed for at blive

til syrien vi har nogle rammer som vi har bestemt på forhånd og hvis man vil gå ud over dem

man nødt til at finde en anden form for finansiering og der er det

vi kan spare noget på

det er noget som vi går meget op i og som vi synes er meget meget vigtigt vi vil også gerne hjemsende

omkostninger vi sparer ved at sørge for at syriske flygtninge får behandlet deres sager i nærområdet og

bruge til at at hjælpe med til en genopbygning i

syrien i stedet for blot at øge vores ulandsbistand som jeg ikke mener at vores

når i forsvarer jeres egne områder mod is når det lykkedes at få en sejr og få smidt i is på porten så kommer vi faktisk også og hjælper med genopbygningen af den by sådan at folk har mulighed for at rykke tilbage

må vi finde pengene et andet sted og der er et oplagt område der er udgifterne på

med med det område der skal genopbygges

spørgsmål om hvor man kan og vil finde finansieringen og der vil jeg meget gerne se enhedslisten støtte

få indført den nødvendige lovgivning sådan at vi kan få nedbragt de kolossale omkostninger vi har på asylområdet så kunne der måske findes en finansiering til

krisen i syrien målt i forhold til vores indbyggertal men i venstre er vi uenige i at genopbygningen kan påbegyndes allerede nu vi må afvente en fredsaftale ligesom genopbygningen skal koordineres og løftes i fællesskab af hele det internationale samfund det ville ikke være hensigtsmæssigt at vi fra dansk side skulle øremærke bistand til genopbygningen i et bestemt område det er også vigtigt at notere sig at kampene stadig væk bølger frem og tilbage og at fysisk sikkerhed er en forudsætning for at genopbygningsarbejdet kan påbegyndes danmark støtter allerede i dag det humanitære arbejde gennem flere af de landskendte organisationer men det er en stor udfordring at arbejde i en krigszone der skal være en høj grad af sikkerhed såfremt hjælpen

som er enige med venstre i at

at danske mineryddere ikke kan komme frem

de vil rigtig rigtig gerne have det ikke fordi problemet ikke er der ikke fordi vi ikke selv ønsker at de skal frem men ene og alene fordi den tyrkiske regering ikke lader dem komme frem så man kan få

tvivl om at når vi står med et fuldstændig ødelagt land

både inden for syriens grænser men også uden for syriens grænser så er der en en humanitær opgave af dimensioner

grænse på den anden side og der har vi ønsket at sende

folk kan få ryddet minerne væk fra deres huse

kan begynde at genopbygge deres huse skal vi virkelig finde os i at bidrag vi sender af sted her fra danmark ikke får lov at komme ned og gøre en forskel i befriede

jo have været i dialog med sig selv og fundet ud af at

foretager støtter og fremmer en genopbygning

andre har sagt at det er folketinget der bør nå frem til præcis hvor

spor med genopbygning og at vi sådan set bruger betydelig flere midler til den del af det end vi gør

detaljen om at pengene er brugt i dag behøver jeg ikke gentage det afmonterer jo sådan set forslaget her

finde andre veje kunne tyde på et spændende udvalgsarbejde

at hjælpe i nærområder og det fremmes ved at der bliver en genopbygningsmulighed det fremmer faktisk muligheden for at hjælpe i nærområderne så det er vi sådan set med på at se på

vil indgå i en forhandling

se præcis hvor det skal

jeg accepterer fuldt ud at partierne

se noget andet at arbejde videre med jeg har noteret mig at flere synes at kobane er blevet nævnt for kraftigt at det

at nævne kobane specifikt og opridse

været er netop at gøre det håndfast og forståeligt

styrke en destabiliseret region og kunne styrke indsatsen mod terror ved at opbygge massivt og sikre at alle omstændigheder er til stede

pointere det endnu skarpere jeg er tryg ved at udenrigsministeren og og folketinget generelt alle

gerne vil bakke op om det der egentlig er essensen af det her forslag meningen var at det skulle finansieres med de midler der bliver brugt militære indsats det er ikke længere muligt så fra

er det her alternativ

man kunne sætte ind derved og derfor vises der eksempler på lige præcis hvor der er behov og hvad der er behov for her

eksemplet så kobane ligesom vi tidligere

nogle som vi i mange henseender mener bliver overset i fredsprocessen og her mener vi at kobane er et rigtig godt eksempel på noget man kunne gøre endnu bedre og mere ved

er blevet nævnt alle andre

været lige så gode men det er meget højaktuelle eksempler så vi tager det videre til udvalgsarbejdet måske i et andet beslutningsforslag på et senere tidspunkt men men håber at folk vil se på det positive i det

at give mere humanitær støtte til syrien det går vi ind for i radikale venstre vi har kæmpet for

højere bistand og højere humanitær støtte og det vil vi

så hvis det er det set ligger i det her forslag

prøver at øge den humanitære støtte og nu håber jeg at forslagsstillerne vil lytte til

men så håber jeg at

vil sige ligesom herre rené gade lige har gjort at det er rigtigt forstået at det her

er et spørgsmål om at øge den generelle humanitære støtte til syrien for så er vi

men fra radikal side vil vi gerne være med til at lægge pres på at øge den humanitære støtte til syrien generelt det er der virkelig brug for

allerede brugt cirka tre gange flere midler på det end på det militære men vi så da gerne

os endelig gøre det men så synes jeg bare for

godt få et lidt andet indtryk når man hører enhedslistens spørgsmål i dag

rené gade er selvfølgelig lige så fuldt ud repræsentant for forslagsstillerne som enhedslisten er

bekræfte at det her er et generelt ønske om humanitær bistand

tage enkelte etniske grupper eller byer ud og

det synes vi er lidt svært vi ser gerne at det er en helhedsindsats i syrien og derfor vil vi lægge stor vægt på det

får ordet om

at rydde miner i kobane og siden da har vi jo været til grin for vores egne penge fordi den tyrkiske regering ikke har ladet de her mineryddere komme ind

er et humanitært spørgsmål hvor vi selvfølgelig vil støtte enhver form for humanitær

komme ind i syrien men det er også et politisk spørgsmål i forhold til nogle specifikke områder

lidt polemisk at det ikke skal være sekterisk

særkendet i de områder som er de kurdisk kontrollerede områder at man ikke fører en sekterisk politik men at man inkluderer alle befolkningsgrupper

martin lidegaard er når vi nu kan se at vi har været til grin for vores egne penge i forhold til minerydning kunne de radikale så ikke fremadrettet være med på at vi prøvede se på hvordan vi også kan få humanitær hjælp ind i de her områder ligesom vi selvfølgelig også skal prøve på at få det i andre dele

helt imod det bortset fra til kurderne når man har en stor fn forhandling skal man jo støtte fn og ikke gå ind og ødelægge forhandlingen der

det handler om kurderne og her kan man få lidt den samme fornemmelse

og alle de etniske grupperinger der er i syrien

finde de ekstra bevillinger og en finansiering af det og det er da positivt for forslagsstillerne

være med til at støtte genopbygning

handler om

og derfor fremhæver vi det også

at

for at sikre at der kan komme hjælp

kurderne i kobane med støtte fra luften

gøre for at forbedre situationen på jorden så man kan få

der er sikkerhedsproblemer jeg er ikke helt up to date på præcis hvori de sikkerhedsproblemer består

er enig i at det er væsentligt at vi får nødhjælpen frem til kobane og at vi kan lave genopbygningsarbejde

at hjælpe generelt i syrien og

for en anden finansiering det vil så sige

fuldstændig rigtigt set i det her forslag fra enhedslisten og alternativet spørgsmålet er så hvad det konkret betyder

synes jeg det var interessant hvad herre rené gade

er jo også en af forslagsstillerne og han lagde meget stor vægt på at det

forslaget med god vilje vil

har man ikke så god vilje kan man også godt læse det sådan at det stort set kun er kobane der skal

er et problem ved det her forslag og jeg forstår

hvis man ligesom havde sagt det her er humanitær hjælp til syrien

de har gjort en kæmpe indsats dernede men

vil fortolke det fremadrettet det går jeg ud fra at vi kan få

de der

er tilgangen til det

også fordi der bliver ført en

andre steder i syrien der også er derfor forstår jeg simpelt hen ikke hvorfor man ikke vil tage som udgangspunkt

er syrien der skal have humanitær hjælp i stedet for krig

komme ind og lave genopbygning i

grunden til at det ikke er tilfældet er at tyrkiet forhindrer

sådan at vi kan få sat effektivt ind

de bekæmper kurderne på i stedet for at bekæmpe islamisk stat

kritisere kraftigere end man har gjort

handler om syrien det handler om at hele syrien skal have en genopbygning går jeg ud fra det handler om at vi i

er holdt op det kan være homs

der har fn jo mulighed for at komme frem fordi fn agerer i de regimekontrollerede områder fn agerer desværre ikke i de befriede områder omkring

der er det så bare at vi prøver at tage fat om den problematik kunne danmark ikke bidrage

vi er meget åbne over for at vi generelt kan øge den humanitære bistand

at vi bliver nødt til at tage fat om den politiske udfordring der

og andre steder hvor det er oprørere der har befriet områderne men hvor man ikke kan få hjælpen frem

ved med at hænge fast i lige det

optaget af at der kommer en humanitær hjælp ind

så kommer de jo aldrig frem og så har vi nogle store områder

genopbygge deres byer men ikke kan få lov til det jeg tror sagtens at vi i udvalget kan finde en mindelig løsning

selvfølgelig arbejder for at få genopbygningshjælp og humanitær hjælp øget generelt men selvfølgelig også tager fat om de områder hvor der lige nu er det problem at det slet ikke kommer

det muligt at genopbygge lave en humanitær genopbygning i de befriede områder hvor assad og isil er jaget på flugt desværre er det ikke muligt alle steder i syrien i dag hvor moderate oprørere

at befri områderne desværre har vi en situation hvor der er store områder som kontrolleres af moderate oprørskræfter

humanitær nødhjælp som ikke får humanitær genopbygningsmaterialer

der gerne vil hjælpe dem eksempelvis

der gerne vil sende minerydningsudstyr af sted til kobane men ikke kan få lov til det fordi den tyrkiske regering blokerer grænsen

så vi har en situation hvor danmark kan gøre en forskel hvis vi faktisk får nødhjælpen frem i de her områder ja det er klart

forslagsstillernes side gerne vil genopbygge hele syrien men for enhedslistens

må jeg også sige klart at

stadig ligger i ruiner har vi også et problem hvis vi forestiller os at vi lige nu alle sammen sad inde i raqqa og drøftede om vi skulle gøre modstand mod islamisk stat og vi så kunne se frem til den dag hvor vi havde taget en meget meget hård og

kamp og vores huse og vores hjem var

ville være en hel del iblandt os der ville sige

at diskutere hvordan

de byer som har stået op imod isil det har man i kobane mere end tohundredetusind af byens indbyggere er nu vendt tilbage

genopbygge deres huse de kan ikke få genopbygningsmaterialer

den tyrkiske grænse som det har været drøftet tidligere her i salen

vi faktisk har drøftet tidligere vi havde en forespørgselsdebat indkaldt af enhedslisten der førte til at den tidligere regering

ikke har kunnet komme frem siden slutningen af to tusind og femten fordi tyrkiet lukkede

ganske enkelt absurd vi drøfter tit problemerne med at tyrkiet holder grænsen åben for fremmede krigere

olieeksport ud af is kontrollerede områder men lige præcis her kan dansk minerydningsudstyr ikke komme ind til områder som er befriet af moderate oprørere store dele af det nordlige og nordøstlige syrien er heldigvis befriede områder hvor sekulære oprørere har jaget isil og assad på flugt det er områder som huser millioner af civile

man meget gerne vil hjælpe flygtninge fra andre dele af syrien

meget gerne gøre det muligt for civilbefolkningen at blive

gøre det muligt for flygtninge at vende tilbage og bygge en fremtid jeg mener at danmark bør støtte den humanitære genopbygning og mener det er på tide at der sættes handling bag den megen snak om hjælp i nærområderne det mener vi fra enhedslistens side selvfølgelig skal gøres i

det skal ske i andre dele af syrien det vil jo ikke alene betyde at der er færre mennesker der tvinges på flugt mod europa

at det kan betale sig at kæmpe imod isil

bliver ødelagt fordi man kæmper mod isil

blive genopbygget efter befrielsen jeg synes det er positivt at udenrigsministeren har meldt ud at den humanitære indsats skal styrkes jeg synes det er positivt at der fra en lang række partier i folketinget i dag har været positive tilkendegivelser man gerne vil øge den humanitære bistand og snakke om hvordan vi kan hjælpe bedre i nærområderne problemet er jo bare at der er store dele af de befriede områder i syrien som kontrolleres af moderate kræfter som ikke har modtaget støtte fra danmark

muligt for mennesker også i områder der kontrolleres af moderate sekulære oprørere

hjælpe dem til at skabe en situation hvor deres befolkning ikke tvinges på flugt

jeg ser frem til forhandlingerne i udvalget

glad for at der har været positive tilbagemeldinger i forhold til at gå ind i forhandlingerne med et åbent sind fra både sf

de radikale og jeg håber at der er andre partier der i processen vil melde positivt ind så

os hvis det skal være muligt for nødhjælpsorganisationerne at agere

med det konkrete problem som udenrigsministeren har beskrevet for os

at vi her i folketinget kan beslutte at vi ønsker at lave minerydning i

det ikke siden slutningen af to tusind og femten har været muligt

komme ind så det er klart at vi nødt til at forholde os til og

nukleare materialer udvinding og eksport af nukleare materialer berører hele kongeriget danmarks udenrigs forsvars og

derfor er der opstået et behov for at etablere et system med både folkeretslige forpligtelser og med retningslinjer for kontrol og

med alle faser af både udvindingen og eksporten af nukleare materialer fra grønland det lovforslag vi behandler her skal danne grundlag for sådan et sikkerhedskontrolsystem og det bygger på et grundigt dansk grønlandsk forarbejde forud for lovforslaget har der været nedsat en arbejdsgruppe en uranarbejdsgruppe der har bestået af danske og grønlandske myndigheder som har udarbejdet en rapport

på den baggrund fastslået at er behov for lovgivning på området efterfølgende er der indgået en fælleserklæring mellem udenrigsministeriet og departementet for erhverv arbejdsmarked og handel om i gensidig respekt og ligeværd at etablere en grønlandsk og dansk sikkerhedskontrolstruktur

at udvinding og eksport af nukleart materiale fra grønland kommer til at foregå efter højeste internationale standarder lovforslaget skal sikre de beføjelser der er nødvendige for at leve op til kongeriget danmarks internationale sikkerhedskontrolforpligtelser og sikre at nukleart materiale kun kan blive udnyttet fredeligt og ikke indgå i illegitime våbenprogrammer eller i forbindelse med terror

sikkerhedskontrollen skal blandt andet leve op til traktaten om ikkespredning af kernevåben iaeas sikkerhedskontrolaftale og den tilhørende tillægsprotokol det sikkerhedskontrolsystem

kommer til at svare til de relevante dele af det europæiske atomenergifællesskabs forordning om anvendelse af sikkerhedskontrol det gælder i

omfatte en anmeldelse og rapporteringsforpligtelse der er forbundet med at besidde og udnytte nukleare

blandt andet informationsdeling med iaea om nukleart materiale og anlæg krav om rapportering og inspektionsadgang og etablering af drift af et elektronisk bogholderisystem til at føre regnskab og kontrol med alt nukleart materiale

en tilsynspligt vil også blive indført og så skal udenrigsministeriet indgå bilaterale aftaler med de stater der skal modtage det nukleare materiale såkaldt mellemstatslige modtagerstatsaftaler i aftalerne vil der blive stillet en række krav blandt andet juridiske bindende forpligtelser om at materialet kun udnyttes fredeligt det vil være udenrigsministeriet der bliver overordnet ansvarlig myndighed for sikkerhedskontrollen og beredskabsstyrelsen vil sammen med de grønlandske myndigheder varetage de konkrete sikkerhedskontrolopgaver det drejer sig

om at varetage bogholderi og kontrolsystem

blandt andet via inspektioner fra

om kontrol med eksport af produkter med dobbelt anvendelse som bliver fremsat samtidig af erhvervs og vækstministeren sikrer vi at fremtidig udvinding og eksport af nukleart materiale fra grønland kommer til at ske under de skrappeste sikkerhedsmæssige vilkår

vi sikrer også at materialet kun bliver brugt til fredelig anvendelse det er godt for det grønlandske samfund og det vil være godt med en god aftale som garanterer sikkerhed og fredelig anvendelse socialdemokratiet

sker der også en tilbagerulning at den kompetence som man har givet til grønland i forbindelse med selvstyreloven

eksempler på at uran er røget på det sorte marked og uden om kontrollerne derfor er det jo meget problematisk ikke mindst i

en så urolig verden som vi har nu hvor en atombombe kan betyde et

er jo

skal gøre hvis grønlænderne vælger at

til nogle vi ikke synes om det er derfor vi skal tage stilling til det det har ikke noget at gøre med hvordan man graver

for at sikre at radioaktivt materiale fra den grønlandske undergrund kun anvendes til fredelige formål og dermed ikke til våbenindustrien

ydermere sikres det at udenrigsministeriet skal indgå bilaterale aftaler med de modtagerlande som der ønskes eksporteret til disse aftaler skal sikre den fredelige anvendelse af det radioaktive materiale i det store hele kan dansk folkeparti tilslutte sig lovforslaget vi stiller os dog noget undrende over for § ti stykke to som giver udenrigsministeren mulighed for at dispensere fra reglerne om de bilaterale bilaterale aftaler vi har svært ved at se i hvilke situationer et sådant stalddørssalg af radioaktivt materiale skal finde sted hvorfor vi vil forfølge netop denne del

som vi ønsker grundigt belyst og afgrænset

radioaktivt materiale på grønland

i hvert fald om en en åben mine i baghaven som jeg kalder det altså en en mine meget tæt på en by med cirka

meget af det her affald skal ud i

en sø meget tæt på

så jeg kunne godt tænke mig at høre ordføreren udtrykke

i de vurderinger der er af både de miljømæssige og de sundhedsmæssige konsekvenser for de områder hvor minedriften skal finde sted det er ganske naturligt det skal ikke være på bekostning af naturen og menneskene at vi skal

ske under betryggende forhold beslutter at der skal udvindes uran på grønland så må det da være i alles interesse at sikre at

sker under betryggende forhold

i to tusind og tretten besluttede at ophæve sin nultolerancepolitik betød det at forbuddet mod udvinding og eksport af uran og andre radioaktive stoffer blev ophævet grønland sagde med andre ord god for at uran fremover kan udvindes i grønland med henblik på at undersøge konsekvenserne af ophævelsen blev der nedsat en uranarbejdsgruppe som i deres rapport i oktober to tusind og tretten slog fast at der var behov for et system

til at implementere de internationale forpligtelser til at føre sikkerhedskontrol med det nukleare materiale derfor er lovforslaget en opfølgning på

rapport og resultatet af en aftale mellem danmark og grønlands selvstyre som ansvarlig for grønlands udenrigs forsvars og sikkerhedspolitik er det nemlig danmarks opgave at sikre at det radioaktive stof ikke havner i diktatorers våbenprogrammer eller i hænderne på terrorister danmarks internationale forpligtelser følger først og fremmest af traktaten om ikkespredning af kernevåben iaeas sikkerhedskontrolaftale og den tilhørende tillægsprotokol

hvor der er anmeldelses og rapporteringsforpligtelser knyttet til at besidde og udnytte nukleart materiale derudover vil eksporten af uran ske på baggrund af en bilateral aftale indgået mellem modtagerstaten og udenrigsministeriet aftalen vil indebære en juridisk bindende forpligtelse for modtagerstaten til kun at bruge det nukleare materiale til fredelige formål venstre mener at det er nødvendigt at få aftalen mellem grønland og danmark på plads og derfor

partier eller løsgængere som har fremsat en række forslag og det kan jo potentielt have en betydning

at få muligheden for at have det og jeg synes jo det er godt når man inden for rigsfællesskabet kan blive enige om de

er en god idé at imødekomme landsstyret her så kan det godt være at man i landsstyret og på grønland gerne vil

meget opmærksom på at det er noget der skal behandles særlig varsomt

derfor at der er de her sikkerhedsprocedurer som vi også giver vores ja til med det her lovforslag så selvfølgelig skal vi behandle det meget respektfuldt jeg går ud fra at

et godt samarbejde mellem danmark og landsstyret og når alle gode kræfter spiller sammen skal vi nok spille efter reglerne

gensidigt afhængige ellers forstår jeg ikke

sige at når nu debatten om minedrift i kvanefjeld igen er aktuel

og det skal vi via to lovforslag der baner vejen for at private firmaer kan grave og sælge blandt andet uran i kvanefjeld grønland har indtil to tusind og tretten haft en nultolerancepolitik det betyder at det ikke var muligt at grave efter og sælge uran både i grønland og danmark var der enstemmig opbakning bag denne holdning men den nye siumutledede regering har besluttet kort efter tiltrædelsen i starten af to tusind og tretten at de ønskede nultolerancepolitikken ophævet det blev besluttet med seksten stemmer for og femten imod i det grønlandske parlament en meget meget

efterfølgende har den grønlandske regering

australske mineselskab gme mulighed for at søge om adgang til at lave minedrift i kvanefjeld der indeholder en række sjældne jordarter

først skulle ske efter en folkeafstemning og det bliver jo spændende at se om det kommer til at ske i grønland

vi skal kigge på at den grønlandske og den danske regering har indgået en aftale om at der kan igangsættes både minedrift og salg af uran

vi skal tage stilling til i dag og vi skal stemme om lovforslagene i kølvandet

anbefalet regeringen at de havde snakket med folketinget om

lavet grunden til at vi skal tage stilling til det er netop at der er væsentlige sikkerheds og udenrigspolitiske aspekter i at sælge uran

er hjemtaget til grønland men udenrigs og sikkerhedspolitikken er danske kompetenceområder og derfor er det jo en pligt at vi skal tage stilling

altid været et ikkeatomland og vi risikerer nu at komme ud

en helt anden kaliber af lande vi vil ikke være med til at vi tager den risiko og vi har tre grunde til

fastholder vi mange års enighed om nultolerancen uran skal blive i jorden

skal rigsfællesskabet ikke tillade eksport af uran

jo det lovforslagene først og fremmest handler om

for det andet er det ikke muligt at sikre at uran kun bruges til fredelige formål baggrunden er at regeringen uden at spørge folketinget har indgået en aftale med grønland

for ikke er muligt at sikre hvis man læser nogle af de artikler der er skrevet blandt andet

tusind og tretten viser det sig at nye tal fra det internationale atomenergiagentur viser at der er et stort sort marked for radioaktivt materiale herunder uran fra nitten tre og halvfems til to tusind og tretten har der således været to tusind tre hundrede og tredive tilfælde af illegal handel med radioaktive stoffer herunder uran heraf hører fire hundrede og nitten under kategorien ulovlig besiddelse og relateret kriminel aktivitet seks hundrede og femten tilfælde hører under kategorien tyveri eller tab

fire og fyrre tilfælde hører under kategorien anden ulovlig aktivitet derfor skal der være et meget meget

sikre sig imod den slags ting

sket på et marked hvor der er meget

lang række internationale konventioner og regler der skal forhindre kriminalitet så ved vi at der bliver smuglet uran og at der eksisterer et stort slyngelmarked for handel med det som det ser ud nu har grønland ikke den nødvendige ekspertise danmark har efter min mening heller ikke og landet mangler især økonomiske ressourcer for at etablere det nødvendige grundlag for at beskytte

eksempler på at der er røget radioaktivt materiale uden for kontrolsystemerne hvordan i alverden tror man så

områder hvor vi diskuterer grønlandske forhold og hvor herre christian juhl jo endda overordentlig nidkært forfølger ethver indblanding

med grønlands befolkningsgrundlag og man kan diskutere alt muligt andet men en række andre kæmpestore udfordringer af social karakter for

christian juhl jo almindeligvis afvise at danmark skal blande sig i jeg synes jeg hører

om og der er vi nødt til at sige det er hamrende vigtigt

er jo et rigsfællesskabsanliggende derfor skal vi tage ansvar og derfor skal vi alle politikere her tage stilling vil vi være uraneksportør sammen med grønland

har man taget ansvaret for det efter min mening

jeg enig i at vi skal tage så vide hensyn som muligt vi har bare formuleret i enhedslisten at der findes to tre meget meget afgørende

emner hvor vi er nødt til at deles om det her ansvar og der

må det her hensyn vige i denne situation det er derfor vi tager den stilling

en god anledning til at efterlyse regeringens samlede udenrigspolitiske strategi liberal alliance venter jo i spænding på

udvalgets udredning der jo i den grad må være på trapperne medmindre den som så meget andet af regeringens arbejde også er udskudt til efteråret for uden en samlet udenrigs og sikkerhedspolitisk strategi kan det jo være lidt vanskeligt for danmark at navigere og prioritere vores indsats men i første omgang vil jeg nu bare nøjes med at erklære at liberal alliance støtter l ethundrede

absolut ikke er glade for hverken udsigten til at det danske kongerige bliver uraneksportør eller at der bliver udvundet uran i kongeriget i det hele taget vi er meget bekymret for de mulige risici og de langsigtede konsekvenser af uranudvindingen for både det grønlandske folk for rigsfællesskabet og for danmark

for timingen af de her lovforslag og vi havde gerne set at den

også var offentliggjort så vi kunne få det faglige grundlag udbygget i øjeblikket

vi også af den holdning i alternativet at vi skal respektere det grønlandske selvstyres demokratiske processer

om sikkerhedskontrol med nukleart materiale som en naturlig følge af de beslutninger der er taget i grønland så trods vores bekymringer for konsekvenserne af den grønlandske beslutning om at ophæve nultolerancepolitikken for uranudvinding ser vi dette som en følge og en nødvendig lov for at tilvejebringe den lovgivning der skal sikre en vigtig sikkerhedskontrol af det nukleare materiale og sikre at kongeriget lever

til sine internationale sikkerhedsforpligtelser høringssvaret fra advokatsamfundet påpeger dog også at der er nogle problematiske områder i lovforslaget omkring boligens ukrænkelighed og det er vi enige i vi vil arbejde for større opmærksomhed

at kunne benytte et mindre indgribende middel

at tilgodese kontrolhensynene vi ønsker at følge både dette og den videre udvikling i grønland tæt men sætter dog også det overordnede hensyn til internationale forpligtelser og de særlige hensyn som hele sikkerheden med nukleart materiale har højt så i respekt for de grønlandske demokratiske beslutninger er vi indtil videre positive over for forslaget

forhold til at de så bakker op om de her lovforslag

er sådan at man er imod det her men alligevel

som ligesom baner vejen og siger

kollegaer her har vi en særlig situation idet vi er meget nære venner med grønlænderne og kan have en dialog på civiliseret vis i den her sal og uden for salen og i grønland og alle mulige steder skulle vi ikke bruge den til at prøve at forhindre den katastrofe der kan opstå i kølvandet på de her to

tvivle både på realismen når vi kigger på verdensmarkedet men også på hvor meget der er

det for det grønlandske samfund

set sagen uvedkommende det der er sagen vedkommende er det som flere

udtryk for nemlig at hvis man vælger at give selvstyre til grønland

de grønlandske beslutninger alvorligt uanset om man er enig i dem eller ej det gælder på dette område det gælder på en række andre områder det er sådan det er at have selvstyre så tager man politisk ansvar for sit eget land og sin egen fremtid

både grønland og danmark har brugt en hel del energi på at forhandle fordi det selvfølgelig har udenrigspolitiske komplikationer

at overveje en eventuel eksport af uran

man skal leve op til for at sikre at man har styr på sikkerheden og spredningen af uran derfor

helt betimeligt at der har været et samarbejde mellem grønland og

henblik på at få styr på de sider af sagen men den grundlæggende beslutning

det er en god idé eller ej at udvinde uran i grønland er og bliver med selvstyreloven en beslutning der er lagt i grønlandske hænder og som grønlandske politikere må tage ansvar for

går heftigt for sig

er samfund så man kunne håbe at

tidspunkt kunne findes større enighed

noget som grønland selv må tage vare på

af uran i grønland det kan jo sagtens ske det har vi set før men hele den grønlandske debat må vi have respekt for i danmark den må vi respektere at grønlænderne tager og et grønlandsk flertal finder frem til og så må vi i den sydlige del

det er på den baggrund at vi støtter de to forslag

til anden beslutning uanset

set har det store ansvar over for de internationale aftaler

derfor vi skal behandle det her og det vil sige

aftaler på det her område og som derfor skal stå på mål

som gør at vi skal sikre os at hvis det kommer dertil

tvivler på at der virkelig kommer investorer som er klar til

vi kan levere på det ville dog være ganske ganske uansvarligt på så essentielt et område

for danmark i forhold til nogle internationale relationer

grønland vil blive storeksportør af uran

blive til fredelige formål så vidt jeg har forstået intentionerne men det er svært at svare helt præcist på spørgsmålet før vi kender den konkrete kontekst den konkrete producent

og det lovforslag der ligger giver rammerne for at en eventuel minedrift i grønland ikke bidrager til at uran kommer i hænderne på parter som kunne bruge materialet til militære formål

sf er meget skeptiske over for en eventuel kommende minedrift efter uran men vi anerkender grønlændernes ret til at beslutte det

vi ønsker ia alt muligt held og lykke i arbejdet med at stoppe processen mod udvinding af uran som sagt vil sf ikke blande sig i grønlands interne forhold

en problematisk demokratisk situation selvstyret har bragt sig i med en meget snæver afstemning om så vidtgående forhold som vi taler om her

som det vist må hedde på moderne grønlandsk

vores lid til en forhåbentlig kommende folkeafstemning skulle det trods indsatsen fra blandt andet ia alligevel blive besluttet at hente uran ud af kvanefjeldet vil det her lovforslag trods alt sikre at det vil ske under forholdsvis trygge forhold og at der kun kan sælges uran til fredelige formål sf støtter aftalen mellem danmark og grønland og dermed lovforslaget men vi håber så samtidig på

jeg mener er danmark ikke medansvarlig hvis der sker det at grønland beslutter at de vil grave

hvis det her bliver solgt på det sorte marked danmark har jo hovedkontrolopgaven

grønlands ansvar i den forstand det er jo

eller andre politiske områder mens vi taler her sulter

at det er grønlands ansvar vi kan ikke sådan sjakre med vores holdninger nogle gange synes vi vi overtager vores gamle kolonialistiske holdninger over for grønland

synes at et andet emne optager en lidt mere så mener man noget andet vi har nogle principper i sf i forhold til forholdet mellem grønland og danmark og det vi respekterer her og vi håber

som på længere sigt ikke er bæredygtig

i energipolitikken når man på den måde tager opmærksomheden og investeringerne væk fra der hvor fremtiden i virkeligheden ligger

jeg igen trygt overlader til en forhåbentlig kommende grønlandsk afstemning og til at ia står tilstrækkelig stærkt til at de kan få overbevist den grønlandske befolkning om at man skal

man tager stilling til det jeg synes ikke man kan

to lovforslag som vi her skal tage stilling til jeg synes det er at blande æbler og pærer sammen så derfor synes jeg at man er nødt til at tage stilling til det her på en helt anden måde end man skulle med det andet som er et rent grønlandsk ansvar

uholdbar på det sociale område der siger vi også at uanset

står til i grønland så holder vi os fra at blande os i det

på det principielle plan jeg siger at det godt kan sammenlignes i og med at jeg i den her sammenhæng anerkender grønlændernes ret til at beslutte

med at jeg jo har venner og bekendte og

to lovforslag

danske politikere der stoler så meget på den grønlandske befolkning at de tager de rigtige beslutninger om deres egen fremtid herunder om hvorvidt

der jo at eftersom vi har fået hjemtaget sagsområdet er

magt på området og at den respekt udvises af sf tager jeg hatten af for at man har en anden holdning til uran er noget andet

at opretholde og og respektere den lovgivning som

den danske regering men at vi også mangler landstingets holdning og selvfølgelig vil tillægge det meget stor betydning hvordan man ser på det her lovforslag på grønland

jeg har personligt en positiv holdning til

uran hvis det foregår til fredelige formål som jeg nævnte før i mit spørgsmål til herre karsten hønge

står atomkraft for omkring elleve procent af verdens elektricitetsproduktion

jeg ville frygte for hvordan klimaproblemerne ville se ud i verden hvis ikke vi havde atomkraft det kræver nu engang uran så jeg har personligt ikke de samme reservationer over for

af uran men det kræver naturligvis at det er målrettet fredelige formål som jeg ser det forekommer lovforslaget her mig logisk nok i og med at råstofområdet er et grønlandsk anliggende

ikke noget vi skal gøre os til overdommer over

danske folketing men danmark har stadig væk ansvaret for sikkerhedspolitikken heriblandt at sikre at der ikke sker spredning af

alene det der er sigtet med det det vi er nødt til at

en forpligtelse til og så må det være sådan at det bliver vedtaget i folketinget selvfølgelig i videst mulig respekt for at råstofområdet ellers er et grønlandsk anliggende hvis der måtte være nogle brudflader mellem de to hensyn hensynet til grønlands selvstyre og råstofområdet og

forekommer det mig at være et logisk lovforslag som vi agter

glæder mig som sagt til at høre de to grønlandske folketingsmedlemmers

afvejning af de to hensyn

der sker med det der det vil sige at fra man stikker spaden i jorden og dertil

ikke godt se at der er masser af brudflader her masser af brudflader som giver os ansvar

disse forslag har været førstebehandlet endnu flere grønlandske partier mener

først bør behandles i danmark efter en eventuel folkeafstemning i grønland ligesom der er flere partier i grønland

mener at danmark først bør behandle lovforslagene når de har været igennem en offentlig høring i forhold til miljøkonsekvenserne baseret på den seneste vvm rapport befolkningen og politikerne i grønland er dybt splittet i spørgsmålet om uran og uranudvinding grønland ophævede i to tusind og tretten nultolerancepolitikken

for en ophævelse og femten mandater som var imod

i otte byer og bygder har folk fredag den ottende april i år været på gaderne i protest mod uranudvinding og med krav om en folkeafstemning det er tydeligt for enhver at spørgsmålet om uran ikke er afsluttet i grønland

er det afsluttet i danmark siden den danske regering har så travlt med at få gennemført denne lovgivning

værdier skal grønland og rigsfællesskabet

radioaktive mineraler ud i en verden hvor der sker nok atomulykker og i en verden som kæmper med at nukleart materiale ikke skal spredes og komme i de forkerte hænder

eksport af uran og andre radioaktive materialer behandlingen af dette og det næste lovforslag

en meget tumultarisk rejse sagen skulle først rejses her i folketinget vel at mærke inden inatsisartut var hørt og dette skete angiveligt efter et pres fra naalakkersuisut og ville have været på kant med selvstyreloven

det glæder mig

desværre var dette ikke tilfældet i grønland hvor de to lovforslag sammen med to andre grønlandske lovforslag blev behandlet under et

som har så stor betydning for det grønlandske samfund men i høj grad også for rigsfællesskabet lovforslagene lovforslagene og aftalekomplekset mellem den danske regering og naalakkersuisut skulle sikre rammerne for udvinding

der har været politisk uenighed mellem danmark og grønland om afgrænsningen af beføjelserne

et område som vi har hjemtaget samtidig vil vi sige at vi

er lodret uenige i beslutningen om at udvinde uran og derfor også lodret uenige i at rigsfællesskabet skal være uraneksporterende det kan nok så mange internationale konventioner og forsikringer om at dette

internationale standard ikke ændre på dem der ønsker uranudvinding i grønland peger på at det ikke skal ske for enhver pris det skal ikke have miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser for befolkningen i grønland det er rigtig positivt

kan vi måske møde hinanden men det er vigtigt at man melder det her klart ud

der nogen sinde nogen der har set en uranmine uden konsekvenser for miljøet vi venter stadig på offentliggørelsen af blandt andet rapporten om håndtering af de miljømæssige konsekvenser den såkaldte vvm som er en vurdering af virkningerne på miljøet jasigerne henviser til at før man har modtaget den endelige ansøgning og de endelige rapporter har været i offentlig høring kan man ikke have en diskussion om kvanefjeldsprojektet

i starten af december to tusind og femten og vi afventer således en gennemgang men det er snart fem måneder siden man kan spørge sig selv om det er på grund af de miljømæssige og sundhedsmæssige udfordringer at behandlingen af disse ansøgninger tager så lang tid at man afventer den endelige vvm kan ikke være årsag til at vi ikke kan diskutere om uranudvinding i grønland skal finde sted eller ej sidst men ikke mindst vil jeg spørge loven er sat til at træde i kraft den første juli to tusind og seksten men hvorfor dette hastværk lad os i stedet for stoppe og sikre at den grønlandske befolkning bliver hørt

i grønland det forstår jeg

en grønlandsk beslutning danmark har det sikkerhedspolitiske ansvar men det her lovforslag lægger op til at hvis grønland ønsker

grønlandsk beslutning og alene en grønlandsk beslutning så skal det bare ske inden for nogle sikkerhedspolitiske rammer som danmark er nødt til

stille op fordi vi har ansvaret for sikkerhedspolitikken her i folketinget man er ia ikke enige i at det må være grønlands landsting der stopper udvindingen af uran og ikke den danske folketing

nogle bekymringer i forhold til de miljømæssige konsekvenser for befolkningen og naturen i området

der er potentielt elleve steder grønland hvor man kan udvinde uran eller hvor der eksisterer uran i undergrunden

nu ser vi jo at det her lovforslag bliver hastet igennem

skal lade den her lov træde i kraft vi har en række bekymringer

mener at vi kan nå at få de kompetencer

et konkret projekt som rigtig hurtigt bliver det vi taler om vi forholder os også til det helt generelle og det er derfor vi siger at det her har vi nogle helt principielle

miljømæssigt det kunne være kvanefjeldsprojektet som er det helt konkrete projekt som vi har

og

og bliver dermed lovgivende og udøvende magt på området dette er tilfældet med råstofområdet det vil sige at grønland har den lovgivende og den udøvende magt

senere vedtog også samtlige partier i inatsisartut storskalalovgivningen således har grønland

sikret en råstoflov samt en storskalalov med alles vedtagelse og det vil så sige at det kan bane vejen for en flerstrenget økonomi

at lande skal udvikles baseret på egne ressourcer og muligheder flertallet i inatsisartut har ophævet nultolerancen over for uran og dette har så

som er en direkte konsekvens af denne beslutning og det er helt naturligt på sin plads udenrigsministeren fremlægger forslag til lov for grønland om kontrol

danmark er et kongerige også bestående af grønland og kongeriget har sine internationale forpligtelser

sikret en fælles erklæring mellem erhvervs og vækstministeriet skråstreg erhvervsstyrelsen

erhverv arbejdsmarked og handel om eksport

der til enhver tid vil sikre stadfæstelse af de lovgivningsmæssige definitioner og forpligtelser derfor har der været nedsat en arbejdsgruppe bestående af danske og grønlandske myndigheder som

og eksport af uran fra

føre sikkerhedskontrol om nukleart materiale arbejdsgruppens anbefaling

skal ske efter de højeste internationale standarder grønland har en økonomi som trænger til styrkelse siumut mener at en flerstrenget økonomi baseret på fiskeri turisme og råstoffer er kerneområder man skal satse på i fremtiden

vi kan være med til at sikre en mere flerstrenget og mangfoldig økonomi

en udvikling inden for råstofområdet vil altid

sundhed og miljø og ikke mindst kontrolinstans samt internationale forpligtelser

men ikke i grønland med lovforslaget indføres et sikkerhedskontrolsystem hvor der er anmeldelses og rapporteringsforpligtelser og det knyttes til at besidde og udnytte nukleart materiale ligesom der skal føres tilsyn hermed udenrigsministeriet er overordnet ansvarlig myndighed for sikkerhedskontrol i kongeriget men konkrete sikkerhedskontrolopgaver vil primært blive varetaget af beredskabsstyrelsen i et tæt samarbejde med de grønlandske myndigheder

har ansvaret i forhold til det udenrigspolitiske udenrigspolitiske det sikkerhedspolitiske

ordføreren har en anden holdning så det kunne jeg godt tænke mig

på vores side og uanset om jeg kan lide det eller ej

forpligtelse til at sikre at vi følger de internationale

vi alle sammen er underlagt indtil andet er bestemt og derfor er jeg også fuldstændig enig i

vores lande hver især repræsenterer og skal

er sikkerhedsmæssige aspekter

respekt for befolkningen det skal være i respekt for sikkerheden

miljøet og sundheden ligesom det foreskrives i vores egen råstoflov

selv har stemt for jeg synes også det er utrolig vigtigt at vi finder

alle spørgsmål som har med råstoffer at gøre

så sikkerhedspolitik er mange ting derfor synes jeg

for at sikre at man har en fælles forståelse for de forskellige definitioner og det synes vi er helt okay det bakker vi fuldstændig op

det er noget med hvilke råstoffer

og udøvende magt på råstofområdet og det vil sige

danmark bliver ikke eksporterende men gør grønland

sikkerhedsmæssige og de udenrigspolitiske aspekter

som vi skal lave et fælles forslag om således at

sikrer at de konventioner som danmark har underskrevet og de internationale forpligtelser som danmark har som et rige

som grønland ikke har overholdes således at det er

forpligtelser vi har som land og det er helt naturligt og på sin plads og det her

bane vejen for en større krig eller atombomber eller deslige tværtimod altså vi

for jeg forsøger jo sådan at forstå om vi træder ind på noget som man fra grønlandsk side føler er i modstrid med

det ønsker vi jo ikke og det er derfor jeg gerne vil gøres opmærksom på det hvis der er noget der så bør ændres i lovgivningen i forhold til at respektere selvstyret og råstofpolitikkens

hjemtaget sagsområde som grønland har fuld kompetence over men alligevel

en arbejdsgruppe som skal sikre

grønland kan leve med og som

inatsisartut og naalakkersuisut der

efter selvstyreloven fra to tusind og ni som et meget bredt flertal i folketinget vedtog overtog grønland råstofområdet i to tusind og ti og fik dermed den lovgivende og udøvende magt

er beslutningen om at ophæve nultolerancen for efterforskning og udvinding af uran og andre radioaktive stoffer et grønlandsk anliggende men da der er udenrigs forsvars og sikkerhedspolitiske implikationer forbundet med netop at udvinde og eksportere uran

der kræver et samarbejde mellem danmark og grønland om hvordan det kan ske det blev der opnået enighed mellem regeringen og det grønlandske landsstyre om

i tilknytning til samarbejdsaftalen er der indgået to

fælleserklæringerne udgør en politisk forståelse mellem grønland og danmark om den praktiske implementering af de to lovforslag vi behandler i dag med aftalerne implementerer vi et konkret samarbejde der sikrer at grønland kan fortsætte sine bestræbelser for at udvide sin minedrift samtidig med at vi som kongerige overholder vores internationale ikkespredningsforpligtelser

højeste internationale standarder for uraneksport hovedformålet er selvfølgelig at sikre at uran udvundet i grønland udelukkende bruges til fredelige og civile formål der er tale om et aftale og lovgivningskompleks

opgavefordeling mellem danske og grønlandske myndigheder der har været

og konstruktiv dialog og

grønland og nuuk i hele perioden jeg er glad for at det er lykkedes at opnå enighed med det grønlandske landsstyre om det lovforslag vi har

også på svære og komplekse områder lad mig især fremhæve fire centrale elementer i det ret tekniske lovforslag

sikkerhedskontrol lovforslaget implementerer de internationale forpligtelser for grønland som følger af traktaten om ikkespredning af kernevåben vedrørende kontrol med nukleart materiale sikkerhedskontrol kan overordnet beskrives som et bogholderisystem der sørger for at der bliver holdt regnskab med alt nukleart materiale og relaterede anlæg udstyr og aktiviteter grundlæggende handler det om at sikre at nukleart materiale ikke falder i de forkerte hænder for det andet

knyttet til internationale ikkespredningforpligtigelser der er tale om et

i folketinget der er lagt op til et tæt samarbejde med grønland om den administrative varetagelse af sikkerhedskontrol

der gælder i danmark for grønland grunden er at

i danmark primært varetages gennem euratom

bekendt ikke medlem af eu og heller ikke af euratom derfor er det nødvendigt at etablere et særligt sikkerhedskontrolsystem for grønland med denne lov der er enighed med landsstyret om

højeste internationale standarder for uraneksporterende lande

lovforslaget et krav om at eksport af uran fra grønland forudsætter en såkaldt mellemstatslig modtagerstatsaftale de overordnede krav som udenrigsministeriet vil stille følger de højeste internationale standarder det indebærer blandt andet efterlevelse af internationale ikkespredningsforpligtelser og standarder for fysisk beskyttelse som bindende juridiske forpligtelser i forhold til den videre

dispensere i særlige tilfælde her tænkes der på at hvis man for eksempel har en klump uran eller et uranholdigt materiale der skal sendes til undersøgelse uden for grønland

er tale om en egentlig igangsættelse af eksport men alene

en undersøgelse så vil det være for stort

fuld mellemstatslig aftale for blot

lave en undersøgelse af en mindre mængde uran derfor gives der en mulighed for at udenrigsministeren vil kunne gøre det udenrigsministerens afgørelse herom sker efter en konkret anmodning og der

til afgørelsen knyttes de vilkår og betingelser som vurderes at være nødvendige af hensyn til overholdelse af kongeriget danmarks internationale sikkerhedskontrolforpligtelser det sidste var et direkte citat fra bemærkningerne side seks og tyve første spalte

har kastet lidt mere lys over hvad det egentlig er det drejer sig

sådan været to drøftelser

blande os i hvad grønlands landsstyre har vedtaget det er den holdning som enhedslisten har lagt for dagen at uanset at man tilbage i to tusind og ni var med til at vedtage

selvstyreloven og dermed flytte området

langt mere respekt for sfs indstilling

uenig i det som grønland vælger at gøre

respekterer at det er deres ret at gøre det

udlægge sfs og herre karsten hønges

vil være meget enig i lige præcis den udlægning

de træffer en beslutning vi ikke i så ønsker vi

det er en snæver afstemning eller et spinkelt flertal

at vi vendte diskussionen om og sagde

det var tæt på at der var kommet flertal for så vi tillader det alligevel

at man snakker om det

meget mærkelig vi

har valgt fra regeringens side

overlade en række områder til det grønlandske selvstyre

er rigsfællesskabets kompetencer og det er at sikre en eksportkontrol der gør at når der er tale om uranholdigt materiale så lever vi op til de højeste standarder

forhandlet på plads det er en aftale hvor fremsættelsen af

fordi vi forventer at det vedtages i folketinget inden folketinget går på sommerpause

træder i kraft ved førstkommende månedsskifte derefter der er intet

i den her behandling af lovforslaget

forberedelsen til afgivelse af betænkning i i folketingets grønlandsudvalg her

at sikkerhedskontrollen vil koste tre million kroner årligt det er en udgift som den danske stat har

til at stå i den situation at at der ikke bliver noget selskab at der ikke bliver

for at behandle det efter de højeste internationale standarder jeg tror på at det fremmer muligheden for at der kommer minedrift i gang i grønland

minedrift i grønland

taget beslutning om med det vi gør her skaber vi rammerne

at slå fast at den vil jeg være med til at beslutte og hvis jeg er bange for

udenrigsministeren har været med til at beslutte på uranområdet anfægter vores hidtidige udenrigspolitik

i min fulde ret til også i forhold til selvstyreloven det er hele folketinget det er ministeren sågar selv

derfor at han blander sig ved at lave en aftale

at diskutere fakta og lad os diskutere det vi reelt er uenige om vi er reelt uenige om om der skal uran ud at flyde på det internationale marked

om det skal være dansk udenrigspolitik at fremme det det synes jeg ikke at det skal være og jeg vil gerne

kan de gøre lige præcis hvad de vil i grønland det

deres egen udenrigspolitik kan de også få det men det får man ved at melde sig ud og lave sit

skal kunne grave uranholdigt materiale op eller ej det har grønland truffet en beslutning

ikke blande mig i jeg respekterer den så har danmark et ansvar for hvad vi gør såfremt der graves uranholdigt materiale op det tager vi hånd om

uran der måtte blive gravet op og måtte blive eksporteret bliver behandlet på en kvalificeret og sikker måde

har mindst to lande i verden som påstås at have atomvåben som er uden for kontrolsystemet

den sikkerhed der skal holdes på så afgørende et område som atomvåben som uran jo er en grundbestanddel af det er der at jeg mener

udenrigsministeren lukker øjnene og laver en ny udenrigspolitik

er tilstrækkelig sikkert det mener jeg ellers ville jeg og regeringen ikke

som en ramme der vil gøre det muligt for grønland at få en rentabel minedrift og dermed få den spredning i deres økonomiske grundlag der er så hårdt tiltrængt

i to tusind og sytten men det er sådan set op til regeringen at træffe beslutning hvilke dele af den her analyse man vil vælge at lægge vægt på og hvilke dele man vil vælge ikke at lægge vægt på så derfor er spørgsmålet hvad betyder det her lovforslag for vores udenrigs og sikkerhedspolitik det betyder at vi står fast på internationale rammer vi står fast på fn sporet i forhold til hvad retningslinjerne

når man snakker om materiale af særlig farlig karakter og det gør vi ved at lave et regelsæt der lever op fns standarder der lever op til

der er hvis man producerer og udgraver råstoffer

uran og sjældne jordarter og andre mineralske stoffer af økonomisk

første gang at vi har fået hjemtaget et sagsområde som har et sikkerhedsmæssigt aspekt det har så også resulteret i at vi har udformet vores samarbejde mellem danmark og grønland på en anderledes måde

et godt og konstruktivt miljø hvor man har lyttet til hinanden og fundet fælles løsninger derfor glæder jeg mig også over at det er lykkedes danmark og grønland i fællesskab at nå frem til aftalerne bag dette

vi i dansk folkeparti godt kan forstå men jeg vil spørge ministeren om ministeren ikke anerkender at det stadig væk er sådan lidt løst defineret

netop taler om radioaktive stoffer kan selv ganske små mængder jo have en ganske skadelig virkning

jeg

frem til udvalgsbehandlingen af det

for

lovforslag vi forhandler om nu af uranarbejdsgruppens arbejde og anbefaling om

at grønland ønsker at udvinde og eksportere nukleart materiale

kan både bruges i civilt og militært øjemed formålet

indføre et eksportkontrolsystem i grønland der sikrer at produkter med dobbelt anvendelsesmulighed dual use produkter ikke bliver brugt til udvikling og spredning af masseødelæggelsesvåben eller falder i hænderne på lande der truer den internationale fred sikkerhed og stabilitet

med lovforslaget indføres et eksportkontrolsystem der svarer til de relevante dele af eus

konkret betyder eksportkontrollen at der indhentes tilladelse til eksport af

udføre uran og thoriumholdige mineraler herunder

kaldes svarende til den regulering der gælder i eksempelvis usa canada australien

vil ske i et tæt samarbejde mellem de grønlandske og danske myndigheder

den samarbejdsaftale om eksportkontrol

med dual use produkter i grønland og blandt andet varetage opgaver som at træffe afgørelse

der skal gives tilladelse eller afslag på ansøgninger om eksport af disse produkter opdatere kontrollister hvis eu foretager ændringer samarbejde med udenrigsministeriet pet fe og andre

med at der skal gives tilladelse eller afslag på en ansøgning om at udføre nukleart materiale skal erhvervsstyrelsen høre udenrigsministeriet om der er indgået en såkaldt mellemstatslig modtagerstatsaftale for at sikre kontrol med at materialet kun udnyttes til fredelige formål er det ikke tilfældet kan der ikke gives tilladelse til at eksportere materialet forslaget omfatter desuden

dual use produkter der er bestemt til at blive brugt i forbindelse med

fra grønland

nogle ordnede lige lovgivningsmæssige rammer der er vores alle sammens garanti for at udvinding og eksport af nukleart materiale i grønland kommer til at foregå efter de højeste internationale standarder socialdemokraterne

væsentligt i relationen mellem grønland og danmark

en respekt for det samarbejde der er i rigsfællesskabet

at grønland er et land på knap tredstusind indbyggere og danmark

tendens til at vi selvfølgelig har flere ressourcer og mere mandskab til at kunne kunne

varetage de her opgaver så jeg ser

eller er det væsentligt at snakke om at vi i mange år troede iran måske havde atomvåben at vi ved israel har atomvåben at det er sandsynligt at nordkorea har atomvåben og at det uran kommer

som ikke er en officiel kilde men som er et sort marked

her ting gør det slet

i et globalt perspektiv og at det rent faktisk er dansk udenrigspolitik vi diskuterer lige i øjeblikket samtidig med at det er grønlands

noget underligt i det foregår hver eneste dag og det foregår sådan set med med alle de lovforslag der

også har været nogle høringssvar i forhold til det som vi diskuterer nu altså jeg kan ikke se der

kørende altså vi har et lille værk på risø vi kan snakke

det er vistnok ikke nok i sådan en situation jeg mener er det fordi

er det fordi ordføreren vælger at negligere at der er lækker

udvinding af uranindhold alle mulige

man skal tage stilling til alle landets ressourcer uanset om man kan lide det eller ej

skal naturligvis ikke være i modstrid med selvstyrelovgivningen og

med statens egne internationale forpligtelser

eksempelvis uran der kan anvendes både

formål og til civile formål

for eksempel i kernekraftværker forslaget indeholder også et forbud mod teknisk bistand i forbindelse med og nu skal jeg holde tungen lige i munden udvikling fremstilling håndtering anvendelse vedligeholdelse oplagring sporing identificering eller spredning af kemiske biologiske radiologiske eller nukleare våben eller andre nukleare sprænglegemer det er jo meget fornuftigt må man sige dog indeholder § tretten stykke fem igen en bemyndigelse til ministeren som af for eksempel humanitære hensyn kan dispensere fra dette forbud i dansk folkeparti har vi uhyre svært ved at forestille os den situation hvor vi af særlige humanitære hensyn skal bidrage med teknisk bistand til udarbejdelse af masseødelæggelsesvåben da disse i sin natur er alt andet end humanitære det er selvfølgelig sat lidt på spidsen og det er jo heller ikke

bemærkningerne til lovforslaget ikke desto mindre er det her en meget bred bemyndigelse som vi vil have et særligt fokus på i udvalgsbehandlingen med henblik på yderligere definering og afgrænsning af dispensationsmulighederne

mig i spørgsmål om uran og

da noget af en sag at komme igennem

til diskussionen med herre rasmus jarlov vil jeg gerne sige at han spurgte hvorfor jeg spurgte ham hvor starter sikkerhedspolitikken og hvor slutter den og hvor starter råstofloven og

nok diskutere det hele natten hvis vi havde tid til det og ikke havde

det er næsten ligesom hønen og ægget

derfor er vi i en situation hvor det her

om råstoflov som grønland alene skal bestemme over

de fået lov til for mange år siden og det gør de lystigt og på den anden

som blandt andet det danske folketing er med til at bestemme det er der også andre højere magter der er

der skal være med til at fastlægge dansk udenrigs og sikkerhedspolitik derfor kan vi blive ved med at diskutere om det er imperialisme eller om om det reelt er et spørgsmål om at diskutere dansk udenrigspolitik

det ligger et sted midtimellem jeg har det sådan og så må andre korrekse mig at hvis grønland vil føre deres egen

en forudsætning at man tager en afstemning og bliver selvstændig det vil jeg stemme for det vil være rigtig

godt for grønlænderne den dag grønland har mulighed for at blive en selvstændig nation men indtil da har vi et gensidigt afhængighedsforhold

udenrigs og sikkerhedspolitikken så kan vi deles om den i nogle konkrete situationer og det synes jeg er en god idé men jeg insisterer på at være med til at formulere udenrigspolitikken så længe den ligger hvor den ligger

råstofloven den rene råstoflov eller for den sags skyld børnepolitikken

og socialpolitikken i grønland eller ethvert af de hjemtagne

men fordi vi har

en beslutning og når det drejer sig om noget så absolut som uran

kan lave noget så absolut som

er meget vigtigt for enhedslisten er det ikke en god ting at opgrave uran det er heller ikke en god ting at bringe mere uran ud på verdensmarkedet især ikke når det verdensmarked er så hullet

flertallet i grønland

var blevet valgt til det grønlandske parlament så ville jeg bestemt sige til min statsminister og mine andre ministre skal vi ikke lade det ligge i jorden

vi er sikre på at vi ikke medvirker til

der er jo en grund til at nogle lande har kunnet

vi ikke ønsker det vi lukker øjnene for noget af det hvis det er vores venner i israel lukker vi øjnene hvis det er nordkorea holder vi meget øje med det og grubler over hvor

der skal vi jo gøre op med os selv om vi vil være medansvarlige for det og det synes jeg er et helt helt centralt spørgsmål når vi diskuterer

ligesom alle ordførerne vælger at sige

nej det er det ikke det er dansk udenrigspolitik vi snakker om og derfor er

og det er derfor jeg

ligesom når vi skal sende bombefly til syrien eller andet som ikke kan laves om igen så skal vi tænke os rigtig rigtig

laver direkte forhandlinger med andre lande

at det danske kongerige kommer ind og det er derfor at vi skal have den her aftale på plads

jeg

igen slå fast at vi i alternativet absolut ikke er glade for udsigten til at det danske kongerige potentielt skal være uraneksportør men at vi i respekt for de beslutninger der er

i det her forslag set i forhold til det andet nemlig at

specifikt er skrevet at

men også kan være

hele råstofdelen er hjemtaget af det grønlandske selvstyre men også

use produkter ikke forhindrer en eksport men alene er et spørgsmål om at sikre at de her produkter ikke bliver brugt til militære anvendelser

som sagt er er

men i respekt for det grønlandske selvstyres demokratiske beslutninger har vi valgt at støtte

lovforslaget er et udtryk for det forhandlede resultat som er kommet ud af samarbejdet mellem grønland og danmark derfor støtter sf forslaget selv om vi håber at minedriften

stede

imod øget selvstændighed og ia mener at grønland selv bør sætte rammerne for om grønland en dag kan blive et mineland og i så fald hvad der skal udvindes og eksporteres ifølge lovforslaget kan erhvervs og vækstministeren fastsætte regler om en kontrolliste svarende til den europæiske unions liste over produkter med dobbelt anvendelse lovforslaget omfatter flere mineraler og råstoffer end grønland formodentlig kommer til at eksportere og eksportkontrollen handler således ikke kun om nukleart materiale

næsten alle miner som kan tænkes i grønland herunder

og andre grundstoffer og mineraler og man fristes derfor til at spørge om danmark skal kontrollere stort set al minedrift i grønland fremadrettet ministeren vil med dette

over fremtidig eksport af grønlandske mineraler

med selvstyreloven fra to tusind og ni erhvervs og vækstministeren kan med

grundstoffer som benyttes til militære formål dog med henvisning til den europæiske unions liste listen over grundstoffer som anvendes til militære formål ændres hele tiden så derfor er det også

en åben liste kan man sige som vi siger ja til i dag og det kræver at man giver en garanti til den grønlandske befolkning om at listen altid være fuldt opdateret

er imod at grønland samarbejder med danmark om sikkerheds og eksportkontrol

og tillid og at vi er imod

selvstyret nemlig råstofområdet tilbagefører en vigtig del af beslutningskompetencen til danmark vi mener det er uacceptabelt at aftalerne mellem grønland og danmark om uran og håndtering af

uden om grønlands parlament inatsisartut og uden om befolkningen ser man på de områder som direkte eller indirekte påvirkes negativt af kvanefjeldsprojektet

være tidskrævende og være forbundet med nogle meget store økonomiske konsekvenser for politikredsen i form af helikoptertransport ligeledes påvirkes arbejdstilsynet hvor regningen dog bliver sendt videre til selskabet ifølge bemærkningerne

første ansøgning kan forventes og hvad størrelsen på gebyret skal være alligevel træder lovforslaget her allerede i kraft den første juli to tusind og seksten haster det med at få denne

hvad skyldes det fra inuit

at det her bliver hastet igennem hvis interesser handler det om vi kan blot konstatere

et stærkt demokrati og det at få hørt sin stemme i så grundlæggende et spørgsmål

udvinding og eksport af radioaktive materialer vi mener

er en fælles interesse at man beskytter den kompetencefordeling som vi har aftalt igennem selvstyreloven det forventes at lovforslaget vil koste det danske samfund op

den første ansøgning modtages og det kan forventes at der er meget høje gebyrer for at sikre at der er en økonomisk balance sikkerhedskontrollen

samtidig årlige omkostninger for staten på cirka tre million kroner men hvis der ingen ansøgninger kommer kan dette være omkostningsfuldt for det danske samfund og man kan sige at staten

at støtte op om grønlandsk uranudvinding med millioner af kroner årligt

gør i sit høringssvar opmærksom på at eksportkontrollens frie adgang til kontrolbesøg er i strid med grundlovens beskyttelse af boligens ukrænkelighed hvilket er en bemærkning værd fra

det tidligere lovforslag at give os muligheden for at få en teknisk briefing det havde jeg også håbet at vi måske kunne få fra erhvervs og vækstministeriet fordi det drejer sig om

af stor betydning ikke kun for grønland men for hele rigsfællesskabet og samtidig

siumut mener at en flerstrenget økonomi baseret på fiskeri turisme og råstoffer er kerneområder vi skal satse på

for øvrigt alle partier har været enige med hinanden om gennem mange år

en målsætning der skal

gavn for befolkningen og generationer fremover

råstofloven blev enstemmigt vedtaget af alle partier i

grønland ikke er til fare for sundhed og miljø det har alle partier stået sammen om erhvervs og vækstministeren

grønland om kontrol med eksport af produkter med dobbelt anvendelse et lovforslag som er en helt naturlig konsekvens

siumut mener det er vigtigt med en fælles forståelse og fodslag i kongeriget danmark

der til enhver tid vil sikre og stadfæste den lovgivningsmæssige definition af de forpligtelser vi begge to står med en arbejdsgruppe bestående af danske og grønlandske myndigheder nåede

etableres lovgivningsmæssige og administrative rammer blandt andet eksportkontrol med dual use produkter hvis kongeriget danmark skal leve op til de internationale forpligtelser på området

lovforslaget er sammen med

der blev fremsat af udenrigsministeren den lovgivningsmæssige opfølgning fra dansk side på arbejdet i regeringens såkaldte uranarbejdsgruppe danmark er et kongerige også bestående af grønland

hilser velkommen lovforslagets formål er at sikre at produkter med dobbelt anvendelse ikke anvendes til kritiske formål og at kongeriget danmark overholder sine internationale forpligtelser

af produkter med dobbelt anvendelse fra grønland siumut stemmer

årsagen til at man gerne vil have vækst i

er jo også et vækstspørgsmål

stå i en situation hvor vi udvinder nogle forskellige mineraler men faktisk ikke har mulighed for at eksportere dem

tilbagerulning af selvstyrelovgivningen tværtimod ser jeg

initiativ mellem to lande

forpligtelser med respekt for hinandens lovgivning det ser jeg som vejen frem til hvordan man kan finde

og et kompromis mellem to landes

kan et land eller et selvstyre ikke komme i en situation

så stor en risiko at man skal lade være

situation at nultolerancen var den rigtige beslutning at tage

jeg synes at fru aleqa hammond mest snakker om hvad der er økonomi i vi har jo også som mennesker og politikere ansvaret for

hvor vi ser bort fra vores egen lovgivning vi har en meget striks lovgivning som

miljø skal der ikke udstedes

vi har meget strenge retningslinjer

uran i verden kan der så ikke være en situation jeg spørger

hvor en ansvarlig regering i grønland eller i danmark er nødt til at sige nej til udvinding af uran

grønland selv hvilke lande vi gerne vil samarbejde med

materiale bruges til ganske fredelige formål men vi har også at gøre med noget som kan misbruges i en sådan grad at det potentielt kan udgøre en alvorlig risiko for den internationale fred sikkerhed og stabilitet særlig hvis det kommer i de forkerte hænder derfor følger vi nu med dette lovforslag op på de anbefalinger som den såkaldte uranarbejdsgruppe indgav i to tusind og tretten hvor det blandt andet blev anbefalet at vi indfører et eksportkontrolsystem i grønland der dikterer at der skal indhentes tilladelser til eksport det mener vi i venstre er ganske fornuftigt

ekstra påpasselige vi lever i en tid hvor nogle grupper ikke har grænser for hvor langt de vil gå for at gøre os ondt og derfor er det afgørende at vi lytter til de anbefalinger som eksperterne kommer med vi skal opsætte de nødvendige rammer der skal til for at kontrollere hvor materialet ender henne

det er vi godt tilfredse med i venstre

udenrigsministerens lovforslag

det her selvfølgelig også er et meget teknisk lovforslag det må jeg medgive dem som jo på mange måder synes det kan være en en meget svær ting at komme igennem alle bilag og derfor vil

for at der bliver indbudt til

kan have en mulighed for at komme lidt længere ned i detaljeringsgraden sådan at man ikke kun skal diskutere teknik her under

men sådan at man får lejlighed til at tage de tekniske spørgsmål under den tekniske gennemgang men som flere også har

er det her lovforslag jo i realiteten en bunden opgave som er nødvendig hvis kongeriget danmark skal opfylde de internationale kontrolforpligtelser der knytter sig til eksport af uran og andre dual use produkter fra grønland med mulig militær anvendelse jeg er også glad for den brede opbakning som

har en anden holdning og har ønske om at stille

lovforslaget her udgør sammen med udenrigsministerens lovforslag om sikkerhedskontrol med nukleart materiale den lovgivningsmæssige opfølgning på det arbejde der blev indledt med den tidligere regerings og selvstyrets fælles uranarbejdsgruppe og som også har udmøntet sig i den aftale som regeringen har indgået med grønland om samarbejdet om blandt andet eksportkontrol med

meget fint beskrevet hele det forløb

spørgsmål og givet kommentarer i den forbindelse og

den aktive medvirken undervejs med det her lovforslag etablerer vi jo så et eksportkontrolsystem for dual use produkter i grønland der opfylder de internationale eksportkontrolforpligtelser og vi skaber dermed også klare og nødvendige rammevilkår for at gennemføre råstofprojekter i grønland indholdsmæssigt svarer lovforslaget til de relevante dele af eus

om eksportkontrol vil den praktiske varetagelse af opgaverne ske i et tæt samarbejde og koordination mellem danske og grønlandske myndigheder desuden medtager lovforslaget et krav om at der skal indhentes tilladelse til eksport af malme indeholdende radioaktivt materiale over visse koncentrationer dermed opfylder lovgivningen de internationale standarder der også gælder for eksport af sådanne malme

det er også derfor jeg gerne vil sige som en kommentar til nogle af de bemærkninger der er faldet at lovforslaget

eksport af dual use produkter herunder nukleart materiale i form af uran og thorium så for eksempel jern vil ikke kunne blive omfattet og ej heller nikkel eller kobber som man har

få indtrykket af under debatten her i dag men det er jo rettet mod uran i forhold til netop

men jeg vil sige at jeg ser frem til den videre udvalgsbehandling

så også lægger op til at jeg hurtigst muligt vil tage initiativ til en teknisk gennemgang for

så

lovkompleks som blev diskuteret tidligere det er også derfor at det bliver behandlet sammen dog i to selvstændige forslag

rigtig god mening men men jeg står her jo ikke

er erhvervs og vækstminister og har ansvaret for

at en ændring af loven skal have fremadrettet virkning det vil sige at private pasningsordninger der allerede er etableret vil kunne fortsætte i en ikke defineret overgangsperiode enhedslisten begrunder blandt andet

det stigende antal private pasningsordninger begrænser kommunernes styringsmuligheder jeg kan sige at vi fra regeringens side ser temmelig anderledes på det for regeringen er det vigtigt at der er en udstrakt grad af frit valg på dagtilbudsområdet at forældrene skal opleve at have fleksibilitet og valgmuligheder når de skal finde pasning til deres barn og derfor er det også vigtigt at der er en mangfoldighed af tilbud på området

grundlæggende ved de frie valg er jo netop at man har mulighed for at vælge noget andet end det man bliver tilbudt hvis man

af forskellige årsager har brug for en anden løsning en løsning som passer bedre til ens familie forældrene lægger ofte vægt på forskellige ting når de skal vælge et tilbud frem for et andet nogle forældre lægger stor vægt på at tilbuddet ligger tæt

at det ligger tæt på forældrenes arbejdsplads

åbningstider for andre igen har det større betydning at tilbuddet har en særlig profil

en idrætsbørnehave fokus musik eller noget helt

for eksempel at det er muligt at pege på den institution man som forælder ønsker i sin kommune

plads i en privat institution eller tilskud til forskellige former for private pasningsordninger hvis man ikke ønsker at gøre brug af de tilbud som kommunen kan anvise til for regeringen

vigtige elementer i det frie valg privat pasning er ikke det samme som et dagtilbud der

til dagtilbud men for nogle forældre er muligheden for at få tilskud til privat pasning et alternativ eller et supplement som er det der giver bedst mening

måske en travl hverdag hvor familie og arbejdsliv skal gå op i en højere enhed

mange forskellige årsager til at forældrene siger nej tak til kommunens tilbud om en plads i et kommunalt eller selvejende dagtilbud for i stedet at vælge at få tilskud til at ansætte en privat passer eller betale for en plads i en privat pasningsordning for nogle forældre kan det skyldes at

dagtilbud som ligger i nærheden af familiens hjem og som matcher de ønsker som man har andre vælger at få tilskuddet i en midlertidig periode indtil de kan få plads i en bestemt daginstitution som de ønsker at deres barn skal gå i og endelig kan der også være tale om forældre som har skæve arbejdstider

derfor har brug for pasning på tidspunkter der ligger uden for dagtilbuddenes normale åbningstid det

forskellige familier og forskellige begrundelser for hvorfor man har behov for et frit valg og et fleksibelt valg

jo egentlig heller ikke at det er den enkelte årsag der er

det er at den enkelte familie kan vælge

og vi respekterer de valg som den enkelte forælder træffer og vi mener grundlæggende at både frit valg og mangfoldighed også på børneområdet er rigtig vigtigt for at sikre at der også er gode tilbud

at der er gode rammer både for den leg

i en pasningsordning vi har også iværksat en proces hvor vi skal se på arbejdet med at revidere de pædagogiske læreplaner og

vi kan styrke de pædagogiske læreplaner så vi også i højere grad sørger for

det være sig sprogligt det være sig motorisk det være sig

med hele den emotionelle del af læringen

er behov for at børn bliver set bliver udfordret bliver udviklet på

områder og at der ikke er nogen børn der bliver overset i den sammenhæng og slet ikke at der er børn fra hjem hvor forældrene måske ikke er så ressourcestærke som bliver overset fordi man ikke har det rette fokus på det derfor kan vi heller ikke støtte enhedslistens beslutningsforslag

fordi der skal være en mangfoldighed af tilbud så forældrene kan vælge det der passer

pasning er et vigtigt element i det frie valg og er et godt alternativ

når vi vil have en mangfoldighed

også stilles nogle kvalitetskrav og synes ministeren at det er betryggende at de private

sørge for at der er fokus på at de tilbud der er også lever

skal men jeg er grundlæggende enig med enhedslistens ordfører i at det at stille kvalitetskrav

at det kan give mening at man har en dagtilbudslovgivning at man har nogle øvrige

men hvor det ikke nødvendigvis er sådan at det er de samme regler der gælder på hele området

er med til at understøtte mangfoldigheden og dermed også valgfriheden for

sådan set ingen grund til at have noget videre lovgivning

og så kunne man overlade resten til forældrenes gode dømmekraft men det har vi jo ikke gjort

skal være nogle særlige krav til kvalitet

for eksempel private daginstitutioner

nedsat en mastergruppe blandt andet med repræsentanter fra alt lige fra bupl og

meget gerne have lov til at afvente deres anbefalinger i forhold til det videre arbejde det tror jeg giver et kvalificeret grundlag at tage diskussionen på

er en kvalitet i tilbuddet vi skal så løbende og det jeg egentlig også jeg har indikeret ad flere omgange

som lovgivningen på området

også helt sikker på vi får rig lejlighed til at diskutere

det er en forudsætning for at vores samfund hvor både mor og far går på arbejde kan fungere det er derfor også afgørende at vi har gode pasningsmuligheder når børnene er små men vi vil dog ikke blande os i hvordan de enkelte familier tilrettelægger deres liv derimod arbejder vi for at familierne har de bedste muligheder for at deres hverdag kan hænge sammen og at børnene sikres pasningsmuligheder af høj pædagogisk kvalitet

derfor ikke støtte beslutningsforslaget fra enhedslisten om at afskaffe muligheden for at etablere private pasningstilbud

vil netop begrænse de muligheder familierne har i dag og det kan vi

ønsker vi faktisk at gå en anden vej vi ønsker at ændre dagtilbudsloven så de private

skal arbejde med pædagogiske læreplaner

skal leve op til dagtilbudslovens specifikke formål for dagtilbud derfor prioriterede vi faktisk også i vores børnepakke da vi var i regering

mere pædagogisk personale bedre fysiske rammer for tilbuddene

at alle børns trivsel læring

særlig relevant for debatten i dag indeholdt børnepakken faktisk også flere indholdsmæssige krav

styrket tilsyn med private pasningsordninger pakken lagde blandt andet også op til at de private pasningsordninger skulle arbejde med læreplaner ligesom de skulle leve op til dagtilbudslovens formål for dagtilbud desværre har regeringen efter folketingsvalget besluttet at annullere børnepakken det er vi selvfølgelig meget ærgerlige over fordi vi mener at der er brug for et løft af området også

ønsker vi at sikre at de nuværende pasningsmuligheder kommunalt som privat har så høj kvalitet som overhovedet muligt derfor vil vi faktisk fra socialdemokraternes side på baggrund af enhedslistens beslutningsforslag

med fokus på kvaliteten i de private pasningstilbud

forhold til private pasningsordninger det kan forhåbentlig også være med til at få regeringen i gang på det familiepolitiske område hvor der har været

en sådan høring kunne sætte gang i en debat om et

hele børnepasningsområdet i socialdemokratiet kæmper vi nemlig for at alle børn skal have lige muligheder og bekæmpelse af negativ social arv er hjerteblod for os vores pasnings og undervisningstilbud er afgørende for at det kan

vil derfor fortsætte arbejdet for at børnefamilierne får de bedst mulige rammer

at få familielivet og arbejdslivet til at hænge fornuftigt sammen

afslutningsvis hilse fra de radikale

de private pasningsordninger hvis man skal opfylde nøjagtig de samme krav

er ordføreren ikke betænkelig ved

udført arbejde i en kommunal dagpleje med selvstændigt erhvervsdrivende der ikke har krav på fast løn ikke har krav på løn under sygdom og ikke har krav på pension

kvaliteten børnene først men er det ikke et alvorligt problem at der på den måde finder social dumping sted

end kommunal børnepasning er det ikke en uheldig situation at man på den måde kan have prisdumping i forhold til den kommunale dagpleje og at den der betaler prisen er den selvstændigt erhvervsdrivende som for at skaffe sig kunder

at nogle af de her private passere kommer netop fordi kommunerne nedlægger enten daginstitutioner eller kommunale dagplejer og så dukker det her op

at det frie valg for borgerne herunder jo

skabe en øget værdi for de her familier

at at træffe det valg som måske passer bedst til deres behov

hvor man egentlig placerer borgerne eller familierne i en form for spændetrøje og hvor der ingen handlefrihed er eller for den sags skyld ingen muligheder er for selv

hvad der passer familien bedst på baggrund af sætter vi jo i venstre pris på at der også findes

en lang række velfærdsopgaver

imellem forskellige muligheder

er jo som bekendt forskellige og har brug for forskellige muligheder familierne

der passer bedst til deres barn

jo være mange forskellige årsager til som det også er blevet nævnt tidligere her i aften

pasningsordninger da vores børn var små og i nogle af årene havde vi simpelt hen brug for

pasningsmulighed fordi vi havde brug for nogle flere

at vi der havde været væsentligt dårligere stillet hvis enhedslistens forslag dengang var gennemført

andre årsager til at der er familier der vælger en privat løsning

i en del landdistrikter kan der eventuelt være lang afstand

der kan være et privat tilbud som ligger tættere på

også lige komme med en kommentar om at at vi jo

finansieringen altså fastholdt løftet på børneområdet den tidligere regering havde næsten fire år

ufinansieret da det kom

og

vil sige at den deler jeg langt hen ad vejen

læreplanerne ind som noget man obligatorisk

pædagogiske læreplaner

vil give muligheden for at man kan have de her private løsninger jeg synes det er altafgørende at man har fleksible pasningsmuligheder og jeg synes stadig væk det er

i nogle sammenhænge som jeg også er bekendt med kan det så faktisk være de private løsninger som har en højere kvalitet

en højere kvalitet end de offentlige selv

yderligere og ekstra krav til de offentlige

er den rette for dem og opfylder de forskellige behov de forskellige familier måtte have vi ønsker et varieret tilbud af muligheder så flere af de stadig mere nuancerede behov

det er blandt andet derfor vi har foreslået at indføre et såkaldt pasningsbevis pasningsbeviset skal gives til forældrene

enten i et privat eller i et offentligt pasningstilbud kommunerne skal i stedet for at opstille barrierer for private pasningsordninger give fuldt overblik over nøgletal såsom sygefravær og normeringer i de enkelte institutioner og samtidig skal forældre der ønsker at passe deres helt små børn hjemme også have mulighed for det i liberal alliance mener vi nemlig at forældrene er dem der bedst ved hvad der er godt for deres børn

b tre og firs som vi står med her i øjeblikket er udtryk for den stik modsatte tankegang det er udtryk for en statsliggørelse og en ensliggørelse de ganske få private pasningstilbud vi har i danmark oplever generelt så vidt jeg ved en stor tilfredshed og bruger

også ofte flere ressourcer på børnene og færre på administration end de offentlige tilbud gør men disse få mønsterbrydere som man kunne kalde de private institutioner og pasningstilbud der viser os vejen frem mod et mindre byrdefuldt og mere smidigt system skal altså ifølge enhedslisten forbydes inden de for alvor sætter rødder jeg var her i weekenden meget glad for at kunne konstatere at sf på deres landsmøde

ligefrem øget frihed og måske endda også

et ønske om at komme til at ligne liberal alliance en lille smule enhedslisten synes ærgerligt nok

i den stik modsatte retning og kræver at alle børnefamilier skal underkaste sig den statslige administration enhedslisten ved åbenbart hvad der er bedst for børnene også bedre end selv børnenes egne forældre

den frie og selvstændige borgers ret til at være herre i eget liv

arbejde og også at der tilsyneladende huller kan man sige i den danske model i forhold til overenskomster

og så social dumping som enhedslisten

forbyder eller afskaffer de private pasningsordninger vi anerkender fuldstændig at der givetvis er nogle udfordringer der skal løses men vi er meget uenige med enhedslisten i at løsningen så vil være en afskaffelse af de private pasningsordninger at vi er

måske et rigtig godt eksempel på

i alternativet adskiller os fra enhedslisten i hvert fald et af de steder hvor vi gør det vi bliver nogle gange spurgt jamen

hylder i høj grad de private alternative

for pasning det kunne også være ældrepleje det kunne være alt muligt andet som

i statsligt regi det gør vi fordi de løser nogle udfordringer og de

svar på nogle af de spørgsmål der bliver stillet i samfundet der synes jeg ministeren har ret når ministeren i sin tale siger at de private pasningsordninger

vi ser jo de kommunale institutioner slå sig sammen og blive store og blive centreret i

større byer hvilket har konsekvenser for lokalområderne

de private pasninger gå ind og være et tilbud for de børnefamilier som så lige pludselig ikke behøver køre så langt for at få deres børn passet det kan også være nogle andre behov der bliver

de her ting også kommer af lokalmiljøet at de vokser ud af lokalmiljøet

udfordringer i stedet for at nedlægge pasningsordningerne og det vil vi

en anden sammenhæng nu har ministeren sagt er en arbejdsgruppe der kommer med en rapport vil vi meget gerne kigge på socialdemokraterne har opfordret til en høring og det støtter vi i høj grad også

kvalifikationerne til at løse de pædagogiske opgaver hun går ud ad døren banker på og kommer ind igen og siger goddag kan jeg blive godkendt som privat børnepasser

godkende den pågældende som så for offentlige midler

i forhold til de kvalitetskrav som kommunen havde stillet op

i bureaukrati i forhold til det her

større opmærksomhed på om tingene så bliver gjort ordentligt jeg synes ikke at forældrene skal bære ansvaret alene som

hvis vi synes det er rigtig vigtigt at der stilles kvalifikationskrav til dem der varetager undervisningen af vores børn i folkeskolen er det så nødvendigvis et udtryk for firkantet bureaukrati

at minde mig om om sfs liberale

firserne introducerede det her begreb i sit fremragende skriv mindre stat mere samfund

smitte lidt af på nogle af de ting jeg vil sige her

at der er brug for at få strammet op på det her område så mener vi at det er

med badevandet helt at afskaffe de her ordninger personligt har jeg

jeg tror der er utrolig stor

side at det er nogle

som enhedslisten sætter fokus på og at der helt klart er brug for nogle bedre rammer

mener vi ikke at privat pasning i sig selv er af det onde så vi vil meget gerne være med til

i forhold til at gå ind helt specifikt og sige hvor der skal sættes ind

ligger i dag vi synes det kan være fint hvis det fungerer under de rigtige omstændigheder og vilkår

eller hvor man ønsker den private pasning eller hvor man ønsker den indtil man kan få en institutionsplads

men det er helt rigtigt at når børnene er meget små og skal passes

at der er et utrolig stort problem

jo mere frit valg forældrene har jo bedre er det i vores optik og jo mere vokser tilfredsheden også typisk som forældre føler man at man får medbestemmelse og det er en rar følelse og vished at have som forældre det

er forskellige typer af pasningstilbud ønsker man en dagplejer som har et lille nærmiljø med få børn eller ønsker man at sende sit barn i vuggestue

er truffet skal man også gøre op med sig selv om man ønsker et privat tilbud eller om man ønsker et offentligt tilbud som forældre afgør man selv hvad er fordele og ulemper

kan andre vurdere som en ulempe for deres

forskellige derfor ønsker vi ikke at begrænse de private pasningsordninger vi ønsker tværtimod at udvide dem vi ønsker at alle kommuner bliver pålagt at gøre det muligt for en af forældrene eller for en bedsteforælder at modtage tilskud så barnet kan blive passet privat at give en af forældrene muligheden for at kunne gå derhjemme er god og moderne familiepolitik det samme

tættere sammen i dag er det her et tilbud til forældrene i en række kommuner men

er forskel kommunerne imellem i dag er det ikke muligt at anvende økonomisk fripladstilskud til privat børnepasning men det ønsker vi bliver ændret som enhedslisten og andre i salen nok

børnepasning så forældrene får endnu flere valgmuligheder til deres børn

forældrene som er bedst til at vurdere hvad der er i børnenes interesse

af hvordan vi kan detailregulere området

af de store rammer men vil godt ind og regulere

og den anden tendens er at man siger at

jeg synes det tørner noget sammen og jeg synes

ikke blandt alle de ordførere der har haft ordet men jeg hører det nogle steder

håndtering af hvordan der arbejdes pædagogisk metodisk i nogle dagtilbud samtidig har opfattelsen af at vi såmænd også

rigtig stilles nogen krav jeg synes det er voldsomt modsætningsfyldt og det er det som vi i enhedslisten godt har villet udfordre med det her forslag vi synes det er voldsomt problematisk når det offentlige betaler cirka tre fjerdedele af omkostningerne for

at der ikke stilles kvalitetsmæssige krav til området vi anfægter ikke at forældrene skal kunne vælge mellem en mangfoldighed af dagtilbud men vi synes det er meget mærkeligt at man med offentlige kroner skal kunne drive pasningstilbud der ikke opfylder de almindelige pædagogiske kvalitetskrav

der hvor man passer vores mindste børn vi synes samtidig

af de mest grelle eksempler på social dumping vi overhovedet oplever på vores arbejdsmarked

aflønnes efter antal børn

får hun kun det halve i løn bliver hun syg får hun ikke løn under sygdom kunne hun tænke sig

sammen til sin pensionisttilværelse

i hvert fald nødt til selv at oprette en pensionsordning for der er fordi hun er selvstændig jo ikke nogen som helst former for pensionsordninger så man flytter

kvalitetsmæssige rammer der er fastsat i lovgivningen

det så sådan at vi i enhedslisten er vanvittig kritiske over for dem der er private børnepassere nej det er vi ikke

kommunale dagplejere de er måske blevet opsagt vi har fuld respekt for at der er mennesker der siger så må jeg jo forsøge selv om jeg ikke længere har fast løn selv om jeg ikke længere får løn under sygdom så er

kritikken retter sig ikke mod den enkelte private børnepasser men kritikken retter sig mod en lovgivning hvor vi med offentlige midler betaler for pasning af for ringe kvalitet og hvor vi betaler for social dumping på området det har været mit indtryk og jeg synes at jeg har oplevet det før at jeg hører en række argumenter som retter sig mod noget

man ikke må drive private dagtilbud efter det her

drive private daginstitutioner man kan så udmærket drive privat dagpleje det reguleres efter nogle andre paragraffer i lovgivningen men man kan ikke med det her forslag have et konkurrerende privat tilbud der i modsætning til den private dagpleje og de private institutioner ikke skal opfylde kvalitetskrav og som udsætter mennesker for social dumping når det er sagt

jo glad for tilkendegivelserne om at mange eller de fleste synes

jeg tænker egentlig at folketinget nok kunne

jeg kan høre at der er brug for at få uddybet den her sag og jeg tror at mange af de synspunkter som jeg har gjort gældende og som ligger til grund for det her forslag jeg tror at der hvis vi får afdækket dem grundigt også i en høring

vil være mange der ligesom enhedslisten siger at det

problem at vi har pasningsordninger for offentlige midler hvor der ikke stilles pædagogiske kvalitetskrav

måske ikke er så godt at vi har etableret en ordning hvor den sociale dumping siger sparto til ruder konge i forhold til hvad vi ellers kender

vi fortsætter debatten

herunder forhåbentlig kan holde en høring hvor vi alle sammen inklusive utvivlsomt

nå frem til en enighed om at regulere om ikke helt som vi har

men i hvert fald gå et stykke ad vejen så

skal godkende at nu ansættes der private dagplejere og så kan

efter almindelige overenskomstmæssige regler hvis der er et firma der vil drive privat dagpleje

er der jo det særlige ved lovgivningen

frit kan vælge et område som der ikke stilles tilstrækkelige kvalitetskrav til og det er selvfølgelig en begrænsning for den enkelte men det kender vi jo i mange forskellige sammenhænge vi stiller også krav hvis folk vil opereres så kan man heller ikke bare banke på tilfældige steder og bede om at blive opereret

samtidig at ordføreren ikke har tillid til at

hvad der er bedst for deres børn men at staten altså det offentlige er bedre til at tage beslutninger og derfor vil ensrette

nogle bestemte kvalitetskrav man skal ikke kunne drive sygehus

skal ikke kunne drive skole uden der er særlige kvalitetskrav til det

være sådan at man for det offentliges penge kan drive børnepasning

krav til den pædagogiske kvalitet så jo den enkelte skal have frie valgmuligheder men det offentlige skal også have mulighed for at regulere

enhedslisten men danmark er et lille land og regeringen ønsker et danmark der både har plads til natur til erhverv og til beboelse det kræver en klar prioritering af de forskellige områder i en god balance regeringen ønsker at finde løsninger hvor vi udvikler en rig natur og samtidig skaber grundlag for vækst i de erhverv der lever af og med naturen hensynet til natur og erhverv skal gå hånd i hånd og balancen mellem benyttelse og beskyttelse skal findes i dialog med dem der til daglig anvender naturen i regeringen mener vi at natur og landbrug kan eksistere side om side det er ikke et spørgsmål om enten eller landmændene er nogle af vores vigtigste naturforvaltere og det skal vi give dem mulighed for at blive ved med at være hvis vi for alvor skal gøre en forskel for naturen skal vi lægge naturindsatsen der hvor den er mest relevant forskere peger på at vi kan få rigtig stor effekt for

jeg forventer at en indsats i skovene vil indgå som et væsentligt element i den kommende naturpakke regeringen gennemfører allerede en væsentlig indsats for en forbedring af levevilkår for dyr og planter både til lands og til vands jeg præsenterer senere i dag klokken er jo over midnat nu naturplanerne for de næste seks års indsats i de særlig værdifulde natura to tusind områder hvor vi fra to tusind og seksten til to tusind og en og tyve har afsat en milliard kroner til indsatserne planerne vil bidrage

til målrettet at sikre og forbedre vilkårene for internationalt beskyttede dyre plante og naturtyper i områderne

og en og tyve på samme tid som vi med fødevare og landbrugspakken sikrer bedre vilkår for landbrugserhvervet gør regeringen en målrettet indsats for vandmiljøet det sker blandt andet ved restaurering af vandløbsstrækninger og ved at etablere vådområder og jeg forventer senere på året at præsentere vandområdeplaner for perioden frem mod

og en og tyve også på havet gør vi en indsats når vi følger op på danmarks havstrategi fra to tusind og tolv regeringen arbejder således over en bred kam for at sikre en balanceret natur og miljøpolitik der bidrager til at styrke naturen og til at opfylde eus og fns mål om at standse tilbagegangen

men som ansvarlig regering for hele danmark må vi insistere på at lovgivningen skal give plads til både landmanden produktionsvirksomheden fuglekiggeren fiskeren børnefamilien kondiløberen og alle andre der bidrager til og nyder godt af et samfund i balance derfor afviser regeringen også enhedslistens seks beslutningsforslag b to og fyrre om naturzoner

enhedslistens forslag om at udpege såkaldte naturzoner regeringen finder at den nuværende beskyttelse er tilstrækkelig til at sikre den rigtige balance mellem benyttelse og beskyttelse en omfattende omlægning af naturbeskyttelsessystemet er derfor ikke den mest omkostningseffektive måde at lave naturbeskyttelse på regeringen ønsker derfor at fastholde at danmarks biodiversitet naturområderne og de vilde plante og dyrearter beskyttes i naturbeskyttelsesloven

der tilgodeser både en erhvervsmæssig benyttelse af havets ressourcer og beskyttelse af naturen så vi også i fremtiden har et produktivt havmiljø med høj biodiversitet

vi grundlæggende har den rigtige tilgang på nuværende tidspunkt

der har udpeget flest marine natura to tusind områder atten procent af det danske hav er udpeget som natura to tusind

vil gerne understrege at jeg er helt enig med enhedslisten i at fiskeri skal reguleres med udgangspunkt i hele økosystemet det er netop målsætningen for den fælles fiskeripolitik at fiskebestandene skal op på et niveau der kan give det maksimale bæredygtige udbytte med fødevare og landbrugspakken vil reguleringen af næringsstoffer fremover blive målrettet de områder hvor indsatsbehovet er størst

fokus en balanceret beskyttelse så vi både tilgodeser landbruget og samtidig sikrer at blandt andet vores havmiljø ikke belastes unødigt med næringsstoffer regeringen tager således allerede hånd om mange af de udfordringer som enhedslisten peger på

tilstand ikke må ændres der eksisterer allerede flere ordninger til at skabe større sammenhængende naturområder fælles for dem er at de er baseret på dialog og frivillighed for lodsejeren det mener vi giver de bedste resultater både for lodsejeren og naturen b fem og fyrre tab af biodiversitet på ferske enge og vådområder enhedslistens

om et lovbestemt undergødskningskrav ser jeg som et udtryk for den hidtidige generelle reguleringsmodel hvor der stilles de samme krav uafhængigt af lokale forhold det er regeringens hensigt at bruge målrettet regulering til at fokusere den fremtidige miljøindsats i de områder af landet hvor udfordringerne er størst danmark er et landbrugsland og skal fortsat være

derfor skal vandløbene vedligeholdes så de kan sikre en ordentlig afledning af vand

selvfølgelig gøres så der samtidig tages hensyn til miljøet enhedslistens ensidige forslag hvor alene miljøet tilgodeses vil alt i alt være i klar modstrid regeringens politik

b seks og fyrre tab af biodiversitet ved kysterne regeringen er enig i at kysternes frie dynamik er vigtig men er ikke enig i behovet for flere af enhedslistens

derudover eksisterer flere af de efterspurgte indsatser

syv og fyrre tab af biodiversitet i skovene regeringen er enig i at skovene er væsentlige for bevarelsen af biodiversiteten og regeringen vil tage stilling til udlæg af skov til biodiversitetsformål i naturpakken enhedslistens forslag nævner ikke hvor pengene til biodiversitetsskov skal komme fra for mig er det væsentligt at vi udlægger skovarealerne omkostningseffektivt så vi får mest biodiversitet for pengene

regeringen mener at der allerede sker en stor indsats for naturen og at den eksisterende beskyttelse af naturområderne i vidt omfang rummer de muligheder som enhedslisten efterlyser med deres seks beslutningsforslag vi ønsker at værne om den danske natur og vil som tidligere nævnt prioritere indsatsen for at standse tilbagegangen i biodiversiteten og vi er desuden i gang med at se på

generelt mener vi i regeringen at indsatsen for biodiversiteten skal ske målrettet og omkostningseffektivt og der skal være balance mellem naturhensyn og hensyn til erhvervet

og med en naturpakke på vej kan regeringen altså ikke

i det åbne land i dag er jo ikke tilstrækkeligt

jo stadig væk rigtig rigtig langt fra at nå det vi er forpligtet til to steder i virkeligheden både i fns biodiversitetskonvention men også under eu så et eller andet skal vi gøre i det åbne land og det som forskerne jo meget entydigt peger på er at vi har brug for flere naturområder og at vi har brug for at binde dem tættere sammen så mit spørgsmål til ministeren må være hvis ministeren ikke

hvordan skal vi så sikre at vi får flere naturarealer i det åbne land og får bundet naturen bedre sammen

tænkt sig at bruge det her værktøj hvor vi jo netop kan sikre en mere sammenhængende natur og miljøplanlægning i fællesskab med

ikke har været dygtig til at det vil jeg gerne

er et godt eksempel på hvordan man fremmer en målrettet regulering så man sikrer en bedre naturtilstand på de arealer hvor man så har en mindre intensiv dyrkning mens man har en mere intensiv dyrkning på bæredygtige arealer det er både til gavn for planterne for planteproduktionen

at vi tager hånd om vores § tre arealer så de eksempelvis ikke gror til i buske og lignende men

i relation til de intentioner der er skitseret i landbrugs og fødevarepakken så vi sikrer en biodiversitet i naturen og så videre så en række punkter

så intensivt drevet landbrug som vi har i danmark hvor to tredjedele

en udfordring i forhold til

bidrager det til en bedre miljøtilstand i forhold til det andet om forskerne er det klart at når man har det intensivt drevne areal

udfordrer det jo biodiversiteten

at regeringen har sagt at vi ønsker en naturpakke der fremmer biodiversitet og et af de steder hvor man kan gøre det meget godt og meget målrettet

at indgå som elementer i arbejdet både med de natura to tusind planer der fremlægges i dag

så vi ønsker at være ambitiøse i forhold til dansk naturpolitik vi ønsker mere og bedre natur og vi enige i at biodiversiteten er under

til at nå målet om mere og bedre natur

fn en naturplan som vi jo blandt

planen havde til formål at sikre at naturen bindes sammen

og noget af det vigtige som vi jo også allerede har været lidt inde på var det her grønne danmarkskort som grundlag for både at udvikle eksisterende naturområder og

ret systematisk fører et korstog

og lokale løsninger og derfor mener vi

det er kommunerne der skal have opgaven med at udpege

fælles kriterier vi mener

det har vi jo selvfølgelig ladet os inspirere af så jeg er bare nysgerrig

at høre ordføreren hvad der er sket

naturpolitikken bliver hele tiden halehæng til en hel masse andre hensyn i det åbne land

være landbrug ude i skovene

skal der være være tømmerhugst i havet skal der fiskes vi har brug for nogle zoner hvis vi skal nå derhen hvor vi faktisk standser den tilbagegang der har været i årtier hvor vi har et grønt danmarkskort men hvor vi så sikrer

de områder vi udlægger til natur

natur der ikke ønsker mere biodiversitet ud over at vi i øvrigt er forpligtet

også et ønske det tror jeg reelt alle

forslag nummer en med en sammenhængende natur kan man sige

er sådan jeg forstår forslaget altså at man ligesom prøver at få noget sammenhæng vil være ganske glimrende

i alle de her seks forslag

på at standse tabet af biodiversitet i danmark med en arealkategori der hedder naturzone man ønsker at standse biodiversitet ved danmarks kyster i danmarks havområder på overdrev og hede på ferske enge og vådområder

så tillod jeg mig at gå tilbage for det er ikke så lang tid siden at

til urørt skov så

står her i mine papirer det ærgerlige

forholdsvis uforpligtende der står bare at man skal standse tabet af biodiversitet

clausen fra enhedslisten der udtaler sig om det her og da jeg så sad og læste enhedslistens egne forslag

er noget andet i det her end at det er sådan lidt uforpligtende vi skal standse tabet af biodiversitet hvilket man må sige

tabet af biodiversitet men i hvert fald er det gået tilbage i mange år jeg tror man kan gøre det på forskellige måder i dansk folkeparti ønsker vi at forbedre biodiversiteten på en klog måde jeg ved ikke hvordan jeg

det er bestemt ikke for at forklejne nogen og det er heller ikke for at gøre dansk folkeparti klogere end alle andre

det tror jeg også vi fik et klart indtryk af da vi netop lavede

daværende miljøminister kirsten brosbøl i spidsen havde et møde med naturstyrelsen fik vi lige pludselig et helt andet indblik i

natur og biodiversitet vil sige

synes jeg i hvert fald var aldeles oplysende det er ikke bare et spørgsmål om

urørt skov det er ikke bare et spørgsmål om at have våde enge det er ikke bare et spørgsmål om at gøre det ene eller det andet det er meget meget mere komplekst det synes jeg egentlig også

enhedslisten udtrykker meget godt med de seks forslag

vil også godt sige at jeg synes at det er en lille smule underligt at komme med seks forslag der på intet tidspunkt nævner

man vil genetablere stenrev og muslingebanker omlægning af kystnære landbrugsarealer fra dyrkning til naturformål permanent udtagning af landbrugsjord der skal anvendes til at beskytte og binde fragmenteret natur sammen restaureringstiltag i vandløbene og gennemførelse af gennemgribende restaureringstiltag enge og vådområder for at genskabe habitater der er gået tabt og så flere forskellige tiltag i

hvad det koster der står at man vil bruge et jordfordelingsinstrument og så tilskudsordninger til naturvenlig landbrugsdrift det er hvad jeg har kunnet læse mig til det kan godt være jeg har overset noget men taget i betragtning af at da vi havde b en hundrede og fire og fyrre hernede i salen om at vi ville udlægge tyve procent af statsskovene til urørt skov hvor vi så mente det ville koste tyve procent af den indtægt staten havde

på daværende tidspunkt for det ville koste langt mere

kunne jeg rigtig godt tænke mig at vide hvordan man vil finansiere alle de her tiltag

svært at ved at se det er den ene ting og så mener jeg altså at man skal gøre det på en anden måde jeg er ikke i tvivl om at

i dansk folkeparti sammen med regeringen kan komme med

mening for naturen overhovedet alle de arter der lever i det åbne land

tre områderne får ingen gavn af den urørte skov det glæder mig hvis ordføreren vil komme med en eller anden klog måde men jeg synes ærlig talt at man så nu kunne begynde at løfte sløret for hvad den kloge måde

det er snart ved at være nok at høre den ene politiker efter den anden lovprise de målsætninger vi har fastsat i fællesskab uden på noget tidspunkt at ville tage et politisk ansvar for hvordan vi skal nå de mål det er gået tilbage år efter år

det der sker lige nu så på et eller andet tidspunkt er der nogen der bliver nødt til at steppe

jeg har i hvert fald en noget anden holdning til hvad natur er end enhedslisten har set i lyset af de her beslutningsforslag jeg nyder faktisk at gå en tur

der må godt være stier der må godt være skov der er dyrket sådan at man kan gå i den der må også godt være urørt skov

på nordfyn og køre skrubtudser over fordi der er så mange så hele vejen er fyldt desværre kan jeg ikke undgå at ramme

det altså en gang imellem som om enhedslisten har den rigtige definition i hvert fald ifølge ordføreren på hvad natur er og hvad biodiversitet er

ordføreren om at komme med dansk folkepartis bud på hvordan man vil standse den tilbagegang det vi har gjort i beslutningsforslaget er at sige hvordan vi vil gøre det hvis man kritiserer

vil gøre det på en klog måde så er mit spørgsmål hvad er den kloge måde så

herre per clausens ord under b en hundrede og fire og fyrre så hvis man hos enhedslisten har fundet det unikke i de seks forslag

ordføreren må jo korrekse mig hvis

det lidt som

men i er nødt til at se på det på en anden måde det gjorde i hvert fald mig klogere jeg håber at det også gjorde andre klogere derfor har jeg også senere sagt at om det lige skal være tyve

lægge mig fast på for det kan jo godt være at vi kan gøre det på en anderledes måde

ikke koster de fem og tredive

som man vurderede på det tidspunkt men kommer ned på et andet beløb vi er jo

hvor det er lige klogt og så videre alle steder men det der er vigtigt er selvfølgelig at vi får gjort noget ved biodiversiteten det er jeg slet ikke i tvivl om og så har jeg altså en tiltro til at regeringen nok skal komme med nogle forslag som jeg finder

ikke en selvstændig politik på det her område eller afventer man bare at regeringen skal komme med

omlægge tyve procent af de atten procent til urørt skov det er altså fire procent af det samlede skovareal vi snakker om her så jeg vil bare sige at man kan være helt rolig der vil være masser af den sædvanlige skov at gå tur i det er kun fire procent af det samlede

lige nu snakker om hvis vi snakker tyve procent urørt statsskov så vil jeg høre ordføreren om ikke det er rigtigt at

der ved allermest om natur om biodiversitet faktisk fortæller os at vi er i en særlig krise nogle kalder det den sjette masseuddøen af arter og at vi i danmark

i det hele taget bliver lidt vildere der er ikke tale om at man ikke kan bevæge sig rundt i

en skov man vil tværtimod kunne bruge den og få stærkere oplevelser nogle mere spændende oplevelser nogle nye typer oplevelser er det ikke bare positivt

er en biodiversitet i sig selv hvis jeg må sige det sådan for det synes jeg det er så lad os kalde det urskov

vi må jo som ministeren også gav udtryk for sige at vi

stemmer imod de her seks beslutningsforslag vores natur i danmark er jo til

og til stor gavn for rigtig mange både mennesker og dyr og måden som vores natur ser ud på

arter som lever i den naturen har stor betydning

er regeringen i fuld gang med at udarbejde en ny ambitiøs naturpakke og den skal blandt andet være med til også at standse faldet i biodiversiteten naturpakken

det er rigtig vigtigt for mig at understrege at vi lever i et samspil med naturen og vi har også en forpligtelse til mener jeg som folketingspolitikere at sikre at vi

får mest natur for pengene

pengene på bedste vis forslaget vil jo koste samfundet ret dyrt og jeg har som også

beslutningsforslag det er noget af det jeg måske kan håbe på at enhedslistens ordfører

omkostningerne ved de her beslutningsforslag er

at skovene også bliver en del af den fælles

at det er rigtig rigtig vigtigt at vi værner om den danske natur på forskellige måder og at vi lægger indsatsen der hvor vi også

mest natur for vores skattekroner

vi kommer til at støtte men

vi kunne sørge for at alle vidste hvor naturzonerne var

gradvis udfase fordi vi havde naturzoner i stedet for

nye regler og nye restriktioner som

landbruget men

er med til at sikre vores miljø

at pleje naturen og så tænker

gjort galt de sidste mange mange år hvor vi har investeret

sikre en god natur og en god naturpleje så jeg håber

enhedslistens ordfører trods alt også kan finde

er at i forhold

bliver en del af det der forhåbentlig kommer til at indgå

at i forhold til at vi bruger ti milliard

og at det her er en naturpakke som blev italesat som om

årtier frem skal redde den danske natur

det er helt proportionelt at sætte det samme beløb af

en naturpakke som til at

sammenligning jeg synes ikke

gør vi noget ved nu vi gør også kan jeg så berolige ordføreren

lave en ambitiøs naturpakke som bliver præsenteret inden længe

noget på flere områder og det kan vi godt håndtere

er en lille smule overflødigt i og med at danmark og

regering allerede er forpligtet af internationale aftaler om at standse tilbagegangen af biodiversitet og liberal alliance

helt generelt ikke ind for og støtter helt generelt ikke overflødigt bureaukrati overflødige lovforslag

det konkrete beslutningsforslag jeg er så dog helt som sædvanlig endda meget glad for alle beslutningsforslag fra enhedslisten og specielt det her vil jeg gerne takke forslagsstillerne for fordi vi jo endnu en gang får mulighed for at debattere natur og miljø her i folketingssalen

blevet en lille smule tidligt

liberal alliance mener i øvrigt at der sagtens kan foregå en benyttelse af landskabet samtidig med en beskyttelse af natur og

set allerede sker overalt ude i det åbne land og i vores skove

som jeg opfatter beslutningsforslaget helt på linje med enhedslisten at de eksisterende naturbeskyttelsesregler faktisk i mange tilfælde forhindrer ny natur i at blomstre

nemlig som lodsejer en risiko for at dele af ens ejendom kan vokse ind

og bedrift udsættes for restriktioner i forhold til for eksempel udvidelse af husdyrproduktion det mener vi i liberal alliance er uhensigtsmæssigt

risikerer at afstedkomme en form for måske destruktiv adfærd blandt enkelte brugere

liberal alliance også meget gerne have ændret på

derfor også i forbindelse med de nu efterhånden meget omtalte kommende naturpakkeforhandlinger givet ministeren en række forslag til afbureaukratisering af reglerne under overskriften plads til natur uden paragraffer

øvrigt også vil skabe en lidt større form for retssikkerhed for lodsejeren i det åbne land i forhold til selve redskabet altså enhedslistens redskab nemlig oprettelse af naturzoner er liberal alliance simpelt hen uenig faktisk støtter vi regeringens intentioner om en forenkling af planloven

om at løsne op for reglerne om strandbeskyttelse igen for at skabe samme retssikkerhed for lodsejerne i de områder som i resten af landet derfor er jeg igen meget glad for at have muligheden for her fra folketingets talerstol at kunne spørge ministeren lidt

planlovsforhandlingerne og til hvad tidshorisonten eventuelt er for

ikke naturpakkeforhandlingerne

efterhånden snart hørt om og kan forstå horisonten på naturpakkeforhandlingerne men lige præcis når det er planloven

det måske også være rart at vide om det er noget vi kan få overstået på den her side af sommerferien eller om regeringen ønsker at udsætte planlovsforhandlingerne til efteråret

er ordføreren ikke enig med mig i at det ikke er nok at vi står her og klapper hinanden på skulderen over de mål

forpligtet af når vi kan se år efter år efter år at det går den forkerte vej på et eller andet tidspunkt bliver man nødt til at komme på banen med det man så mener der skal til for at vi får standset den tilbagegang og faktisk når det mål der rykker tættere og tættere på vi har fire år tilbage det er rigtig rigtig kort tid når vi taler natur

indføre et nyt zonebegreb som jeg også sagde

har vi i stedet for valgt at præsentere nogle

naturpakkeforhandlingerne som vi mener i samme grad kan være med til at løse problemet som enhedslisten mener at enhedslistens forslag

naturen tilbage i vores landskab som en kvalitet i sig selv fordi det er den vi kommer af

enhedslistens naturpakke i dag som er næsten lige så god som alternativets vi har nemlig også for nylig præsenteret en naturpakke og der er jo utrolig mange overlap mellem de her to naturpakker så jeg kan i al enkelhed sige at vi

jeg var for nylig i en paneldebat i teknologirådets regi hvor vi faktisk fik et indlæg ved esben munk sørensen som anbefaler endnu flere nye typer af zoner som kan hjælpe os til at styre vores lille

mere hensigtsmæssig og fremtidssikret måde og jeg ser naturzonen som

lad os koncentrere os om den og sige noget af det den kan er jo at

det vi har i dag hvor § tre arealer flyder ind og ud af beskyttelse og hvor det kan være svært at gennemskue

have veldefinerede arealer som vi kender det for eksempel fra habitatområder og den slags og det

mærkeligt at man ikke ser lige så mange sommerfugle som da jeg var barn og

rigtig rigtig sørgeligt at der kommer færre fuglearter og at

meget meget dansk nemlig vores natur er under så stort et pres hvad er det så vi skal gøre ved den her situation

ganske som enhedslisten også skriver i sit forslag i dag tit kommer på kant med nogle af de andre aktiviteter vi har så det hele afhænger selvfølgelig i sidste ende af en afvejning af hvordan

have landbrug og have fiskeri have byer

det er en stor øvelse og en stor opgave og

derfor vi i den tidligere regering satte os for at lave en natur og landbrugskommission der lige præcis skulle se på hvordan man kunne få nogle synergier hvordan

naturen og landbruget på en gang

meget stort arbejde hvor vi

både landbrugsinteresser og naturinteresser til at arbejde sammen

arbejde sammen i stedet for at modarbejde hinanden og det gik sådan set også rigtig godt

jeg tror kun det var bæredygtigt landbrug som

ikke kunne lide det vi sad og lavede men bortset fra det

faktisk stor opbakning og hvis regeringen havde valgt en anden tilgang da den kom til så kunne man have bevaret det her og arbejdet videre derfra

at forbyde sprøjtning og gødskning på § tre arealerne som jo er vores naturarealer

lave en naturfond for danmark og de tre ting nåede vi i vores regeringstid ud over at vi havde kommissionen til at arbejde fik vi lavet et grønt danmarkskort

en milliard kroner og det blev faktisk anerkendt som det største naturtiltag i tyve år i vores regeringstid det vanskelige ved den her opgave er at finde måden at gøre det på

finde ud af at gøre det på den rigtige måde skal vi bruge biologer og der skal vi være enige om at naturen

til stede for eksempel

så går det ikke at

er to af dem til stede for så kommer naturen ikke så på den måde

er mere rigtigt at gøre end andet og der har enhedslisten ganske rigtigt i

seks forslag vi behandler i dag beskrevet hvad der fra et biologisk standpunkt vil være det helt rigtige at gøre samtidig bliver vi også nødt til at sige

det er noget som koster rigtig mange penge både at få

opgave når vi snakker om natur er faktisk den politiske

og det synes jeg enhedslistens

mangler konkrete realistiske bud på hvordan det her skal finansieres

sådan set helt enig i at det

store marine beskyttelsesområder det at beskytte vores overdrev og heder vores enge og vådområder vores strandenge vores kyster og lave urørt skov både i statslige skove og private skove

hvordan vi finder pengene hvordan får vi det

til at ske hvordan får vi interessenterne bag os

er det store politiske arbejde så jeg vil sige at

om der er mange spændende bud i dag så tror

vi har diskussionen i dag men jeg tror ikke

det kræver en samlet plan

vil vi selvfølgelig gerne være med på det og jeg vil sige at urørt skov vi synes så bare

kun skal ligge i de statslige skove

er at man ligesom nedprioriterer alt andet

behandle det åbne land så ringe som

det som jeg synes er den politiske udfordring i det her og grunden til at

virkemiddel men man skal ikke bruge det som et figenblad for alt det andet man render og laver

virkelig også er med til at bestemme hvordan de bliver brugt og benyttet

for ikke at afsætte nok arealer til natur

er natur førsteprioritet vi har ingen steder kun små spredte natura to tusind områder hvor naturen har en vis grad af beskyttelse hvordan vil de radikale løse det grundlæggende problem som jo er grunden til at vi ikke rykker os ud af stedet

planlægningen hvad betyder det for vores landdistrikter hvad betyder det for muligheden for

hvis man laver om på planlægningen på den her måde det står i hvert fald ikke fuldstændig klart for mig

om man måske ikke altid får alle sine våde drømme opfyldt er der kæmpestor forskel og det vil vi meget gerne være med til jeg tror

og bestemme noget igennem i folketingssalen på det her tidspunkt

vi ikke har været forkælede med fantastisk natur i lang tid de her seks forslag fra fra enhedslisten er rigtig gode

naturpolitik

fordi vi synes at danmark har brug for en rammelovgivning på

natur og biodiversitetsområdet desværre ser det ikke ud til at der

enhedslistens forslag alternativets forslag

de sidste par måneder har det jo virket som om

hvis de konservative hjælp os lidt hvis socialdemokraterne og radikale også ville gå med

vi har en kulsort regering i det her land men af og til virker det som om

i den bedste af alle verdener kunne være et grønt flertal

som jeg sagde meget positive over for de forskellige elementer

nemlig at sytten procent af arealet skal udpeges med natur og biodiversitet som hovedformål

den socialdemokratiske ordfører var inde på netop at det er en rigtig skidt ting at det grønne danmarkskort er blevet trukket tilbage

redskab vi havde at gå ud fra

lige nu ret meget op ad bakke fordi regeringen netop vil fjerne

utænkelige hensyn til landbruget over alle andre hensyn

ni og halvtreds procent af naturtyperne i danmark på habitatdirektivets bilag

ugunstig bevaringsstatus det tal siger

jo som minimum sikres at de her naturtyper er på vej

for tilbagegangen for et af de store problemer vi har med dansk naturlovgivning eller

den absurde mangel på mål og på bindende lovgivning så vi kan se om vi faktisk kommer i mål med de delmål vi taler tit om

man har to sider af en folketingssal måske

som står rimelig langt fra hinanden for

det svært at lave de brede forlig som der tit skal til for at lave noget langsigtet lovgivning

så skal der ikke ret meget mere end et regeringsskifte til

er jo egentlig hverken fair over for naturen os selv eller de landmænd og lodsejere som ikke kan regne

meget længere ud i fremtiden fire årig periode

positive vi ser gerne at de her elementer

at den forkromede naturpakke bliver præsenteret inden vi skal stemme om det her

udflytning af statslige arbejdspladser jeg tror det er en diskussion i alle partier og faktisk det hænger ret meget sammen med hvor man selv er fra i landet

det rationale men det ændrer

det er lidt billigt at bruge de samme penge på at flytte et museum fra ét sted i det her land

sf mente at det var et fupforslag så jeg vil godt høre om man har ændret holdning

regningen

vores indtryk at hvis vi hoppede med på det her sagde vi indirekte ja til at det åbne land skulle betale for det var den ramme som det blev præsenteret i nu

skidt og møg med landbrugspakken alligevel kørt igennem og så vil vi gerne

at man kan handle med naturen at hvis vi bare tager det mest omkostningseffektive virkemiddel som er urørt skov så behøver vi ikke bekymre os så meget om de andre ting det der jo netop bliver tydeligt i de forslag vi har fremlagt er at hver enkelt naturtype har brug for sin egen handlingsplan fuldstændig selvstændigt

er presset dyre og plantearter uddør i et foruroligende

tempo vi mister vigtige økosystemer ødelægger fødekæderne risikerer at fjerne lige den plante som potentielt kunne indeholde fremtidens vigtige medicin vi skal naturligvis arbejde for at standse tilbagegangen i naturens mangfoldighed på hele kloden fordi det er vigtigt men selvfølgelig også fordi vi har forpligtet os

kan jeg godt være bekymret for om det her kan lade sig gøre

overflade vi ved ikke præcist hvor mange men vi

end det ville ske naturligt og vi ved at op imod en fjerdedel af eus pattedyr padder og krybdyr fugle og sommerfugle er truet

klimaændringerne forstærker de trusler

på arternes udbredelse og når det ændrer sig hurtigt som det jo

nogle arter begunstiges andre får ringere kår trækfuglenes træktidspunkter og bøgens udspring har allerede ændret sig inden for de sidste par år

anerkender vi at vi står over for en kæmpe udfordring kan vi stoppe

det tror vi helt ærligt ikke på skal vi gøre forsøget ja naturligvis skal vi det alligevel

afviser vi de her seks beslutningsforslag som er kommet fra enhedslisten

nogle af de udgiftstunge op tidligere på aftenen det skal jeg ikke gentage

at skulle cementere at man bare

så at man gjorde mere for at beskytte den rigdom der er der netop på grund af det forbud mod

vidt jeg husker i forhold til skovene

findes i skovene vi ved at fire ud af ti kun findes i skovene

men vi ved at man samfundsøkonomisk får meget ud af pengene ved at investere i en indsats i skovene og derfor giver det også god mening at der lægges

ikke sikker på

rød regering var lykkedes at stoppe den

opgaven er større end jeg tror vi bilder os ind

over vores finanslovsforslag vi omprioriterer pesticidafgifterne med en hundrede og halvtreds million kroner om året og vi modulerer fuldt fra søjle et til søjle to i landdistriktsprogrammet alle femten

konkurrenceevne så vi afsætter adskillige milliarder

jeg tror at man skal have et helt ministerium i ryggen for at kunne detailberegne

at snakke om de spørgsmål der selvfølgelig også bliver stillet

betyder det så at vi er ligeglade med naturen nej

for vores demokrati og for vores sikkerhed i det

meget se at ordføreren

afskaffet randzonerne som også kunne fungere som en korridor til at sikre de her sammenhængende naturtyper det synes

anledning til at prøve at revurdere synet på grønt danmarkskort

det med tiden udvikle sig til at være områder som er underlagt en lang række restriktioner

se at

stillet op imod hvad vi bruger på landbruget ti milliard

for eksempel det her med at hvis man stopper med skrabende redskaber

får man mere bæredygtigt fiskeri

pustet liv i mange af de mindre havne og den slags ting får skabt flere arbejdspladser

som jeg også sagde til enhedslistens

der bestemt elementer i det her som vi synes er rigtig interessante men vi bryder os

prisen i stedet for at sige

det her såkaldte grønne flertal

se hvor langt vi kan komme

hvad det interessante skulle være i og sådan er jeg temmelig sikker på

her

vi får standset tilbagegangen for naturen og for vores biodiversitet også kaldet artsrigdom

de andre er forsvundet umærkeligt en efter en for ikke ret mange år siden kunne man finde den smukke orkidé bakke gøgeurt på mange enge i danmark i dag kan man kun finde den på tre lokaliteter for ikke ret mange år siden var engblomme en helt almindelig blomst alle kendte i dag er det de færreste der ved hvordan blomsten ser ud for man skal være ualmindelig heldig for at finde et eksemplar

kunne man blive ved vores land bliver helt ubemærket fattigere

den udvikling skal vi have vendt

set er bred enighed om her i folketinget jeg har endnu ikke hørt noget parti ytre sig om at danmark skal droppe tilslutningen til biodiversitetskonventionen eller skal gøre sig nogen som helst forhåbninger om ikke at skulle leve op til de mål som eu også har sat

det er derfor at vi med de her beslutningsforslag ønsker at vi begynder at diskutere konkret hvad det er der skal til så der ikke kun bliver den her snak om de ambitiøse mål som vi alle sammen er så rørende enige om men også

så intensivt et landbrugsland fordi naturen er presset ud af det åbne land og kun ligger som små usammenhængende pletter

frem skal bruges til fiskeri så har naturen et problem

sin egen plads og den får ikke mulighed for at udvikle sig og den bliver presset mere og mere i defensiven

jo derfor vi ser den tilbagegang som jeg allerede har

at naturen skal have mere

naturen har brug for områder hvor det primære formål

er ikke tømmerproduktion hvor naturen måske kan blive tilgodeset det er ikke fiskeri hvor naturen måske kan blive tilgodeset nej det er områder hvor naturen har sin egen ret hvor naturen skal trives og

som jeg tidligere har har nævnt

det ikke noget der er helt nyt i dansk politik det var

socialdemokraterne nævnte helt tilbage i to tusind og elleve nemlig at indføre en naturzone i planloven hvor hovedformålet

så har vi i debatten været inde på forskellige ting og jeg vil gerne gentage hvordan vi vil finansiere det her

er jo ingen tvivl om at passe på vores natur og sikre at også vores børn og børnebørn har en rig natur og kan opleve de samme arter som vi har og også kan opleve lærkesang

tør udlægge nogle arealer til natur

til produktion vi finansierer tre

vores egen finanslov den kan man gå ind at finde på nettet og så omdisponerer vi en hundrede og halvtreds million kroner fra pesticidafgiftsprovenuet til naturformål så kan man også bruge landdistriktsprogrammet

til visse naturformål ikke til urørt skov men til tiltag i det åbne land her omprioriterer vi i den post der hedder vækst og konkurrenceevne

der i snit er afsat tre hundrede million kroner om året til i de kommende år derudover ønsker vi

overflytte den fulde modulation man kan overflytte fra søjle et til søjle to i landbrugsstøtteordningerne og bruge de penge vi overflytter der til at

understøtte naturen så kom

at medføre helt urimelige begrænsninger i landbrugsproduktionen jeg ved ikke om det var præcis de ord men det

man skal huske på alle de forskellige erhverv der er dybt afhængige af at naturen har det godt som vil blive tilgodeset

naturpakke det er blandt andet fiskeriet på lang sigt hvis vi formår at tage hånd om vores fiskeressourcer vil der altså være flere fisk i fremtiden det er et

vil komme og opleve vores rige natur så nævnte venstres ordfører at

jeg tror at det vi ikke har gjort godt nok er at vi ikke har gjort nok overhovedet og der må man sige at naturen jo er kompromisløs den er ikke til at forhandle med uanset vi synes at vi har lavet nogle naturgenopretningsprojekter hist og pist så er det

ikke nok fordi tilbagegangen fortsætter

man bliver nødt til at fortsætte indtil man er i mål også selv om man synes det er urimeligt også selv om man synes det er

den dialog jeg havde med dansk folkepartis ordfører af

tur i en urørt naturskov

træerne står som tændstikker klar til at blive fremtidens plankegulve vi ved jo godt hvad det er for noget natur vi har i danmark

det ligger fast om vi så kan nå det er spørgsmålet men vi nødt til at gå i gang nu

af ordførertalen her på et eller andet tidspunkt men jeg synes det er underligt at det ikke står i forslaget når man har planlagt hvordan man vil finansiere alt det her det var bare en kommentar

at jeg synes det er imponerende så malerisk et sprogbrug ordføreren har jeg sad og tænkte på alle de her nørrebrobørn der vågner til vibesang fordi vi har lagt et naturareal ud ovre i jylland altså

få ud af hovedet men men det er flot mit spørgsmål skal så være

og eus mål som der er og som alle skal opfylde

hvor mange lande forventer ordføreren har opfyldt

et argument at sige at andre lande har svært ved nå målet og derfor skal vi

vi kan se en opgørelse som eu har lavet hvor danmark ligger fuldstændig i bund når det handler om beskyttet natur vi har én gang fået på puklen af eu for slet ikke at gøre nok vi er blevet kritiseret

er rigtig mange der kigger på os og ikke synes vi gør tilstrækkeligt for at beskytte vores natur

fisk så kører de over landegrænser eller svømmer gør de som regel

bare spørge om man forventede noget fra enhedslistens side

det ville da være fint hvis danmark nåede målet det er jeg da for så vidt enig i men jeg regner med at det ikke kun er fine skåltaler vi holder og tilslutter os konventioner

der

om effekten er nået det er fuldstændig rigtigt

skulle gennemgå det hele

foreslog blandt andet med udgangspunkt i danmarks havstrategi for

og tolv at der blev lavet et indsatsprogram for

indsatsprogrammet skulle bidrage til at der blev opnået god miljøtilstand i de danske havområder og beskytte de her særlige naturtyper som blødbundssamfund som enhedslisten blandt andet peger

råstofindvinding ligesom vi sikrede et over den årlige indvindingsmængde og lavede hjemmel til at forbyde råstofindvinding i afgrænsede

virker regeringen en anelse fodslæbende og

vi også en kortlægning af rev boblerev og sandbanker i natura to tusind områderne det blev afsluttet for et år siden og så

at vi kan få at vide at regeringen

som jo netop handler om udvidelse og genskabelse af strande enge og levesteder for kystfugle vandplanerne

eus direktiv om maritim fysisk planlægning i dansk lovgivning og udarbejdelse af plan for arealanvendelse af havet senest i to tusind og en og tyve

på bekostning af miljøet hvis man ikke får

set enige med enhedslisten om behovet for en regering der tager beskyttelse af vores

enige i alle de forslag der er alle de tiltag der er som jeg også sagde

måske godt kunne mødes om altså for eksempel det her med at lave lidt større marine nationalparker

der er større områder for eksempel i vores indre farvande

stop for råstofudvinding i større områder er

vi jo så måske med fordel få et svar fra venstres

er det noget socialdemokraterne nu har rykket sig på i forhold til at sikre øresund og hvad med bundtrawl som vi ved er et af de helt store problemer i forhold til den marine natur og biodiversitet kunne vi forestille os lidt større sammenhængende områder hvor vi gav naturen fred

nogle områder hvor man sagde at her må der være råstofudvinding og så

at vi sidder med tre biologer i dansk folkeparti og finder ud af

naturindsatsen skal være hvad det koster og hvordan vi finansierer det

faktisk meget konkret og det er meget velbeskrevet

det vi har forsøgt at opsummere i de her forslag det er derfor jeg bare indtrængende opfordrer til at hvis man skyder vores

er faktisk lidt de samme virkemidler som det forekommer mig at enhedslisten har

af forslag

naturtyper i natura to tusind områderne beskyttes mod negative påvirkninger de nødvendige virkemidler for både arter og naturtyper

og tyve

vanskeligt at nå hundrede procent i mål da kortlægningen endnu ikke er fuldstændig men det er her at vi i sf mener at hovedindsatsen skal foregå på kort sigt de andre delmål i enhedslistens forslag er vi generelt også positive over for belastningen med næringsstoffer har været en årelang kamp som fortsætter med

landbrugspolitik venstre håber vist reetableringen af stenrev vil betyde at landbruget skal reducere mindre ud over at det er en forkert tilgang ikke at reducere kvælstofforureningen fra land

ikke meget der tyder på en stor kvælstofeffekt fra stenrev

af stenrev enhedslisten nævner ikke mikroplast og anden plastforurening

kender selvfølgelig godt enhedslistens holdning til det her sf har

og jeg ved ikke om ordføreren hører efter men jeg kan i hvert

foregår det via finansloven altså der er

jeg har nok lidt svært ved at se at enhedslisten og det

indgå i den samme finanslov sådan lige inden for de kommende år

det er noget vi forhandler i forhandlingslokalet

der vedtages i forbindelse med et beslutningsforslag i folketinget klokken

under vand og de problemer som

igennem tiden har oplevet og været igennem har i høj grad undgået den offentlige opmærksomhed den politiske opmærksomhed har hovedsagelig været begrænset til enkeltstående alvorlige episoder som iltsvind stormflod eller fiskebestandskollaps og havets problemer bliver desværre ofte kun debatteret i det omfang at

er tale om åbenlyse økonomiske konsekvenser relateret til erhvervsinteresser men naturen i havet er presset og den marine mangfoldighed er i tilbagegang og det skyldes en lang række menneskeskabte påvirkninger det skyldes at vi udleder mere kvælstof end naturen kan klare det skyldes at fiskeriet er enormt intensivt

havbunden gennemtrawles næsten lige så intensivt som landjorden pløjes men også råstofindvinding og udledning af miljøfremmede stoffer er hverdag i havet og er med til at sætte havnaturen under alvorligt

er der en generel tilbagegang

vi bliver nødt til at forholde os til når vi står så tæt på det mål vi burde have arbejdet os frem imod i rigtig mange år som vi har genbekræftet og lovet hinanden tilbage i to tusind og ti og hvor det siden da stort set kun er gået den forkerte vej i alle danmarks naturtyper det må da i et eller andet omfang kalde til eftertanke herinde i folketinget

ser vi at ålegræs og tangbælter ikke længere vokser på så dybt vand som tidligere algeopblomstringer som følge af kvælstofforurening forårsager iltsvind og siden midten af nitten halvfemserne er diversiteten af bundlevende dyr i dele af kattegat omtrent halveret flere bestande af fisk er kraftigt reduceret og nogle er næsten helt forsvundet ligesom flere bestande af ynglende

overvintrende fugle er på stærk

danmark er vigtig for en lang række europæiske trækfugle der er afhængige af de danske kystnære farvande

hen her de finder mad og de arter har igennem de seneste år også vist en bekymrende tilbagegang i takt med at vores natur ikke længere trives

i fremtiden også skal have et havmiljø der er sundt og som kan understøtte

en rig natur der er rig på oplevelser og et fugleliv i international særklasse bliver vi nødt til at rette vores opmærksomhed mod havnaturen vi bliver nødt til at forholde os til hvordan vi håndterer et fiskeri hvis overudnyttelse af ressourcerne har ødelagt havnaturen og nedfisket bestandene vi må forholde os til

landbrugets pres på havnaturen via den alt for høje næringsstofudledning og den råstofudvinding som blandt andet ødelægger

synes er vigtigt at sige er at samtidig med

er naturen jo også det der understøtter en lang række andre erhverv som vi også skal tilgodese alle de erhverv som er afhængig af en ren natur og økosystemer der hænger sammen det handler om turisme det handler for eksempel om fiskeri når vi i enhedslisten har fremsat det her beslutningsforslag b tre og fyrre om at standse tabet af havets biodiversitet

er det fordi vi mener at det er ved at være sidste udkald

i to tusind og tyve

at lægge os så tæt op ad det forskerne og eksperterne ikke bare generelt i natur og biodiversitet men også dem som faktisk er eksperter i den danske natur og biodiversitet ved kysterne

det de siger er at det kræver at vi

sammenhængende marine nationalparker hvor en særlig type fiskeri ikke længere kan finde sted og det er fiskeri med bundslæbende

sætte ind over for en lang række miljøfarlige stoffer desuden vil det kræve at vi sætter ind over for råstofudvinding i særlige områder især der

vil sige hvor fiskebestandene er afhængige af at naturen er rigtig god

de kan reproducere sig selv og så der også i fremtiden kan være

jeg vil gerne takke partierne for behandlingen af b tre og fyrre jeg synes stadig væk

jeg mener faktisk at det virker en lille smule absurd at vi siger til hinanden at vi er enige om målene men at vi ikke kan begynde at have en dialog om hvordan vi på tværs af folketinget også kan få en enighed om midlerne

i forhold til biodiversitet ved kysterne det andet beslutningsforslag som vi behandler her nemlig b seks og fyrre om at standse tilbagegangen i biodiversitet ved danmarks kyster

er meget vigtigt at slå fast at danmarks kyster er fuldstændig enestående i international sammenhæng det er kysterne der udgør størstedelen af danmarks vilde og uspolerede natur og det er et helt særligt naturmæssigt træk ved danmark som værdsættes utrolig højt både af danskere og

sammen med de lavvandede kystområder som jo også

rummer strandengene og kystklitterne en stor og faktisk i europæisk sammenhæng en helt enestående biologisk mangfoldighed

ansvar for at beskytte

er reduceret med mere end halvtreds procent inden for de sidste par hundrede år det skyldes hovedsagelig at vi har taget rigtig mange af de her arealer i produktion

rummer danmark cirka seks og tredive procent af det totale areal af strandenge i hele europa og det siger

mennesker kommer hertil for at opleve

et lignende billede tegner sig for vores kystklitter hvor vi i danmark også har fire og firs procent af det totale areal af klithede i europa og igen derfor er det så bekymrende at lige præcis de naturtyper som findes i vores land og hvor vi har et ansvar og hvor vi har noget der internationalt er i særklasse

skal vi reagere på og vi skal nå at stoppe skaderne før det er for sent beslutningsforslag b seks og fyrre handler om at vi skal tage det ansvar alvorligt og vi skal lytte til de fremtrædende biodiversitetsforskere som peger på at det vi må sørge for er varieret græsning på de tilbageværende strandenge vi må se at få omlagt de kystnære landbrugsarealer fra dyrkning til naturformål med græsning og ophør af dræning så naturen kan få arealerne tilbage vi kommer ikke udenom at en af hovedårsagerne til at vi har så store problemer med vores natur

at vi har alt for store arealer under plov og det er arealer vi bliver nødt til at tage tilbage fra landbruget og overgive

andre lande ikke så de fiskede der bare hvordan synes ordføreren så at man skal løse det her problem hvis man ikke stoler på biologerne

de fiskekvoter der bliver givet hvordan synes ordføreren så man skal løse problemet

det er jo nødt til at gå via eu siden vi er medlem af eu og der er andre lande

i opposition hvor vi jo trods alt bedre kan lide dem

er jo ikke nogen tvivl om at vi synes at det parløb som den tidligere minister havde med bæredygtigt landbrug i

gudenåen og noget af det vi så dér var at hvis vandet

sker der forsumpninger op til brinkerne det kan medføre brinkfald

udløses kvælstof eller fosfor til skade for vandmiljøet lige så vel som det gør noget ved biodiversiteten i områderne op til åerne derfor er grødeskæring og det at få vandtransport jo meget væsentligt men det er bestemt noget af det som

vi også kommer ind på når vi har drøftelsen

skal komme

§ tre arealerne det har vi jo tidligere i dag behandlet her i folketinget og der har regeringen jo sammen med de blå partier ophævet det forbud som den daværende regering ville iværksætte men det ændrer jo ikke noget ved situationen fordi den daværende regerings

det med i naturplan danmark og uden at gentage mig selv alt for meget

en samlet målrettet indsats der kan sikre levedygtige bestande af planter og dyrearter og varierede og robuste naturområder

som jo netop er strandenge søer vandløb overdrev heder enge

helt i tråd med natur og landbrugskommissionens anbefalinger indførte vi jo også det her forbud mod at sprøjte og gøde på de § tre beskyttede naturarealer da vi sad

det forbud har blå blok som ministeren også sagde tilbagerullet som en del af deres felttog mod de grønne initiativer

nu høre at der måske kommer noget med naturpakken men

vådområder på landbrugsarealer der skulle mindske tilførsel af kvælstof og fosfor til

algevækst og iltsvind og for at skabe bedre økologiske forhold for vilde planter og dyrearter ligesom vi sikrede en tilskudsordning til at udtage kulstoffrie lavbundsarealer til natur

år og blå blok glemmer balancen som vi

at man skal køre det tætte parløb med bæredygtigt landbrug vi mener ikke det er særlig bæredygtigt

engarealerne det er overdrevene

det er jo helt fair ikke at kunne støtte enhedslistens forslag men jeg bliver nødt til at

hvad det så er man vil pege på i stedet eller om man bare vil lade det gå sin skæve gang og så krydse fingre for at vores børn og børnebørn også kan opleve

naturpakker liggende hvor vi kun ser på naturen jeg mener det er ensidigt

at beskrive den nærmere finansiering andet

være med til og må jeg ikke bare gentage fru mette abildgaards ord jeg har noget svært ved at se dansk folkeparti og enhedslisten

eller skidt men som jeg startede med at sige hvis vi skal fremme biodiversiteten

vi altså nødt til at gøre det

er ikke for at være nedladende at jeg siger det sådan jeg ved ikke hvordan jeg ellers skal udtrykke det men vi er nødt til at se på flere

også af ministeren er

og hvor vi i liberal alliance mener at der er blevet for lidt fokus

opklarende hvordan

de sytten procent i b to og fyrre ses i forhold til b 44 altså opererer forslaget inden for de sytten

og det ligger jo godt op ad enhedslistens

indsatsen for naturkvalitet frem til

omfattet af habitatsdirektivet men som er på rødlisten

der fastlægges konkrete tidsgrænser og vedtages konkrete virkemidler som vi er sikre på fungerer og det gøres mest sikkert i en natur eller biodiversitetslov men det afgørende for os er målbarhed både i forhold til fn og eu mål om at stoppe tilbagegangen i

og tyve og vende den til fremgang frem til syv og tyve som man jo kan vælge fordi vi i en og tyve til syv og tyve skal gennemføre de sidste tiltag for at nå i hus med vandrammedirektivet og naturarealer og naturkvalitet vil kunne bidrage til

vandrammemålene ikke mindst i forhold til kvælstof og

af at der ved lov fastsættes naturlige vandløb

frigive de her åsenge

kan gennemføres samtidig med at åerne medvirker til at forhindre oversvømmelser i kystbyer og så videre

være bekymret om men med andre virkemidler tror jeg

bevare så mange kilometer vandløb som muligt i de her vandplaner det er ret afgørende for os og det tror

ordføreren

er den natur der i august og september byder på helt fantastiske naturoplevelser

syn af den violette lyng og de spredte klokkeblomster desværre

naturoplevelser som vi kan få på vores heder færre og færre simpelt hen fordi der er færre og færre af dem det hænger blandt andet sammen med landbrugets forurening det hænger også sammen med at der ikke længere er dyr på de arealer så der vokser træer de springer simpelt hen i skov og så fjerner de levegrundlaget for lige præcis de særlige arter der findes på hederne det er gået samme vej

går det samme vej med de insekter de sommerfugle de blomster og de planter der er knyttet til lige præcis den naturtype halvdelen af vores humlebiarter er væk og også en masse af vores sommerfuglearter som for eksempel sortplettet blåfugl og hedepletvinge er enten forsvundet eller stærkt formindsket i antal og overdrevene med et væld af blomsterarter er de fleste steder erstattet af ensartede kornmarker så for at sige det som det er overdrev og hede er meget truede naturtyper som har gennemgået en meget voldsom arealmæssig tilbagegang i danmark gennem de sidste

at være truet af kvælstofforurening og manglende græsning

er de her naturtyper også truet af fragmentering som det kaldes

ligger så spredt mellem hinanden at

først forsvinder så har de ikke mulighed for at genindvandre fra et andet sted så er de simpelt hen væk det gode ved de her naturforslag og som egentlig går igen

dem alle sammen er at vi udmærket godt ved hvad der skal til for at standse tilbagegangen

modsatte retning det medfører større problemer her og nu for den natur vi har også brug for mere sammenhængende naturarealer og vi har brug for at arealerne afgræsses det kan både være landbrugsdyr som vi tidligere har været inde på men også vildgræsning vil være oplagt det er jo noget som man så småt starter på flere steder i danmark blandt andet på bornholm og i store vildmose vildmose

men det her handler om at skabe de bedste betingelser for naturens frie dynamik som man kalder det for at de frie naturlige processer der gør

har vi pladsen vi mangler bare den politiske vilje til at give naturen

vil jeg også til ære for dansk folkepartis ordfører tale lidt om den fantastiske natur der findes

vi skal ret mange årtier tilbage i tiden før alle kendte vibens sang når viberne kom i februar eller marts vidste man at foråret var på vej sådan er det ikke i dag i dag er det de færreste der kender vibens sang

skulle selv børnene på nørrebro nok få lejlighed til at komme ud og opleve dem når vibens forårsvarsling står som et

sammenlignet med tidligere tider skyldes det jo at viben og lærken og alle de andre arter der hører til det åbne land ikke længere har ret mange steder at bo biodiversiteten vores alle sammens danmarks artsrigdom af fantastiske særlige arter

når deres levesteder forsvinder og når naturen generelt set er i tilbagegang hvorfor er naturen det det har vi jo efterhånden diskuteret et par gange i løbet af natten

landbruget har taget meget store dele af vores areal sådan er det jo når vi udlægger store dele af arealet til landbrug er der mindre plads til andre ting og så går det ud over naturen der er jo en helt naturlig sammenhæng

vores vandløb er blevet afvandingskanaler for landbruget hvis der ikke er nogen vandplanter hvis der ikke er lavvandede gydepladser

der ikke liv så enkelt er det som jeg efterhånden har gentaget en del gange

skal vi standse tilbagegangen i natur og biodiversitet og vi har i virkeligheden ganske få år til at gøre det og det skal vi gøre af flere grunde vi skal blandt andet gøre det

også ønsker at vores børn og børnebørn skal opleve den natur som vi selv har oplevet hvis de også skal opleve vibens og lærkens sang hvis de også skal se de sommerfugle som er så særprægede og så specielle for danmark

opleve engenes karakteristiske blomsterhav og hedens violette lyng så skal vi gøre noget nu

såkaldte lavbundsarealer

og ud i naturen fordi naturen har brug for dem til at pleje

vi skal også turde satse på de vilde græsædere i form af bisoner vildheste og krondyr der kan understøtte naturen på måder som landbrugsdyrene ikke kan så skal vi have vandet ud af rørene vi skal stoppe dræningerne og vi skal give vandet tilbage til det naturlige kredsløb vi skal stoppe grødeskæring vi skal genskabe den snoede og bugtede natur i vandløbene

vi skal i hvert fald træffe nogle valg hvor er det

vandløbene mest optimalt afvander landbruget og hvor er det vi vil give vandløbene tilbage til naturen for det er en illusion

begge dele løsningerne på biodiversitetsproblemerne sådan set både for overdrev hede enge og vådområder ligger lige for i virkeligheden er det eneste der mangler politisk vilje til at gå i gang

gik jeg ind og lige pludselig kom jeg til at kigge ud jeg tror nok at

mossede jord

fik sig et gevaldigt morgenmåltid så man kan altså opleve dem hvor jeg bor det er den ene ting

de her rørlagte vandløb som

jo godt undre mig lidt over at man taler om at vi ikke længere må grødeskære og så skal vi fjerne de rørlagte vandløb

hvor man har gravet grøfter var jeg ved at sige

lad os kalde dem det for det var de nok til at starte med for at dræne landbrugsjord hvad vil ordføreren gøre ved det

ansvar for at tage hånd om den tilbagegang i den natur som viben viben lever i hvis vi skal genskabe naturen i

bliver vi nødt til at give vandløbene tilbage til naturen grøfterne er altså lidt noget andet det hænger blandt andet sammen med skovene hvis vi skal holde op med at dræne vores skove og

kaste grøfterne til men nogle steder giver det selvfølgelig mening at dræne danmark er et meget lavtliggende land for at bevare landbrugsarealerne men andre steder og det er

bliver vi nødt til at give områderne tilbage til naturen uanfægtet af om det er

vegne i dag kloakerer man langs vejene af årsager som er mig

og i naturplan danmark havde vi også flere forskellige tiltag der skulle styrke indsatsen i skovene et nyt nationalt skovprogram et mål om ti procent af det samlede skovareal inden

fyrre med natur og biologisk mangfoldighed som det primære formål etablering af privat skov på landbrugsarealer gennem frivillige tilskudsordninger forøget naturværdi særlig i skovene i natura to tusind områderne gennem for eksempel naturvenlig skovdrift græsningsskov mere dødt ved bevaring af gamle træer

mener vi ikke at man kan sløjfe indsatsen i den lysåbne natur til fordel for urørt skov det er

det forslag som man lavede fra blå bloks

begge steder samtidig koster det jo

men det må vi jo vente og se

som vi i hvert fald har en forventning om fra

jo interessant nok om man fra regeringens side deler det syn på hvad det vil koste

nu har vi vist været igennem en tour de force i biodiversitet

holde en lidt længere ordførertale det har jeg egentlig fordi

er det sidste i rækken af forslag

blandt andet derfor og også fordi

en enkelt overskrift i altinget i sidste uge som flere ordførere her i salen vist har læst uden at læse hele artiklen godt kunne skabe lidt tvivl om liberal alliances position i

på den måde kan jeg så måske også komme fru maria reumert gjerding lidt i forkøbet og spare hende for et spørgsmål senere hen liberal alliance står selvfølgelig ved det beslutningsforslag som vi tidligere har været med til at fremsætte sammen med de øvrige partier

selvfølgelig både på vandløbsområdet såvel som

stadig væk liberal alliances målsætning at der på sigt skal udlægges de her cirka tyve procent af det nuværende statsskovsareal til urørt skov ifølge oplysninger fra naturstyrelsen givet i den forbindelse

åbenbart koste statskassen op mod otte og tredive million kroner årligt i tabt indtjening fra tømmerproduktion at udlægge de her cirka tyve procent af statsskovene som urørt liberal alliance er meget interesseret i i øvrigt i samarbejde med alle folketingets partier at finde finansiering til et sådant forslag hvilket vi i første omgang selvfølgelig vil gøre i forbindelse med forhandlingerne om regeringens naturpakke mig bekendt har naturstyrelsen et driftsbudget på omkring en milliard kroner jeg mener nu nok at

skulle være mulighed for at finde et enkelt område hvor omprioritering effektivisering konkurrenceudsættelse og måske også andre ting kunne skabe et råderum for mere urørt skov i danmark så har jeg endda slet ikke nævnt indtjening på jagt på alle statens arealer i liberal alliance mener vi at markedet skal styre tømmerproduktionen

kan hvis den udsættes for markedsvilkår formentlig optimeres så der uden produktionsnedgang kan skabes både midler og plads til mere urørt skov andre steder med andre ord

skal staten ifølge min overbevisning ikke

jeg vil derfor også gerne indbyde alle her i salen i nat til en dialog

fremover ved hjælp af reformer

befri naturstyrelsen for den snærende og lidt uheldige dobbeltrolle det er både at skulle drive kommerciel tømmerproduktion og forbedre naturværdier

den overbevisning tager jeg med til de forestående naturpakkeforhandlinger hos ministeren og håber på et godt resultat og derfor

støtter jeg så heller ikke

være privatiseret så det kommer en lille gruppe til gode i stedet for alle os andre så skovene kunne være med til at sikre nogle indtægter som vi så ikke behøvede

her beslutningsforslag og løftet om femogtyvetusind ha urørt skov så skal jeg forstå det

partiet liberal alliance fuldt og helt bag

opmærksom på består af et engangsbeløb på ni og firs million

en tidligere miljøminister også har gjort opmærksom på

det samlede tal var så vidt jeg husker femoghalvfjerdstusind ha vores oplæg fra alternativet har

det det virker unaturligt at staten har en rolle i egentlig tømmerproduktion det som burde være statens rolle efter alternativets mening er at sørge for en høj biodiversitet og sørge for borgernes adgang til

det er det vi mener statsskovene kan bruges til vi mener også at der er mulighed for når vi snakker urørt skov at gøre brug af jordfordeling sådan at vi

kan bytte noget skov med private skovejere og på den måde få

omlagt til urørt skov og de områder som er mere egnede til egentlig tømmerproduktion

det her område det er interessant at alle taler om at vi slet ikke kan få det finansieret

for for eksempel af de ni og firs million

man skal forstå at hvis man lægger

der handler det om at udpege områder og lægge en plan for afviklingen af skovdriften og det vil typisk tage en

i år en vil der være en meget lille nedgang i tømmerproduktionen

har et lille område med med noget plantagedrift og det skal så

her er et område hvor vi virkelig vil kunne komme langt hvis vi sætter os omkring bordet og får og får skabt den rette udpegning og bevægelse i retning af

optaget af at komme i gang nu og her og

tyve med at udlægge til urørt skov men vi mener også det er vigtigt at fastlægge mål for fremtiden i sf mener vi at målet bør være at otte procent af danmark reelt skal være urørt skov i to tusind og halvtreds altså halvdelen af de her sytten

vi har talt meget om og at hyppigere tjek af fastlagte delmål

potentialet for urørt skov

og tyve samtidig med at omlægningen går i gang

jo ikke fn og eu målsætningen om at stoppe tilbagegangen i arter og levesteder det er der to årsager til den ene er venstreregeringen og den anden er at

og tyve målet ikke er klart defineret hvornår er vi i mål vi mangler nogle helt klare definitioner og værktøjer til at måle

regeringen vil til den tid sende en masse tal og prosa til fn og eu og håbe på at det ligner en gennemførelse

vil ikke kunne dokumentere det og derfor er vi så optaget af at få fastlagt konkrete mål og få lovfæstet målene

vi er enige med enhedslisten jeg vil sige at

en sjælden enighed med liberal alliance som vi også har fået stadfæstet før vi mener fra sfs side ikke at det er statens opgave at drive tømmerproduktion eller træproduktion

vi ser gerne at staten eventuelt lytter og laver noget jordfordeling

og til gengæld afgiver noget af det med lav biodiversitetsmæssig

vi laver fire årige planer herinde og finanslov for en år

halvtreds hundrede to hundrede

fire hundrede år ud i fremtiden

ikke ret vant til at lave politik

tidshorisont men vi bliver nødt til at se meget langt ud i fremtiden for at

sikre noget højværdiskov

nu er jeg glad for at vi er færdige og jeg vil gerne sige tak for en god debat jeg

vi har og vi kan se det siger alle eksperter jo til os at

men det skal jo ikke afholde os fra

måltal for hvad

vi har rødlistearter osv men vi er ikke gået systematisk til værks i forhold til at sige hvordan vi vil måle det i skovene

med tal to plus to er fire og det kan ikke give fem aldrig så hvis vi gerne vil

kyster hvordan skal det se ud i vores have hvad er det vi vil måle på hvor er det rødlisterne kommer ind

er nogle overordnede tematikker i i eu og og i fn med biodiversitetskonventionen

lave nogle værktøjer til at det bliver målbart som vi ikke har

forslag jeg vil dog sige en lille smule uddybende og ganske kort at

jo lidt at den udvikling der har været og den forskning der har været og så videre inden for det sidste halve år i har åbnet mine øjne for at hvis vi vil have mest mulig biodiversitet for pengene kræver det også at vi indgår et samarbejde med de private skovejere

det er bare der at meget af den utrolige værdifulde natur som er interessant for os

kan se en interesse i frivilligt at lave en forpagtningsordning med staten jeg var for nylig til skovkredsmøde på sjælland jeg kan

men det var en række private skovejere

i mente når vi skulle drøfte det her en af tingene var at de mente der var behov for en meget højere grad af evaluering løbende

også i forhold til de kontrakter der allerede er indgået sådan nogle evighedskontrakter om skov

der var behov for mere evaluering mere kendskab til hvad det var for nogle konkrete typer

en øjenåbner for mig jeg jeg håber at vi i forbindelse med

kan få en drøftelse af hvordan private skovejere også kan indgå om end man bare må sige at det er meget mere besværligt

må lytte til de rapporter som peger på at det bare ikke nødvendigvis er den måde vi får mest biodiversitet for pengene

det var bare sådan en enkelt betragtning her sidst på aftenen men

uklart for mig hvorfor ordføreren ikke kan støtte det så vil jeg samtidig sige at nu har vi jo blandt andet sammen besøgt en privat skovejer som jeg synes meget klart sagde at hvis samfundet begyndte at efterspørge biodiversitet og natur så ville man

var mere et økonomisk spørgsmål om man fik kompensation det synes jeg også at vi hører fra skovforeningen

så vil man gerne lave aftaler men et af de ønsker jeg for eksempel

ti årige aftaler eller tyve årige aftaler og når vi snakker biodiversitet

altså ikke meget logik i at staten poster en masse penge i at lave en tyve årig aftale som så bliver opsagt

jeg stemmer på jer så er det det i gerne vil men jeg kunne

det så er det man vil og at man også vil lægge den finansiering frem der skal til

om vi kan nå det i morgen eller i overmorgen men det er skrevet ind i vores visionspapir som hedder vision

sidste forslag her i vores natur og biodiversitetspakke handler om skovene

den politiske debat i det sidste års tid

der faktisk har været en stor grad af enighed både i rød og blå blok om at her skal

de bedste områder at gøre noget

utrolig glædeligt at vi har et område vi er enige om

i den seneste indberetning til eu om vores internationalt beskyttede naturområder konstaterede forskerne at skovenes bevaringsstatus var hundrede procent stærkt ugunstig oversat til dansk betyder det at biodiversiteten og naturen i skovene har det rigtig rigtig dårligt samtidig og det er der også flere andre ordførere der har været inde på

rummer de danske skove hele fem og tres procent af samtlige truede arter i danmark og fyrre procent af alle vores truede arter findes kun i skovene så det er fuldstændig afgørende at gøre noget i skovene for at standse tilbagegangen i naturen og biodiversiteten og det hænger jo grundlæggende sammen med at danmark oprindelig var et skovdækket land så rigtig mange af vores arter findes selvfølgelig

er rigtig mange skove fordi

mange af skovene ensartede det er de samme sorter træerne har samme alder og de står der på rad og række som helt lige stammer og vil være

byggematerialer som vi jo også har brug for men det er ikke godt for naturen der er rigtig meget af vores natur i skovene som er afhængig af rigtig gamle træer som er afhængig af

vanskeligt for ikke at sige nærmest umuligt at forene hensynet til skovens mest sjældne og sårbare arter med tømmerproduktion

derfor vi efterhånden er enige om at skal vi tage hånd om de mest sårbare og truede arter bliver vi nødt til at henlægge skoven til urørt skov men det at indstille motorsaven er jo ikke nok

naturlige vandkredsløb tilbage nu har jeg tidligere drøftet grøfter med dansk folkepartis ordfører og det er jo lige præcis de grøfter vi bliver nødt til at kaste til

ophøre med dræning af skovene så vandet igen kan stige og stå højt og netop skabe de naturlige lysninger og de naturlige dynamikker som findes oprindelig i skovene så bliver vi nødt til at få nogle af de oprindelige planteædere tilbage

vi også drøftet et par gange i dag det handler især om nogle af de større og vilde dyr som skaber en stor og naturlig dynamik i skovene som de også er afhængige af tidligere

skoven jo netop præget af græssende dyr det ophørte desværre med fredskovsforordningen helt tilbage i atten hundrede og fem og det er jo det vi skal ind og røre ved igen og igen give mulighed for at vi kan få vilde dyr ud i skovene

jeg gerne sige tak for behandlingen af enhedslistens naturpakke det har været en fornøjelse at diskutere natur med alle folketingets partier det er jo en særpræget situation at vi er enige om målet men ikke helt er enige om midlerne personligt glæder jeg mig rigtig meget til regeringens naturpakke og jeg vil da gerne her fra folketingets talerstol indtrængende opfordre til at ministeren inviterer alle folketingets partier til en drøftelse af naturpakken som det også fremgår i

har vi diskuteret natur en hel nat så det er noget

godt tror man kan sige optager alle